ingen gør indsigelse mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet det er

og det gør vi med herre bjarne laustsen

og det er en udløber af vores forsvarsforlig det er sådan at vores forsvar bliver styret af en meget bred kreds af partier her i folketinget og forleden indgik vi jo en ny

er der nogle ting i lovene som skal ændres i forhold til hvad det er

det er sådan at den første del her

har pligt til at komme ind og

på session ikke alle bliver taget men

de har mulighed for at aftjene deres værnepligt kvinder kan frivilligt gå ind sådan er det det er godt men der er nogle

beder om udsættelse og fritagelse

kommer jeg til at tænke på salig oberst lund som vi mistede forleden

jeg husker en sag hvor der var en ung mand der skulle fritages for tjeneste

vi har faktisk det synspunkt i socialdemokratiet at vi

mange hjem uden nogen sinde at gøre brug af de kompetencer de har fået mens de var værnepligtige så derfor falder det godt i tråd at det her forslag

første januar to tusind og ti bliver helt

støtter de også det her forslag fra

ordføreren har misforstået det men bare for ikke at tage hul på det næste forslag

en del af det forsvarsforlig som dansk folkeparti også er en del af som vi nu skal udmønte og det handler ganske rigtigt om en gruppe af unge mennesker som er blevet indkaldt til værnepligt før to tusind og ti men som af forskellige årsager har fået udsat

visse personers vedkommende og som med den her lov så bliver helt

og lad mig sige det som det er det er ikke et frø der er sået i dansk folkepartis have vi ser værnepligten som det den jo ganske rigtigt er

og det er noget man skal

fremadrettet vil se mildt på at man sådan etablerer en eller anden form for præcedens

bare kan få udskudt sin værnepligt af et par omgange og så i sidste ende helt slippe for at skulle aftjene sin værnepligt vi mener sådan set at det er sundt og godt for rigtig mange mennesker faktisk

soldat jeg ved i hvert fald fra min egen tid som befalingsmand i hæren at

ikke har set nogen unge mænd som ikke har haft gavn af at komme

at lære lidt om det her med at tage hensyn til andre

at få nogle sunde værdier

lære hvilken ende på en kost der skal vende opad

nedad der er mange ting man kan lære som værnepligtig og det tror

set er sundt for rigtig mange mennesker måske nok nu mere end nogen sinde så derfor er det her ikke sådan et udtryk for at dansk folkeparti giver køb på vores holdninger til værnepligten men vi er en del af et forlig og det står vi selvfølgelig ved og derfor

støtter vi også fra enhedslistens side

det er meget fornuftigt at folk der mange gange har fået udsat deres værnepligt nu også

den eneste indvending vi har kan man sige er at der ligger en enkelt bemærkning fra det grønlandske selvstyre i forhold til formuleringen af det her lovforslag

ville være godt hvis vi i lovbehandlingen lige kunne se på at det kunne blive formuleret

mere i tråd med hvad det grønlandske selvstyre

ønsker her her og for yderligere at speede processen op skal jeg så også sige at jeg skal hilse fra alternativet og sf og

der er indkaldt til tjeneste

da vi gik til forhandlingerne i forsvarsforliget

med udgangspunkt i at afskaffe værnepligten helt så i lyset af at vi stod meget alene med det her synspunkt kan vi jo glæde os over at vi hermed kommer et lille stykke hen ad vejen selv om det ganske vist kun påvirker et mindretal af værnepligtige

styrker vi alligevel frivilligheden i det danske forsvar et lille my hvis man kan sige det på den måde og det skal vi ikke begræde

det drejer sig om en mindre gruppe værnepligtige som er udskrevet til værnepligt før to tusind og ti og som har søgt om udsættelse efter gældende regler med den foreslåede ændring vil de blive fritaget for værnepligtstjeneste værnepligten skal bevares den spiller en central rolle for forsvarets mulighed for at få dækket det personalebehov

med den nye forsvarsaftale vi så gerne at der kom endnu flere værnepligtige og at værnepligten blev udvidet næsten ni og halvfems procent af værnepligtige i dag melder sig frivilligt og det mener vi er rigtig rigtig positivt det tyder på at der er masser af unge mennesker der er klar til at tage ansvar for fællesskabet i en meget konkret forstand dem skylder vi stor respekt men når interessen er så stor

det betyder ikke at værnepligten skal gøres frivillig vi mener at værnepligten sender et signal om at pligter og rettigheder følges ad forsvaret er et unikt fællesskab med medlemmer fra mange forskellige samfundsgrupper der arbejder sammen for nationen det bør vi styrke når det er sagt kan der være tungtvejende årsager til at man ønsker at udskyde sin værnepligt det er udmærket for det skal ikke være så stift at vi begrænser den enkeltes muligheder vi konservative støtter

rejste så foreslås det jo rigtigt i forslaget at det ikke skal gælde for færøerne og grønland men det er tanken at loven skal kunne sættes i kraft for færøerne og grønland ved en kongelig anordning

hensigten at loven skal sættes i kraft for færøerne

vil den jo være gældende for hele rigsfællesskabet men det kan vi vende tilbage til

at tage hul på det forslag

det var det vi forsøgte her i dag men vi blev bremset af formanden

en udløber af vores glimrende forsvarsforlig og det her drejer sig så om personelloven hvor det er sådan at

gode forhold og vi har sammen

der har vi så sammen fundet ud af at det vil være rigtig godt at

komme på tale her men vi har aftalt at de

afholdes inden for forsvarets

jeg give det den fulde opbakning og det gælder også for det radikale venstres

dansk folkepartis have så kan man sige at det her omvendt

i dansk folkepartis have

de veteraner der kommer hjem fra balkan de veteraner som var tjenestemandsansatte havde

slags vilkår

tilfælde at de blev skadet under deres udsendelse hvorimod de soldater som ikke var tjenestemænd

og ringere vilkår i forbindelse med en eventuel tilskadekomst under udsendelse det rettede man op på sådan

at alle blev omfattet af de samme vilkår og det var rigtig godt men desværre

glemte man de soldater som allerede var kommet til skade under en udsendelse før august nitten seks og halvfems det er så det vi rydder op i nu nu får alle veteraner samme økonomiske vilkår hvis de er kommet til skade uanset hvornår de har været udsendt og det er vi selvsagt rigtig glade for i dansk folkeparti da veteransagen står os meget nær der skal samtidig lyde

en stor ros til forsvaret for at have handlet proaktivt i den her sag og sikret at de veteraner som allerede har arbejdsskadesager liggende og som ville kunne blive omfattet af de regler allerede er blevet orienteret om

deres sager en gang til men at det sker helt automatisk stor ros for det det er ikke en gruppe af mennesker som nødvendigvis har særlig meget overskud i deres hverdag til at skulle starte endnu en arbejdsskadesag op så det er rigtig positivt at det sker helt automatisk

sagt dansk folkeparti kan med glæde støtte

det

som har været udsendt som ansatte fra staten og har fået arbejdsskader og som kommer til at opleve

være syge i kraft af den udsendelse som soldater

en ordentlig behandling og at de får mulighed for

især for balkanveteranerne har det været alt for ringe

der har været et efterslæb i rigtig mange år

synes det er på høje tid kan man sige at der sker noget nu så det er rigtig positivt og det vil jeg

at centralforeningen for stampersonel altså soldaternes

nu her som som skæringsdato for hvornår du kan få behandlet sagerne og de siger at

når det ikke kan virke ordentligt med med tilbagevirkende kraft så det håber jeg at vi kan

i det kommende lovarbejde altså om ikke vi kan få hævet det her helt op

den retfærdige kompensation som de sådan set

sidste to og tyve år jeg skulle i øvrigt også

fra sf og alternativet og sige at de også bakker op om lovforslaget

at vi fra enhedslistens side har været ekstremt modne og voksne i forhold til at tage ansvar for de mennesker som har fået skader i krig det var os der

det forslag som skaffede balkanveteranerne den her erstatning og vi har været

opmærksomme på at gå ind i det arbejde hele vejen for jeg synes folk skal have en ordentlig behandling når de kommer hjem fra

spørger til om enhedslisten fremover gerne vil være med til for eksempel

forsvarsforliget det må jeg sige men selvfølgelig bakker vi op om de her ting som er fornuftige så

står til at blive vedtaget i folketinget nu og jeg håber at vi

faktisk i fællesskab alle sammen kan være med til at se på om vi

kan få gjort det et nyk endnu bedre så også

centralforeningen kan være tilfreds med

synes jeg vi skal snakke om i det kommende lovarbejde og det ser

udsendte fortjener vores største respekt i år er det halvfjerds året for for det første danske bidrag til internationale missioner i halvfjerds år har danmark været med til at skabe sikkerhed og stabilitet i hele verden det gør mig og

stolte at vi har et topprofessionelt forsvar

har besøgt vores soldater i irak og afghanistan og de går til opgaven med hovedet koldt og hjertet varmt det er mænd og kvinder der brænder for at gøre en forskel det skal vi anerkende det betyder også at vi skal bakke op om vores udsendte ikke bare under en mission

det konservative folkepartis standpunkt står fuldstændig fast

vores soldater fortjener al den støtte vi kan give derfor glæder det mig at regeringen sammen

enige om et løft til forsvaret og også et løft af støtten til veteraner omsorg og støtte er det mindste vi skylder de mennesker der har været udsendt for danmark det burde vi alle kunne blive enige om på nuværende tidspunkt har vi en ordning der betyder at hjemvendte soldater med ar på krop og sjæl kan få udbetalt en ydelse

udsendt efter nitten seks og halvfems som sagt

har vi haft udsendte på internationale missioner i mange år derfor er der selvfølgelig også soldater

derfor dette forslag som vi behandler nu der sikrer at alle soldater uanset det tidspunkt

udsendt får udbetalt en ydelse hvis deres situation tilsiger det det skal altså ikke afhænge af om man er blevet udsendt før eller efter nitten seks og halvfems og selvfølgelig er der ingen grund til forskelsbehandling af veteraner alt efter udsendelsestidspunktet

meget tilfredse med at denne ændring blev en del af forsvarsforliget så vores veteraner kan være sikre på at veteranerne får den støtte

ordførerne har jo redegjort for baggrunden for det her lovforslag og jeg skal sådan set bare sige at de spørgsmål der bliver rejst i udvalgsbehandlingen skal vi

op til drøftelse så det kan vi vende tilbage til

hele indholdet af det her lovforslag det er på mange måder et

godt og konstruktivt forslag som jo ligger i forlængelse af at

lavet en aftale om at der skal være klare regler for hvor lang tid man må parkere på de her rastepladser vi har igennem flere år oplevet en situation hvor

tale om campering på de her rastepladser og vi har set at navnlig østeuropæiske lastbilchauffører har brugt

ulovlige cabotageture og der har det været rettidig omhu at regeringen har lagt op til at man så laver en grænse for hvor lang tid man

bivirkning at de her lastbilchauffører er begyndt at parkere nogle andre steder for eksempel på motorvejsramper i rabatter og andet og det duer jo heller ikke

at de regler der gælder på rastepladser

hvor lang tid man må holde naturligvis også skal gælde andre steder og vi hæver bøden

parkere ulovligt også uden for rastepladserne så der bliver

en rød tråd i forhold til det her og det synes vi socialdemokrater er rigtig rigtig positivt og vi vil gerne

ros til regeringen for at man har taget det her

der er ikke nogen tvivl om at alle de steder hvor vi kan bekæmpe ulovlig cabotagekørsel

af redskaberne vi kunne godt tænke os at spørge ministeren om

alligevel skal kontrollere en masse i forhold til hvor lang tid

kontrollere om der foregår ulovlig cabotage det det er

årsagen til at vi står her med de her regler

mange timer der skal være tale om men vi vil gerne have ministeren til måske

til eu spørgsmålet betyder det at vi nu gennemfører noget her

baghovedet hvad det er vi står over for men grundlæggende er der gode takter i det her forslag

tre fire år haft det her med på vores ønskeliste

de danske statsfinansierede rastepladser ikke bliver brugt som rene campingpladser for

ja faktuelt østeuropæiske chauffører men det

har ikke nogen hånd og halsret over danske rastepladser

selv bestemme i danmark hvordan og hvorledes jeg håber at selv alle de eu venlige partier er enige med mig i

her kan vi godt ordne nationalt men alt i alt er det et godt forslag med med den her fem og tyve timersparkering

lastbilerne ikke bare i stedet for benytter motorvejsramper

for trafikken og også for

have kigget på og det er i hvert fald også noget

vi kan finde lidt hvid maling og male lidt flere båse op på de eksisterende rastepladser så der bliver mere plads men allerede nu ser man altså at det

har skabt plads så de chauffører og lastbiler der skal holde deres

bliver der altså plads til når vi fjerner alle campisterne

det her jo i ondskab over for de arme mennesker som bliver groft udnyttet af diverse

også at give dem en hjælpende hånd så vi på en eller anden måde tvinger dem der hyrer dem til at køre rundt med deres varer

til at skabe nogle ordnede forhold for deres chauffører som har brug for et længerevarende hvil

det skal ikke foregå med et primusapparat ude på en dansk rasteplads det skal foregå under ordnede forhold så det håber vi også at det her forslag

hensigten er jo som også herre kim christiansen gjorde opmærksom på

vi vil komme den langtidsparkering som har fundet sted hidtil til livs det er ikke meningen at vores parkeringspladser skal

meningen er at folk skal kunne holde hvil og

kunne overholde de køre hvile tids regler der er gældende for transporten så er vi enige om at vi selvfølgelig også skal have den her lov håndhævet for det første skal der være en effektiv kontrol

det at lave regler uden kontrol er næsten værre end ikke at lave nogen regler så så derfor lægger vi op til med det her lovforslag at færdselsstyrelsen får ansvaret for at der bliver en effektiv kontrol af det her således at

en firedobling fra fem hundrede og ti kroner til tusind og fyrre kroner

det er til skade for trafiksikkerheden og forkasteligt at parkere dér dér hæver vi bøderne fra tusind til tre tusind kroner

nogen hemmelighed at vi skulle igennem en del politiske drøftelser inden vi

landede aftalen om den her

der var forskellige forslag på bordet blandt andet var der i lang tid tale om elleve timersbegrænsning det mente vi fra venstres side var at gå for vidt det skal være sådan at

transportbranchen og chaufførerne har mulighed for at efterleve køre hvile tids reglerne det synes vi var meget svært hvis vi var landet på elleve timer så det her med de fem og tyve timer var et fornuftigt kompromis som vi alle sammen godt kan være tilfredse med jeg er også klar over at eu har løftet øjenbrynene

men jeg er overbevist om at eu selvfølgelig vil respektere den her regel

desuden forudser vi også opstår et helt nyt forretningsområde

der bliver jo et behov for dem der skal parkere i længere tid

kan holde sit hvil og få et måltid mad

en fornuftig landing nu får vi så også sikret at

et rigtig godt forslag fordi det er med til

begrænse social dumping på landevejene

parkering af lastbiler på statens rastepladser i mere

tidsbegrænsning er jo indført for at komme den her langtidsparkering til livs som praktiseres af mange chauffører især fra

i mange tilfælde tale om regulær campering mens man venter på at få nye ordrer eller der er tale om

folk bruger rastepladserne til at holde det her

lovpligtige fem og fyrre timers hvil som man netop ikke må tage i sin lastbil derfor

have nogen nogen grund til at

være på på rastepladserne det er heller ikke nogle

det ugentlige hvil på rastepladserne og

vi har i øvrigt også stillet spørgsmål

hvorfor der ikke er sket lidt mere på det her område det ville være dejligt

nogle svar der og får sat ind

her fem og tyve timers tidsbegrænsning skal selvfølgelig også følges op af nogle forhøjede parkeringsafgifter hvis den skal have den tilsigtede virkning og der kan vi jo diskutere om det

at forhindre at at tidsbegrænsningen her og de forhøjede afgifter ikke

det øvrige vejnet også det kommunale vejnet så det

og forhøjelsen af bødestraffen

er det her et rigtig rigtig godt

det bliver samtidig også foreslået at færdselsstyrelsen skal overtage kontrollen med parkering på statens vejnet

at midlerne følger med i fuldt omfang fra vejdirektoratet

vil gøre for det er selvfølgelig vigtigt at vi fuldt ud kan finansiere det her arbejde så det kommer til

virke rigtig godt og efter hensigten

til to tusind og fyrre kroner det er allerede nævnt parkeringsafgiften vil gælde for hele det danske vejnet men har som hovedformål at sikre at lastbiler ikke holder parkeret på statens

rastepladser i mere end fem og tyve timer

første juli i år og jeg overdriver vist ikke hvis jeg siger at det

meget lange forhandlinger

med de fem og tyve timer

på de statslige rastepladser som man ellers tidligere har oplevet som

det giver god mening at rastepladserne bruges til hvil og til kortere ophold

mange vil være glade for at vi kunne nå hinanden efter de her lange drøftelser så jeg glæder mig

rigtig mange bakker op det havde ikke været sjovt at få en krig om de her timeforhold hvor der er rigtig mange interesser

de forskellige organisationer

tak for det så er det

andre handicap kan få lov til at tale på lige vilkår

af en stor kævle fra møn

vi støtter

kan være imod eu retten kan være imod det indre marked og det er vores transportminister selvfølgelig ved at håndtere og

når det kommer til problematikker som

og derfor kan vi godt støtte at vi faktisk

vi afventer og og ser hvad der sker men som udgangspunkt

tager stilling til det som mange ordførere har talt om nemlig at en lastbil kun må holde fem og tyve timer på rastepladsen

fem og tyve timer på en rasteplads det er vi fordi lovgivningen siger at en lastbilchauffør skal afholde et otte og fyrre timershvil af og til nu kan det så ikke ske på en rasteplads men de kommer jo nok til at afholde det hvil alligevel og hvor gør de så det henne det er der ikke nogen der ved men det kan jo være på villaveje i industrikvarterer og alle mulige andre steder så kunne det være det

var bedre at de holdt på en rasteplads

holdt alle mulige andre steder men lovforslaget siger at det er færdselsstyrelsen der

i stedet for politiet det synes vi er rigtig fornuftigt politiet har rigtig meget at give sig til der er ventetid på at opklare sager og fange forbrydere så det er fornuftigt at de ikke skal ud og kontrollere lastbiler på rastepladser men at færdselsstyrelsen gør det det er også fornuftigt at man skal betale lidt over to tusind kroner i stedet for fem hundrede kroner for ikke at overholde de regler der

er meget fornuftigt at man ikke længere må parkere på ramperne det overrasker mig egentlig at det

det synes jeg giver rigtig god mening derfor kan vi

vil jeg lige svare herre andreas steenberg på indvendingen om at lovgivningen siger at chauffører jo skal kunne holde et fem og fyrre timers regulært hvil og hvor søren skal de holde det hvis de ikke skal holde det på rastepladserne jeg må gøre herre andreas steenberg opmærksom på at den samme lovgivning siger at det er ulovligt at holde det fem og fyrre timershvil på rastepladserne

det derfor er en ganske usaglig indvending at de ikke må det

når vi nu indfører parkeringsbegrænsningen det må de i forvejen ikke i henhold til den lovgivning som herre andreas steenberg henviser til

på fem hundrede og ti kroner det gælder dog ikke hvis man parkerer ud for ind og udkørsel til og fra ejendomme eller uretmæssigt holder

tyve kroner nu foreslår vi at

den generelle afgift hæves fra de nuværende fem hundrede og ti kroner til to tusind og fyrre kroner for køretøjer hvis

tilladte totalvægt er over tre tusind

altså en firedobling af afgiften firedoblingen skal afspejle at det er regeringens vurdering at det nuværende niveau fem hundrede og ti kroner er for lavt da en overtrædelse som altovervejende hovedregel begås af erhvervsaktører afgiftsforhøjelsen skal med andre ord være så høj at den tages seriøst

fornødne præventive effekt vi foreslår herudover at forhøjelsen skal gælde for hele vejnettet

ikke kun for uberettiget at holde parkeret i længere tid end fem og tyve timer på statens rastepladser det skyldes at vi gerne skulle undgå en situation hvor lastbilerne søger ud på det øvrige vejnet for at parkere for at undgå den højere parkeringsafgift på rastepladserne med forslaget sikrer vi at det ikke økonomisk bedre vil kunne svare sig at holde i strid med reglerne på de kommunale veje samtidig med den generelle forhøjelse af parkeringsafgiften for køretøjer hvis tilladte totalvægt er over tre tusind fem hundrede

det også at bøden for samme køretøjer generelt skal hæves fra

ved ulovlig parkering på til og afkørselsramper på motorvejsnettet en forhøjelse som i øvrigt også vil gælde for til og afkørselsramper på motortrafikveje parkering på til og afkørselsramper kan udgøre en trafikfarlig situation hvilket også bør afspejles i sanktionens størrelse i forhold til en parkeringsafgift ved eksempelvis at holde for længe parkeret på rastepladser det er baggrunden sættes til tre tusind

voldsomt i københavn det er en kæmpe succes

havneområderne i københavn er omfattet af lovgivning

bliver plads til at udvide arealet til krydstogtturisme det er grundlæggende positivt det er noget vi socialdemokrater kan bakke op om skulle der være nogen til stede nu har vi erhverv norddanmark

er sådan at vi åbner statens pengepung og bruger penge på noget

lovgivningsmæssigt nogle regler for netop

de muligheder der er for krydstogtturisme det er positivt når det så er sagt

nogle af de ting som havnene har brug for også i relation til krydstogtturisme

det er noget af det man kan støtte og styrke det vil vi i hvert fald fra

side være positive over for en af de ting som jeg er stødt på i forbindelse med håndteringen af det her lovforslag

her krydstogtskibe med strøm mens de ligger til kaj

har været fremme i medierne er at det ikke er dem alle sammen

side tænke os at få ministeren til at uddybe lidt

helt med på hvor kæmpe en succes det er med krydstogtturisme og vi vil gerne have mere af det det er godt for vores økonomi det er dejligt når der

vil besøge os men hvis det har den sideeffekt at det forurener kan vi så gøre noget konstruktivt for at gøre det bedre

elanlæg fra fra landjorden som

det vil vi gerne spørge aktivt ind til men i udgangspunktet er vi meget meget positive over for

at vi ændrer loven så der bliver plads til noget mere vi så gerne at flere byer kunne få glæde af noget af det her og at der

kan styrke den her positive udvikling men det konkrete forslag

i de situationer hvor man nedlægger

til fordel for boligbyggeri vi har set nogle nogle grelle eksempler på det

man føler sig generet af havnemiljø og så videre

erhvervshavn lidt og give mere plads til krydstogtskibe så det er jo ikke umiddelbart boligbyggeri man man

med de her krydstogtskibe så det giver god mening

det var en fin pointe herre rasmus prehn havde

i forhold til affaldshåndteringen og hvordan man gør

men men ellers er vi meget positive

er affødt af succesen med krydstogtskibene i det hele taget har danmark jo succes med at være anløbssted for de store krydstogtskibe

en række andre byer herunder københavn

kommet et behov for at ændre indretningen af erhvervshavnen så vi kan få en mere fleksibel og bedre udnyttelse af kajstrækningen i ydre nordhavn i dag er arealet ydre nordhavn ubebygget og under opfyldning og opfyldningen forventes at være færdig i to tusind og tyve i dag er det sådan at

ikke udnyttes til opfyldning og inddæmning af arealet men på de resterende områder i havnen kan man indrette det anderledes så vi sikrer bedre betingelser for den udvikling vi gerne ønsker i området krydstogttrafikken er vokset meget og vi forudser at den vokser endnu mere og jeg er enig med de to foregående talere

være opmærksom på at disse krydstogtskibe udleder temmelig mange partikler når de ligger

der kan vi jo skele til vore gode venner i skåne hvor ystad havn nemlig for længe siden har løst det problem med med skibe der lægger til og har lavet landstrøm som

så der kan vi jo lade os inspirere af vores svenske venner

nord for de tre allerede eksisterende og dermed at øge den her aktivitet som betyder rigtig meget for hovedstadsområdet og vores omsætning her

i havneområdet kan udnyttes bedre

det her et rigtig godt forslag som bidrager til at styrke vores alle sammens hovedstad og lokomotiv københavn endnu

skulle jeg også hilse fra min konservative kollega

at give en større fleksibilitet ved udviklingen af den ydre del af nordhavn sådan at det større behov der er for kajplads til krydstogtskibe

kajpladsen og samtidig

set efter enhedslistens opfattelse ret positivt at

man ser på hvordan man kan skabe en lidt mere fleksibel måde

er også rigtig rigtig godt at der kommer nogle rekreative arealer for

har vi fra enhedslistens side nogle forbehold over for lovforslaget

det første og nok allervigtigste kan man sige

skidt for luftkvaliteten at krydstogtskibene

være med til at sige at der skal flere krydstogtskibe ind at ligge der så længe det her problem med forureningen ikke er løst

kunne være helt oplagt at vi i forbindelse med det her lovforslag sagde

hvordan det indgår i regeringens nye klimaplan at krydstogtsturismen i østersøen skal være mere miljøvenlig så tænker jeg også at der faktisk er en

vi kan få sat handling bag ordene og hurtigt få taget et initiativ her fra enhedslistens side

hvert fald stille et ændringsforslag

arealanvendelse fra containerhavn til

samtidig reducerer erhvervsarealet det kan vi godt være lidt skeptiske over for i forhold til hvad det vil komme til at betyde for de

mennesker der arbejder i havnen om der vil komme til at være færre

set rigtig godt at have blandingen af forskellige erhverv her så der håber jeg at ministeren også kan uddybe lidt

har vi en bekymring der handler om

står det så til at den grænse bliver ændret

være sådan at der kan være en vis sammenhæng mellem den ændring af grænsen og at der samtidig

har været et ønske om at placere et højhus på to hundrede og firs

vi fra enhedslistens side er meget skeptiske over for at man får lov til at gå ind og bygge så højt så vi vil gerne

have klarhed over

at det stadig væk bliver respekteret i

som udgangspunkt synes vi der er nogle gode takter i lovforslaget men

ikke skal ske en forringelse af medarbejdernes forhold i havnen og at

nogle meget meget høje højhuse op i området hvis vi kan komme i mål med det og blive enige om de ting så

vi glade for at vi med lovforslaget

etablere en fjerde krydstogtsterminal

oceankaj som den hedder det betyder at hele kajstrækningen på oceankaj nu kan bruges til krydstogttrafik det er selvfølgelig positivt at vi får mulighed for at lade flere krydstogtskibe lægge til i nordhavnen den kommende nordhavnstunnel

metrostationerne i nordhavnen vil hurtigt kunne lede krydstogtgæsterne til centrum til glæde og gavn for det danske erhvervsliv vi bør fra politisk hold naturligvis gøre hvad vi kan for at skabe bedre rammer for det danske turismeerhverv der både skaber vækst og arbejdspladser det gør lovforslaget her og derfor støtter støtter vi det så kan jeg i øvrigt undre mig lidt over at vi i folketinget skal detailplanlægge

at vi skal ændre en lovgivning når nye skibe skibe skal anløbe nye kajanlæg lad det være en eftersætning

så har vi alligevel fået herre roger

ordførere så lad mig bare komme direkte til

at vi udvider i forhold til turismen det er rigtig fint at

at få etableret de her landstrømsanlæg allerede tilbage

så vi står i en situation hvor vi faktisk kunne have forberedt os

situation hvor vi vil udvide kapaciteten i forhold til krydstogtskibe og turister

i alternativet har vi haft dialogen og samtalen betyder det at staten så skal gå ind og løfte den opgave som kommunen har sagt nej til fordi staten nu går ind og siger at vi skal udvide kapaciteten eller skal kommunen gå ud og finde den finansiering selv og hvordan

fra enhedslistens ordførers side og det er vigtigt synes jeg

få styr på inden alternativet kan tilslutte

stor risiko for at vi bonner forkert ud på den grønne bundlinje altså at at det går ud over både sundhed og miljø ikke kun for københavnerne men

med de ord

havn og københavns kommune nogle flere muligheder for at udvikle havnen

der ligger et synes vi meget interessant høringssvar fra

så vidt jeg husker hedder østerbros havnekomité som adresserer nogle af de miljø og klimaudfordringer som også alternativet og enhedslisten berørte i deres taler der ønsker de

ved lov kræver at de her skibe skal sættes til strøm for at undgå partikeludledning

udmærkede og i hvert fald er intentionen den rigtige

opfordre regeringen til at kigge på det er formentlig ikke transportministeriet der skal gøre det man man måske miljøministeriet som vi forstår

udelukker det ene ikke det andet vi synes det er en god idé at udvikle havnen så derfor kan vi godt stemme for lovforslaget

vil gerne deltage i et arbejde om at lave nogle af de andre tiltag ved siden af i en anden aftale eller i et andet ministerium

lovforslaget er at sikre en mere fleksibel anvendelse af erhvervshavnen og kajstrækningerne i københavns ydre nordhavn da den gældende lov fastsætter meget detaljerede regler for arealernes anvendelse kan en ændring

for at imødekomme den store efterspørgsel på markedet for krydstogtskibe skal lovforslaget blandt andet give mulighed for at den fulde kajstrækning på oceankaj på i alt

med mere i dag er det alene muligt at benytte en

til krydstogtaktiviteter ud af den samlede kajstrækning lovforslaget skal desuden muliggøre at der kan etableres en fjerde krydstogtterminal nord for de tre eksisterende terminaler på oceankaj for at muliggøre en mere fleksibel anvendelse

på opfyldningen i ydre nordhavn skal lovforslaget desuden gøre det muligt at opfyldningen fremadrettet kommer til at bestå af to områder mod i dag tre områder et område til erhvervshavn og et område til maritime og rekreative faciliteter det medfører samtidig at inddelingen ændres lidt så det samlede areal udlagt til erhvervshavn med videre reduceres mens arealet til maritime og rekreative faciliteter øges ligesom anvendelsesmulighederne for dette område udvides til gavn for byens borgere den ændrede inddeling gør det muligt at anvende frigjorte arealer cirka syv en halv ha ud mod de eksisterende krydstogtterminaler til byudvikling med videre denne byudvikling vil naturligvis foregå efter de sædvanlige planprocesser

inden jeg så slutter af skal jeg lige svare på spørgsmål fra de mange ordførere som talte om vigtigheden af at få landstrøm ud til krydstogtskibene

vigtigt problem at løse

motorer deres dieselmotorer

over københavns befolkning og derfor ville det være bedre hvis de fik

at der er for få landstrømsanlæg det

ikke løse problemet at vi stillede en masse landstrømsanlæg op

ni ud af ti skibe kan ikke modtage landstrøm og det vil sige at hvis vi opstillede det krav at de skulle kunne modtage landstrøm så ville ni ud af ti skibe ikke lægge an ved københavn

vi får bare partiklerne udledt i malmø og så flyver de med vinden til københavn og gør den samme skade men vi får mindre turisme

indtægter fra krydstogtturisme i københavn så derfor er løsningen jo den som regeringen har fremlagt i sit klimaudspil og som alle der er interesseret i forslaget kunne have orienteret sig i

der anløber vores byer skal kunne modtage landstrøm hvis vi gør det på den måde og får sådan en aftale får det en effekt hvorimod det andet om at vi alene i københavn skal stille krav om landstrøm alene har en effekt af en symbolsk karakter nemlig at skibene så i stedet lægger til i andre

også med sverige og de andre lande om at vi i fællesskab lægger pres på at de her skibe

det her landstrømsanlæg men jeg synes samtidig også at man må sige at det virker mærkeligt at

vedtage en lovgivning nu hvor vi udvider vores havneområde og vi samtidig ikke stiller de her skærpede krav når vi ved at det giver luftforureningsproblemer i områderne

område så må vi bare speede processen op med at få fat i svenskerne i malmø og sige lad os sammen stå fast på at vi altså er grønne byer og vi vil gerne

være rimeligt over for de mennesker der bor i området at man bare skal leve med den øgede luftforurening som som kommer af det

set gerne vil være med på også at lave noget og så jo klogt nok at gøre noget

som vi gerne vil nå nemlig at reducere partikelforureningen i københavn

at hvis vi alene forbyder de skibe at lægge til i københavn sådan at de i stedet lægger til i malmø eller andre

byer i østersøregionen får vi partiklerne alligevel

et parti af enhedslistens type for at synes at det med at slå hårdt i bordet og fremstå med en glorie på er mere vigtigt end at få løst problemet som man taler om men vi kender det fra enhedslisten i andre sager

københavns havn det vil øge mængden af luftforurening gevaldigt for de borgere der bor ude i området

man kan gøre noget og jeg synes det ville være rigtig dejligt hvis regeringen påtog sig det ansvar der hedder

grønne hensigter med konkret lovgivning og handling

stiller ændringsforslaget men jeg synes faktisk det er meget vigtigt at danmark går foran

i østersøområdet det tror jeg overhovedet ikke på jeg tror på at det betyder at københavn kan modtage flere krydstogtskibe som

østersøområdet og at de så lægger til i københavn i stedet for at lægge til i andre byer i østersøområdet og derfor skal vi lave den aftale at vi fælles i østersøområdet reducerer partikeludledningen fra skibe ved at tilbyde landstrøm og ved at stille krav om at de skal kunne modtage landstrøm vi skal ikke bare stå og slå i en pude fordi vi gerne

fremstå som om vi har en glorie på hvorefter vi jager krydstogtskibe til at lægge til i malmø eller andre steder i stedet for at de lægger til i københavn

samtidig får nøjagtig det samme antal partikler som vi gør i dag hvor de lægger

og for det andet skal vi sikre at vi har nogle boligkvarterer som er blandede på tværs af sociale grupper og på tværs af boligformer

hvis børn fra arbejderklassen og børn fra middelklassen går i klasse med børn fra ressourcesvage familier effekten af at have klassekammerater fra velfungerende familier er altafgørende for de børn der har det ringeste udgangspunkt velfærden kan i vores optik ikke kun være den hjælp man får på kommunen det er først og fremmest det fællesskab der er mellem mennesker i hverdagen

den vil sikre flere almene boliger på strandvejen det er et skridt på vejen i retning af mere blandede kvarterer i vores byer

der rækker tilbage til staunings saneringslov i

ni og tredive den brugte man dengang til at rydde borgergade og adelgade i det centrale københavn aftalen er også en forlængelse af det der blev kaldt verdens bedste saneringslov fra nitten ni og halvtreds

man brugte til at sanere den sorte firkant på nørrebro det var et kvarter som fik det navn fordi man i socialforvaltningens kontor

for hver børnesag der var i området og det

til i firserne og halvfemserne som forandrede vesterbro i københavn og forandrede mange andre kvarterer rundt om i landet ud med de gamle kakkelovne og de fugtige kamre ind kom centralvarme og moderne isolering

politik i det meste af et århundrede

acceptabelt at vi placerer dem i vores samfund der har det sværest i de samme områder i alle tilfældene har det været sådan at de borgerlige har

den yderste venstrefløj har været imod men hverken de borgerlige eller den yderste venstrefløj vil i dag hævde

ladet være de fleste kan se det rimelige i forandringerne de fleste ønsker sig ikke tilbage til tiden før

før forandringerne på nørrebro og i indre by i københavn den lov vi behandler i dag er således også lavet med udgangspunkt i den plan

bystyre stod i spidsen for i aarhus det handlede om at bygge nye ejerboliger i området flytte kommunale arbejdspladser

nærpolitistation og få private investorer ind i området

at lave nedrivninger dér hvor bydelen lukkede sig om sig selv på samme måde som i gellerup beder vi nu femten af de øvrige udsatte boligområder om at lave en grundlæggende forandring i mange af områderne for eksempel vollsmose tingbjerg bispeparken

set allerede i gang med arbejdet for de øvrige

det her være startskuddet til arbejdet en del af kritikken i høringssvarene går på hvor folk skal flytte hen

vi derfor sørget for at få tilføjet den mulighed at man kan bruge

salg af udenomsarealer og salg af boliger til at bygge nye almene boliger i områder hvor det ellers ville være for dyrt det er altafgørende

der bliver bygget langt flere boliger og langt flere billige boliger i vores store byer

være et skridt på vejen til at sikre det en anden indvending der har været er kritikken af at nedbringe

være områder hvor der for eksempel er befolkningstilbagegang eller hvor der er en meget stor gæld i boligområderne hvor det svært at komme ned på fyrre procent almene familieboliger

ikke bruge alle de redskaber som er stillet til rådighed

fordi der er befolkningstilbagegang og har været det i mange år

en dispensationsordning for de områder hvor man ikke kan bruge den fulde palet af redskaber

sige at der er en del af den kritik der har været som jeg synes er forfejlet ideen om at det

mener jeg er forfejlet erfaringen er hvad enten man snakker om socialdemokratiske kommuner som

almene boliger som man river

rev man en hundrede og otte og firs almene boliger ned og man byggede et tilsvarende antal

erfaringer som tyder på at det her skulle betyde at man fjerner mange almene boliger tværtimod er erfaringen faktisk

den del af kritikken synes jeg er overdrevet og måske mere et tegn på den kommende valgkamp end så meget på hvad der står i det her lovforslag med de ord skal

det er et område der nu er sat på ghettolisten fordi otte og firs personer

komme i arbejde helt ærligt ville det ikke være meget bedre givet ud

at få hjulpet de mennesker ordentligt og aktivt i arbejde

putte et helt boligområde på en ghettoliste

faktisk ikke hjælper folk men tværtimod er med til at fjerne de her almene boliger

at hjælpe de her mennesker til at komme i arbejde hvor er den indsats henne det har jeg altså meget meget svært ved at se og jeg synes det er virkelig mærkeligt at socialdemokratiet

er med til at lave det her som bare kommer til at gøre livet meget meget svært for nogle folk der allerede

ikke i det her lovforslag men i den samlede aftale er der

flere penge til arbejdsmarkedsindsatsen

vil sige at hvis det reelt handlede om agervang

det reelt handlede om at man ikke synes der bliver gjort nok så må jeg melde hus forbi der bliver gjort rigeligt lokalt i holbæk for at sikre at de folk kommer i arbejde men jeg kan også godt fornemme at

om nogle generelle ting og så vil jeg egentlig opfordre ordføreren til at spørge præcis til det som hun gerne

grundlæggende problem er at mange af her boligforeninger vil være nødt til at sige nej til at lukke mennesker ind som ikke har et arbejde de vil være nødt til at afvise folk som for eksempel er på kontanthjælp

man vil håndtere det på hvor skal de mennesker bo henne altså jeg tænker at vi begge to kender mange af de områder godt nok til

boliger som er på vej til at blive bygget man udlægger et stort areal

på det gamle sportsanlæg i holbæk have hvor to tredjedele af det der bliver bygget er alment der er rigeligt med almene boliger i holbæk

med udgangspunkt i det område når man ser på hvad der reelt sker

et område som i mange år har haft sociale problemer mener enhedslisten virkelig at det er okay bare at lade stå til og ikke gøre noget markant for at forandre det der er lavet en hel

dr som hedder blok på bistand som handler om nogle af de sociale problemer der er det skal vi da gøre noget ved vi skal

lykkes at komme under de her kriterier for at komme på

så er det nærmest en umulig opgave

fordi

ikke se at det er socialdemokratiets politik at man sådan skal skal tvinge folk ud af

en grund til at folk bor i sundparken i horsens det er fordi huslejen er lav

derhen mere avanceret er

og moraliserer over fleksibel udlejning og kombineret udlejning så må jeg bare

at enhedslistens eneste fuldtidskommunalpolitiker den eneste borgmester

praktiseret det her i en årrække altså

i københavns kommune i en række boligområder jeg er glad for at det er sådan i dag i dansk politik at kommunalpolitikere løser problemer når de ser dem også kommunalpolitikere fra enhedslisten men jeg bliver på

så kommer herind i folketingssalen så puster man sig op og gør en masse ud af det fordi der er en valgkamp på vej og man gerne vil mobilisere en masse folk i stedet for

man har lokalt som rent faktisk praktiserer de her ting og i stedet for at kigge på at når det kommer til stykket

jeg kan ikke bare vende mig væk fra de ordninger som mine borgmestre praktiserer lokalt og det er blandt andet fleksibel udlejning

set to eller tre beboere i en bebyggelse som gør at

ender på den her liste over udsatte boliger og kan ende med at tres procent af deres almene familieboliger skal privatiseres

har jo selv siddet i byrådet i aarhus kommune og set hvordan planer

alligevel kan man nedbringe andelen af almene familieboliger til tredive procent jeg synes ærlig talt at enhedslistens christiansborgafdeling skulle tage at besøge enhedslistens kommunalafdeling noget mere

også bruger fleksibel udlejning

og den har socialdemokratiet stillet sig bag

over titusind almene familieboliger ned eller at de skal sælges

private og dermed komme ind på det marked som vi alle sammen godt ved at almindelige mennesker ikke har råd til at være med på

stå og bruge den sorte firkant som eksempel undskyld mig men med saneringen og den sorte firkant var det et af de områder hvor der blev bygget

er det modsatte

som findes i de almene boligforeninger og som har været sådan en vigtig del

som kommer i er altid for det der er hvis det stod til enhedslisten

i var imod at sanere den sorte firkant som var noget elendigt spekulationsbyggeri i var imod byfornyelsen på vesterbro jeres egen borgmester gunna starck var imod byfornyelsen altså hver gang der kommer noget politik som handler om boliger

enhedslisten bare imod og det var vs jo også dengang altså det forandrer

i storbritannien lagde op til at det skulle være muligt at købe sin egen bolig uanset hvad til en lav pris jeg må sige at det synes

de makker ret at rive deres boliger ned sætte folk ud af deres boliger altså der er ikke nogen undskyldning for det her herre kaare dybvad det er et monumentalt angreb på vores almene boligsektor og det er pinligt at socialdemokratiet medvirker til

han til mig jeg forstår ikke at enhedslisten og venstrefløjen

en slumromantisk forestilling om at den sorte firkant bare var

før man rev den ned at adelgade og borgergade var supergodt lige meget hvor belastet et kvarter er synes enhedslisten man skal bevare det

jeg synes vi har nogle rigtig gode kollegiale

er det propaganda og det er at føre valgkamp jeg er enig med ordføreren i at der er nogle udfordringer i hvordan vi politikere agerer i vores rum men det her er et spørgsmål om at en million borgere bliver pålagt en masse ting hen over hovedet på dem hen over beboerdemokratiet

vil gerne høre ordføreren svare direkte på

at vi sætter beboerdemokratiet ud af kraft her

så er at sætte lokaldemokratiet ud af kraft essensen for mig er at en ekspropriation kan du lave i dag allerede hvis du gerne vil ekspropriere vollsmose for at bygge en motorvej så kan du gøre det og det kan du så også med det her lovforslag fordi vi siger at det er vigtigt for os at vi får nogle blandede boligområder det er vigtigt for os i danmark at vi sørger for at vi ikke klumper alle folk der har det svært sammen i et område og så bare håber på

være til debat men man kan også godt diskutere

så tilsidesætter man jo de ethundrede og fjortentusind mennesker der til kommunalvalget var nede at stemme partier ind i odense byråd hvoraf alle partierne har stemt for at der skal laves en ny plan for vollsmose og der er jeg ikke sikker på

mere demokratisk at møde op til en demonstration end at gå ned og stemme til

afhænger af beboerdemokratiet af at beboerne kan trække i håndbremsen af at der skal lyttes og inddrages det river vi væk nu det papir det

så jeg synes det er en falsk argumentation

finlandsparken i vejle

skal det bare rives ned fordi de er landet på en liste med vilkårlige kriterier som ordføreren har

er fremragende byggerier tingbjerg

byggerier men vi er altså igennem årene af forskellige årsager endt i en situation hvor mange af de sociale problemer i byerne

se på vores erfaringer for det bedste vi kan gøre handler det om at man river det hele ned nej handler det om at man rydder tres procent af boligerne nej det handler om at man fjerner nogle enkelte boligblokke

vi har jo en million mennesker i danmark som bor i almene boliger

nogle tidsaldre indimellem hvor der har været problemer

det er tankevækkende at der er en lang række kommuner omkring københavn som slet ikke

vi ender jo med her at vi har boligområder

os tage sjælør boulevard i har ændret på kriminalitetskravet

man havde brugt de gamle kriterier havde det boligområde

få lov til at leve stille og roligt videre og få det bedste ud af den renovering

ikke se at der er nogle bestemte boligområder som

med nogle flere partier og vil lave om på nogle kriterier for udsatte boliger og ændrer kriminalitetskravet

kan medføre at den boligforening må nedrive tres procent af boligerne de pensionister

at de der firkantede regler for hvornår

her jeg vil være så ked af at være nødt til at flytte for jeg synes jeg har haft så mange gode år herude bare at skulle flytte fra min udsigt og mine søde naboer føler jeg slet ikke jeg vil kunne overleve hun er fire og firs år og bor i bispehaven i aarhus

af mennesker som risikerer at blive ramt direkte af den aftale som dansk folkeparti er med i som bliver ramt på det som måske er det vigtigste for os alle sammen nemlig vores bolig som skal sættes ud af den bolig de har boet i i

om at det her ikke længere må være almene familieboliger

eller konverteres men de beboere der bor der ryger ud

jeg fik en henvendelse i går

fra en fyr som har stemt dansk folkeparti hele livet han er førtidspensionist og bor ude i en af de der boliger

de er ligesom mindreværdige som ena også sagde det her ville da aldrig ske i et parcelhuskvarter

sådan vores almene boligsektor er bygget op

som dansk folkeparti nu vil være med

at tvinge til at rive ned og ekspropriere med statsmagten i ryggen

godt at få bekræftet at dansk folkeparti har den holdning at lejere

der virker i forhold til kriminalitetsbekæmpelse for eksempel har der allerede været en rigtig god udvikling i gang i mange af de her boligområder

vi sætter ind over for og det vil vi fra enhedslistens side også meget gerne men det dansk folkeparti har gang i her

de andre partier er jo at man

så bor de åbenbart i parallelsamfund det her kommer til at ramme så ekstremt mange mennesker

finde sig i at man kan blive smidt ud af sin bolig at den kan blive revet ned helt ærligt det er så mange mennesker det

ordføreren så sagt nu håber jeg ikke

som vi ikke kan komme udenom af den lovgivning vi står med det synes

er en kyskold tilgang til andre menneskers liv og bolig at man står og laver en lovgivning herinde som kommer til at betyde at så mange mennesker bliver sat ud og at man faktisk ikke engang har et svar på hvor de mennesker skal flytte hen jeg kunne godt tænke mig at høre fra dansk folkeparti hvad man forestiller sig alle de mennesker der bliver

lovforslaget vi i dag behandler

op på aftalen om initiativer på boligområdet der er indgået mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti og sf

i år to tusind og tredive og lovforslaget vi

i dag lægger fundamentet for at vi en gang for alle forhåbentlig kommer ghettoerne til livs sådan helt personligt

tænker jeg at særlige udfordringer og det må vi sige

særlige løsninger og

nedbryde og forebygge parallelsamfund vi foreslår blandt andet en skærpelse af anvisnings og udlejningsreglerne samt nye redskaber til at ændre beboer og boligsammensætningen i udsatte boligområder

får kommuner og boligorganisationer de nødvendige instrumenter der skal til for at vi i danmark kan få bugt med ghettoerne jeg har selv været borgmester i rigtig mange år og jeg har

for et område hvor der var en ghetto var på en liste på et tidspunkt og jeg må sige at jeg er bekendt med rigtig mange af de problemer som det her medfører og det jeg sådan set glæder mig over er at

så min tilgang er at den brede politiske aftale sådan set gør at vi også får et afsæt

i stand til at håndtere de udfordringer der er så i venstre står vi hundrede procent bag den her aftale

godt tænke mig at høre den tidligere borgmester hvis nu vi tegner

billede af at der var et flertal i folketinget som ikke kunne lide en bestemt boligform og som kom og sagde at

fyrre procent privatejede parcelhuse og

der findes en anden løsning for resten

om til andelsboliger og så videre

man gennemførte en lov der ligesom kunne sikre det ville ordføreren ikke synes at det

som lever i en juridisk konstruktion som hedder en almen boligorganisation som har ejerskabet

i fællesskab og hvor man egentlig gerne vil bo stille og roligt til man dør

de beboerdemokratier jeg kender til har faktisk også været aktivt inde i nogle af de løsninger jeg har været med til at lave så i den sammenhæng tror jeg egentlig ikke at der er den store forskel så vil jeg bare tegne et billede af at vi har rigtig mange små landsbyer i danmark som alene har ejerboliger

fremtiden så tiden har en betydning

nogle af de boligområder vi snakker om her er jo boligområder der er bygget for nogles vedkommende i nitten tresserne det er dårlige boliger

har små badeværelser og så videre jeg har været med til at lave meget store renoveringsplaner hvor vi rent faktisk tømmer boligblokke

får så anvist en anden bolig og det er folk faktisk glade for fordi de på den måde får renoveret deres boliger og kommer til at bo langt langt bedre

set fornuftige projekter på en venteliste elleve milliard

kunne lave den udvikling som ordføreren lige har skitseret

det med at ordføreren siger er udfordringer derude den største udfordring derude er manglende beskæftigelse

ikke se at det er en mangel i den samlede aftale

spiller en rolle det er faktisk at man har en rigtig rigtig dårlig integration i forhold til danske samfund så jeg tror det er vigtigt at vi siger

og grundloven har jo en § tre og halvfjerds som handler om beskyttelsen af den private ejendomsret

så erkender man jo fuldstændig klart at et påbud om afvikling efter den foreslåede §

må antages at udgøre et indgreb i de almene boligorganisationers råden over ejendomme i de omfattede boligområder og dermed i en rettighed der er beskyttet af grundlovens § tre og halvfjerds

mener venstres ordfører at det er udtryk for en demokratisk liberal tankegang at bruge statsmagten

ekspropriere private demokratiske boligforeningers ejendomme og sætte deres

sket i andre områder heller ikke af hensyn til

at man ikke opfatter lejere og de demokratiske boligorganisationer som de sammen er organiseret i

sige at den indsats der bliver gjort i den her sammenhæng

ikke nødvendigvis bor dårligt det er ikke kun dårlige boliger der er tale om

ikke er i arbejde så risikerer de altså at blive sat ud af deres bolig det er den slags ting som man går ind

oprettet på et privatretligt grundlag de skulle have mulighed for selv

meget meget problematisk at staten nu får ret til at gå ind og faktisk overtage hele boligafdelinger og bestemme hvordan man skal organisere sig altså jeg vil da mene at det

på kant med grundloven og strider med hele den her tanke om ejendomsrettens ukrænkelighed det må

ondt på en venstremand hvis man lige kigger

og boligselskabernes ret og pligt faktisk

og give nogle redskaber så man kan gøre op med det

er det her faktisk ikke så skidt jeg havde da gerne set at vi havde været det foruden men vi må bare sige at

lykkedes og det er desværre flere steder hvor vi har nogle udfordringer der ikke

boligsektor hvis man gerne vil løse de

sociale problemer kriminalitetsproblemer

der er behov for at gøre noget men så er det da den støtte man skal gå ind og give

pakke

men bare er med til at gøre det sværere for folk at at klare sig så helt ærligt er der ikke et problem her med at folk i så vidt omfang vil blive sat ud af deres boliger og at man krænker

essensen er jo at rigtig mange beboere i de her områder faktisk føler sig truede og ubehageligt til mode

det fællesskab de har og så må man sige at beboerdemokratiet

nogle udfordringer i hvor mange der rent faktisk deltager i

gellerupparken

og har været i gellerupparken på

side af lovgivningen sammen med hvide danskere og brune danskere

som et socialt problem end et kulturelt problem

og så har vi områder som agervang i holbæk

finlandsparken i vejle som boner ud på beskæftigelse

tre og tyve for mange som ikke er i beskæftigelse så derfor

skal de have revet op til tres procent af deres familieboliger nederst de har fået en arkitekturpris for det smukkeste byggeri i vejle der er en årelang venteliste for at komme

hvad mener ordføreren om at de er landet på den

træffer nogle gode beslutninger men ordføreren tillader sig at kalde det her for en hård ghetto

hvad er det for et virkelighedsbillede som ordføreren tillader sig

at redningsbiler og alt muligt andet ikke kan komme ind i områderne og politiet føler sig truet

der er enkelte af de her områder der statistisk set falder ud og som alligevel har et andet indhold det er jeg fuldstændig overbevist om vi

klokken tretten og der er det herre søren egge rasmussen der er den første på talerstolen

stort flertal i i folketinget er på vej til

vedtage jeg synes at de almene boliger

set er den bedste boligform der kan man bo til leje man har ikke en udlejer som tjener på ens husleje man har et fællesskab med naboer man har et beboerdemokrati hvor man har indflydelse på huslejen og man har indflydelse på

det bliver så forstyrret af at der nu kommer et lovforslag hvor regeringen sammen med socialdemokratiet sf og dansk folkeparti vil lave fuldstændig om på det

al den her snak om parallelsamfund har sit udgangspunkt i en meget tynd rapport som som blev underkendt da den kom frem jeg synes at vi

med en lovbehandling hvor det er uklart hvad det er for nogle parallelsamfund der findes hvis de findes der bliver brugt ord

synes det er helt urimeligt at man stempler seksten boligområder som noget man kalder hårde ghettoer

jeg frygter virkelig at vi kommer ud i noget her hvor den integration som kunne være bedre i danmark bliver bombet tilbage med den her type lovforslag

vi så i en situation at man risikerer at hvis der er et flertal i folketinget der ikke kan lide beboerne så fjerner man boligerne ja der er problemer ude i de her boligområder men man hjælper jo ikke mennesker ved at rive deres bolig

derude med hensyn til beskæftigelse hvis man ser på nogle af de områder der er på listerne her

de udsatte lister hvis der var tyve mere

så nu har beboerne på et beboermøde vedtaget at man gerne vil give flyttehjælp

frem til en situation hvor man bliver tvunget til at tres procent af boligerne i den bebyggelse skulle privatiseres skulle sælges eller skulle rives

faktisk nogle gennemrenoverede boligområder hvor det er fuldstændig absurd at man begynder at tale om nedrivninger og privatiseringer vi har sjælør boulevard

igennem en renovering over fem år

beboerne måttet leve med de har sagt ja til en lidt højere husleje og hvad oplever man så

ændrer man kriterierne for

et udsat boligområde og det boligområde er kommet ned på

man så flyttet målstregen så det her boligområde er kommet på den

bor to eller tre for meget i den bebyggelse i forhold til flertallets definitioner som gør at de kan risikere at komme ud i at tres procent af boligerne skal privatiseres eller nedrives det er beboerne oprigtig bekymrede

genhuse folk og så videre det betyder faktisk noget for folk

har et hjem også når man bor i den almene sektor

altid nogle omkostninger ved det økonomisk og det er ikke sikkert at dem der har den dårligste økonomi

enhedslisten kan ikke støtte det her lovforslag og vi synes det er ærgerligt at man har haft

forceret forløb og hvor det virker som om

man ikke vil vil lytte ordentligt til

er tankevækkende at vi har bebyggelser omkring københavn kommuner omkring københavn som har meget store andele af almene boliger og hvor de ikke har nogen af deres bebyggelser som er på de her lister jeg synes også at det er beskæmmende at opleve at man har ændret på nogle kriterier og fundet på nye listetyper så der er flere boligområder

vi risikerer at de her liberalistiske ringe breder sig i vandet at man ligesom dikterer at her må ikke bo så og så mange af de mennesker vi ikke

de andre ud i andre områder og så kan vi risikere at de boligafdelinger også kommer på listerne

skulle lave planer og nedrivninger og privatiseringer

så mange andre af de store boligpolitiske

fem og tyve år vil tilslutte sig det

til fem og tyve år også vil kunne se det fornuftige i de her initiativer når det er man har fået nye spændende blandede boligområder

jeg hører meget forskelligt fra enhedslistens forskellige politikere for eksempel sagde

til mig i en radiodebat at det var i orden at rive boliger ned hvis beboerne besluttede det

vi kan aldrig nogen sinde i enhedslisten acceptere at man river boliger

ikke se det så firkantet at man bare kan sige at man overhovedet ikke skal rive

flertallet ikke lade det være op til beboerdemokratiet

lidt mærkeligt at opleve at der er kommuner der forsøger at implementere den her lovgivning inden den er vedtaget i folketinget

man gør det i odense men man må også erkende at det der er aftalt i odense med samtlige partier

forholde sig til tusind boliger som skal omkonverteres eller rives ned og man skal inddrage beboerdemokratiet i det derimod er det et problem i aarhus

har indgået en aftale og det er så uden enhedslisten

der skal rives tusind boliger ned inden den her lov er blevet vedtaget jeg synes det er helt urimeligt jeg håber det var

stille et opfølgende spørgsmål og i øvrigt i mellemtiden rose enhedslistens lokale folk fordi de går så praktisk til værks i de her situationer men spørgsmålet

mener enhedslisten at man i det hele taget bør have en liste

beboere og ser på hvad det er for en social udvikling der

og man tilpasser sin socialpolitik efter det lokalt det synes jeg er fornuftigt men det er ikke fornuftigt at man har

hård ghetto og ghetto og så ligesom udskammer nogle områder til at være

en særlig kategori uden at man i tilstrækkeligt omfang så vil hjælpe de områder

man ikke lave en effektiv beskæftigelsesindsats i de boligområder som har problemer med at der er for mange der er ledige det mangler jo fuldstændig i de her aftaler der er indgået

gå ned i de mange indholdselementer

allerede er berørt men

indgreb i grundlovssikrede rettigheder

har været fremme i i debatten

opmærksom på at rigtig mange af de ting

har som formål jo allerede sker i dag hvor et utal af helhedsplaner godkendt i byrådene igennem årene har forsøgt at tage hånd om netop de her problemer også med nedrivninger til følge nogle med succes andre med mindre succes det samlede billede af problemerne fortæller os imidlertid at kommuner og boligforeninger efter vores opfattelse har brug for endnu stærkere midler eller redskaber i den berømte værktøjskasse om man vil for at kunne komme de intensive sociale problemer

vi tror ikke på at man bare kan sige at det gælder om at få flere beskæftigelsesmæssige indsatser som vi lige har hørt det

her synes at vi gør rigtig meget i forvejen og dobler vi op på den beskæftigelsesmæssige indsats løser vi simpelt hen ikke de her problemer vi er oppe imod et helt andet normsæt end det vi normalt opererer efter i de her parallelsamfund

og der er evidens for at det betyder noget at folk med samme og ofte uhensigtsmæssige norm og adfærd adfærd bor tæt sammen

det kalder så også på ekstraordinære metoder når det er sagt

kan jeg sagtens abonnere på det seneste synspunkt fra

ikke befordrende for problemløsningerne fordi sprog kan være med til at skabe skabe virkelighed og dermed forværre det jeg vil gerne være med til at finde et andet ord men det ændrer jo ikke ved

give boligselskaberne og kommunerne så de får nogle bedre redskaber om det lykkes er der ingen der ved men denne lovgivning giver i hvert fald nogle bedre muligheder for en blandet boligform end vi har haft

hele folketinget den her intention om at vi gerne vil have blandede boligområder jeg

medføre at man kom frem til noget som var integrationsfremmende men men jeg har et indtryk af at langt de fleste ønsker at der skal være en bedre integration

skulle definere at der i nogle nogle områder kun måtte være fyrre procent almene familieboliger hvad var det for et helligt tal jeg har det svært med det når politikere på christiansborg finder hellige tal og så skal man lave lovgivning efter

godt tænke mig at høre ordføreren om

her med at finde frem til fyrre procent som et helligt tal er helt urimeligt når vi har kommuner omkring københavn hvor der er mere end halvtreds procent almene boliger og hvor ingen af de afdelinger

opnå uden at man jo reelt ved noget som helst om om det tal er det rigtige eller det forkerte men når der har været så meget statistik i

type problemer som vi kan kalde noget andet end ghettoer

jo fordi vi har brug for en eller anden håndterlig størrelse at rette vores indgreb

har det jo også været sagt flere gange i debatten blandt andet fra dansk folkepartis

uanset hvor vi sætter den grænse kommer der nogle urimeligheder

et grundvilkår når vi laver politik at vi kommer til

det afgørende er at vi skyder med nogle kanoner der har den rette størrelse og hverken

have lidt mere krudt i bøssen hvis jeg skal sige det

i forhandlingerne at vi har fundet et leje hvor rigtig mange har kunnet

er jo også en vigtig forudsætning for at vi kan rulle det ud i kommunerne og i boligforeningerne er mange partier der står bag det tror

har en meget lav kriminalitet i det område

i en positiv udvikling og så kommer der et flertal der vil vedtage

det er urimeligt at man sådan ændrer på kriterierne og så er man

inde eller ude af nogle lister det er da ikke det der er

på at tingene har virket men det ændrer jo ikke på det samlede billede det samlede billede viser os jo at vi har nogle parallelsamfund som ikke rykker sig

faktisk vi har pligt til at gøre et eller andet ved om det så hjælper hundrede procent er der dybest set ingen af os der ved men det her er bedre end

kanoner bliver bragt frem men jeg må sige at jeg i lighed med at

god idé at tæppebombe i områder hvor der bor

laver en lovgivning som man kan se allerede nu vil komme til at ramme så sindssygt mange mennesker

et meget meget voldsomt indgreb

som jeg som jeg tror vi alle sammen er enige om der skal

betyde at folk ikke har noget sted at bo

ukrænkelighed altså ikke for dem

nogle lejere ud af deres boliger så tror jeg ikke man argumenterer konstruktivt for at løse problemet

i debatten at når vi når dertil hvor det

generel regel vi har og som vi tit arbejder med i kommunerne at vi skal afveje de her hensyn mod hinanden vi mener altså at de intensive problemer

også at gå lige til kanten

er glade for at bo der og ikke synes at det er utrygt

risikerer at smadre hverdagen for for utrolig mange andre mennesker det er

er villig til at gå lige til kanten af grundloven at jeg synes det er meget vigtigt at vi holder os inden for grundloven her i forhold til at sikre folks personlige frihed

godt tænke mig at spørge ordføreren kunne man forestille sig

være lige så eventyrlysten i forhold til at udfordre grundloven når det

adgang til de frie kyster op langs nordsjælland

tror det bliver lidt svært at argumentere for at vi er inden for

danmark hvor der er nogle problemer men det er jo nogle problemer som vi skal løse i de samme boligområder bor der jo også mennesker som har en helt almindelig hverdag

fleste mennesker jo faktisk i de her boligområder

liberal alliance danmarks liberale parti at smide dem fra hus og hjem

hvornår liberal alliance synes man har en privat ejendomsret og hvornår liberal

interesse i at tale den her sag op så det bliver rigtig rigtig voldsomt

høre på jeg har fuldstændig tiltro til at man kan finde nogle lokale løsninger dem kender jeg faktisk til og

at vi ikke taler de her problemer højere op end nødvendigt er herinde i folketinget

set på begge sider og jeg har selv været inde på på nogle

og så lade de lokale få de redskaber der

man er så skør at man river nyrenoverede ting ned som det er blevet

et element i en politisk debat så man kan få noget til at se tåbeligt ud folk er som regel rimelig pragmatiske ude lokalt når de skal finde nogle løsninger og selvfølgelig

som er en grundlovssikret rettighed

det så konkret som overhovedet muligt

at regeringen som ordføreren i en eller anden grad repræsenterer skylder et svar på

det er jo ikke en måde at føre en fornuftig politisk debat på

bliver bygget rigtig mange boliger i øjeblikket der er også boliger på landet

mange der kan pege på områder hvor folk kan flytte hen det her skal jo ikke ske over night det skal ske over en lang periode men igen hvis man har interesse i at tale sagerne op

bedre i vores udsatte boligområder på syv år er andelen af dømte kriminelle i de udsatte boligområder faldet så kraftigt at det kun er to ud af to og tyve af de områder der lever op til kriminalitetskriteriet indtil vi lige begynder

så mening at i siger at vi puster tingene op når i har taget

vilkårlige kriterier som i synes er relevante at tale om det vil jeg gerne høre ordføreren om så vil jeg gerne høre ordføreren

kommer til at ske at nyrenoverede boliger bliver revet ned er det en garanti som

giver os nu at ordføreren trækker partiets mandater

at man lokalt finder nogle løsninger hvor man selvfølgelig ikke river nyrenoverede boliger nederst hvorfor skulle man dog gøre det

den peger på en bestemt løsning der er jo netop lagt op til at man lokalt kan finde alternative løsninger

er det det der er svaret fra alternativet at gøre ingenting fordi man har fundet nogle kriminalitetstal der falder men der er jo altså mange andre sociale kriterier som er afgørende jeg siger bare at vi da ikke kan blive ved at se på at vi har ét samfund ét sted og så har nogle

og alt mulig anden dårligdom det koster altså

også andre udfordringer okay men der er flere unge der får en uddannelse

det er rigtigt at problemer men det er jo ikke proportionelt med den lovgivning der bliver lagt op til her

der er tanks for at komme ind i de her boligområder vi kan

scenario med den her lovgivning er at det er tres procent af den almene boligmasse der skal rives ned fordi i finder på fem kriterier er det fair er det proportionelt

selvfølgelig finder man lokale løsninger hvor det giver mening

boligerne hvor hvor man gør noget det ene sted og

andet det andet sted alt afhængigt af selvfølgelig også hvad man har investeret og

lige det lokale sted vi sidder ikke her og dikterer at tres procent skal rives

vi har fået gjort meget klart nu er jo at liberal alliances holdning til den private ejendomsret er sådan at

betyder den ikke noget vi har et lovforslag her

er ekspropriation i grundlovens forstand

på den private ejendomsret som liberal alliance

ikke det principielle som man ellers går og siger hvorfor vil liberal alliance så ikke være med til at give kommunerne anvisningsret til det private udlejningsbyggeri

man vil gerne pille ved ejendomsretten ude i de almene boligselskaber men man vil ikke være med til at hjælpe med at finde boliger ved at gå ind og og sikre anvisningsret til det private udlejningsbyggeri er det andet end

af landet som har været uløselige gennem mange år

vi så dermed giver kommunerne og boligselskaberne nogle nye redskaber jeg sagde også i min tale at det ikke er sikkert at det virker det ved vi jo dybest set ikke men det er i hvert fald

vurderinger omkring ekspropriation der må jeg bare sige at hvis rigtig mange føler sig utrygge og

man har et samfundsproblem så kan man også argumentere for at almenvellets interesse

af et sådant omfang at det er muligt

at komme over den der fine grænse som jo altid skal fortolkes i forhold til grundlovens bestemmelser

overtrædelse af

nu alligevel er i gang med at bryde den private ejendomsret ved at give kommunerne anvisningsret til private lejeboliger så mennesker kunne komme ind i nogle af de områder der i dag er omvendte ghettoer om man så må sige men det vil liberal alliance selvfølgelig være med til for det er jo de private

er det så som så med ejendomsretten jeg synes bare vi skal

liberal alliance stemmer for et forslag der angriber demokratiske boligforeningers private ejendomsret

almennyttig vægt som gør at man kan gå ind og diskutere de her ting

jo ikke den bestemte ejerform

og opvokset i og omkring gellerup nu står jeg her som medlem af folketinget

og jeg er utrolig bekymret for det danmark vi er ved at skabe jeg har været på begge sider

i min tid i gellerupparken

og tænk jer unge mennesker deroppe jeg har prøvet at føle mig som en

var ikke stigmatiserende retorik og at kalde de her områder for ghettoer det var ikke at ekskludere folk

det var ikke at have dogmatiske lister og kriterier der bare er trukket op

det var igennem anerkendelse og følelsen af ligeværdighed i det samfund jeg

med resten og på lige fod med de borgere jeg mødte det var min vej til folketinget frihed frisind ligestilling retssikkerhed at alle er lige for loven at alle er lige meget værd disse demokratiske værdier bliver udsultet med den her parallelsamfundspakke helt overordnet set er det dybt problematisk at regeringen dansk folkeparti socialdemokratiet og sf vedholdende insisterer på

her boligområder som ghettoer jeg er glad for at i hvert fald liberal alliances ordfører gerne vil finde et andet begreb som det eneste land i verden som jeg kender til statssanktionerer vi

her bestemte områder og så skaber vi

modborgere og ikke medborgere jeg står her og er vidne til at vi forskelsbehandler negativt at vi tror at vi kan løse problemerne med straf med hetz med tvang

det største problem vi har i vores samfund

nogle der klarer sig dårligt for dem skal vi ikke hjælpe vi gør ingenting vi har set en masse gode tal og ja der er masser eller noget at gøre endnu

ikke de største problemer samfund vi har et klima vi har stressepidemier vi har et beskæftigelsessystem vi har unge mennesker og deres stress og deres uddannelse en folkeskole der er i knæ som også spiller ind i de her samfundsudfordringer

parallelsamfundspakken er jo nødt til at blive målt op mod al den anden politik vi laver fordi vores land hænger sammen

vi skabte den almene boligsektor det var fordi der var nogle der havde svært ved at kunne betale de

en lang række boligområder som egentlig klarer sig rigtig godt

men som er på den hårde liste

på høje tid at den venlige revolution den civile ulydighed og modstanden mod status quo bliver forenet på tværs af land og by forenet på tværs af hudfarve for at skabe lighed og meningsfulde liv for alle uanset hvor man bor i landet og jeg hilser den modstand der er ved at vokse op og ud velkommen bliv ved bliv ved

central for den enkeltes mulighed for at kunne leve en værdig og tryg tilværelse

beskyttet i en lang række menneskeretlige konventioner

hvad gør vi ikke i forvejen vi gør rigtig meget

det udspil taler om at vi skal fastholde de ressourcestærke der er i områderne omvendt fleksibel udlejning sørge for at dem der faktisk er mønsterbrydere dem der finder et job dem der finder uddannelse kan blive ved med at bo der

vi taler om at løfte kvaliteten i daginstitutioner

tvinge børn i daginstitution vi taler om at satse på gode klubber og væresteder vi taler om mere idræt og kultur vi taler om mere politi vi taler om en masse ting som er langt mindre ressourcetunge end at tage ti milliard

og tvinge dem til et formål ud fra nogle kriterier som kunne have været anderledes og

bliver skruet på efter forgodtbefindende

der er forskellige sociale grupper repræsenteret i hvert boligområde man møder hinanden på kryds og tværs

elever som har det ringeste udgangspunkt kan blive hjulpet

tænke mig at høre ordføreren deler alternativet den grundlæggende ambition at sikre at

blandede boligområder blandede byer at man møder hinanden på kryds og tværs

samlet alle dem der har svært og i nogle andre bydele

det er jo for at hjælpe folk videre og det er derfor vi peger på omvendt fleksibel udlejning så

nogle af alle de mønsterbrydere der også er så de ikke bare fraflytter de områder hver gang der er lidt succes eller der er lidt udvikling det ved vi også kan være med til at skabe de her blandede områder og ændre de statistikker som i så har ment

nogle gange er meget godt at komme væk fra ordets verden altså semantikkens verden og så kigge mere på de konkrete forandringer

fleksibel udlejning jeg er ikke helt

men hvad vil alternativet helt konkret gøre

hvis man deler ambitionen deler at

den problemstilling med os hvad vil man så gøre for at skabe blandede boligområder for eksempel i vollsmose eller i tingbjerg

der er til de her områder vi har ssp medlemmer af politiet og sociale styrelser som har negative forventninger som

ikke at kunne bryde de her mønstre vi vil gerne genoprette nærpolitistationerne vi vil gerne have mentorstøtte til unge kriminelle vi

beskæftigelse til risikogrupperne vi vil gerne løfte boligområderne

de skal selvfølgelig have medinddragelse i

som som skaber udviklingen nedefra i de her områder

som jeg så kan sende til ordføreren i

man kalder disse områder ghettoområder på trods af at

i tyskland som man kunne betragte som ghettoer

set meget enig i at det ikke er den type sprogbrug

en første behandling og jeg håber at vi kan få luget ud i det

håber meget at vi kan gøre noget mellem første og andenbehandlingen men måske kunne ordføreren folde det lidt ud hvad kan beboerne gøre i den her proces vi har nu

det er igennem civil ulydighed demonstrationer eller hvad det er så

eller om det er gennem brugen af de her tal eller mangel på samme som vi har fået jeg mener heller ikke at

regeringen reelt har undersøgt om de mennesker

der bor i de her tolv hårdeste områder der nu er blevet defineret det er jo ikke sådan det hænger sammen

jeg er rigtig rigtig ærgerlig så har

som vi også kunne fokusere på som en bredere referenceramme end bare de her kriterier som er

at der ikke er en overrepræsentation

minoritetsdanske piger som faktisk ligger højere på karakterskalaen

ikke at vi har mange flere

drenge i uddannelsessystemet end vi har haft tidligere mener ordføreren ikke at det går bedre er det alt sammen bare skidt jeg er nødt til lige at få en præcisering inden jeg inden jeg svarer på

på syv år er andelen af dømte kriminelle i de her udsatte boligområder faldet så kraftigt at der i dag kun er to af dem to af de her udsatte boligområder der lever op til kriminalitetskriteriet før i justerede

den statistik jeg står med så det er jo ikke rigtigt at sige at der ikke sker noget der sker en masse initiativer positiv udvikling og det er den vi mener at vi skal udvikle og styrke frem for at stigmatisere marginalisere yderligere og fratage folk

der er kommuner der ikke selv kan løfte alt vi vil gerne bistå fra statens side selvfølgelig men ikke på denne måde ghettostemplet er ikke godt jeg har som flere af de tidligere ordførere store problemer med den stigmatisering der ligger i sprogbruget og det er for mig at se arbitrære grænser

sat op for hvornår et område er en ghetto den yderste konsekvens af forslaget kan være at man nedriver gode boliger

i maj måned med henblik på at bekæmpe parallelsamfund i danmark der skal herske lov og orden alle steder i danmark det skal være normen at børn lærer dansk i danmark

områder i danmark hvor normen er at være på offentlig forsørgelse i alt for mange år er der ikke blevet taget ordentlig hånd om de udfordringer

boligområder lider under det gør vi nu

sikrer vi at den sidste ghetto i danmark er afviklet i

tredive vi får åbnet op i de udsatte boligområder så områderne bliver mere sammenhængende med det omkringliggende samfund og der skabes en mere blandet beboersammensætning så ingen børn vokser op i områder hvor det ikke er normen at

der tales dansk eller hvor det ikke er normen at man er en del af arbejdsmarkedet jeg har et oprigtigt ønske om en fremtid hvor det ikke er et dem og os men kun et os her i danmark det må være ambitionen det kræver at man accepterer at man skal leve efter danske værdier og tale dansk

et sammenhængende samfund hvor vi har indelukkede enklaver hvor der er parallelsamfund til det danske

glad for at vi nu tager fat om at få løst problemerne

man i alt for mange år i misforstået godhed har ladet stå til

vil takke os særlig dem som havde udsigt til at vokse op i et område hvor fremtidsudsigterne på for eksempel uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet ikke ville være særlig gode eller hvor risikoen for at ende i kriminalitet ville være væsentlig højere end i det omkringliggende samfund det er de børn som vi giver langt bedre forudsætninger for at klare sig godt i fremtiden ikke som nydanskere men bare som danskere derfor får boligselskaberne nu

i ghettoområder bliver straffet hårdt beboere på overførselsindkomst vil ikke kunne flytte ind alt sammen

op og få skabt en mere blandet beboersammensætning men flytter problemerne så ikke bare er der nogle der måske spørger

summen af kriminalitet og summen af sociale problemer

det er faktisk netop sådan at koncentrationen

er selvforstærkende og skaber en negativ spiral derfor er løsningen

det vil i sig selv løse en hel del af problemerne

også derfor at der med den her aftale bliver tilført store ressourcer så vi blandt andet får styrket indsatsen omkring børnene og sikrer dem en god start på livet jeg synes at der er rigtig mange gode initiativer

i de samme områder og det er godt at vi har blandede byer og boligområder

det er alle enige om det vi diskuterer er de redskaber som regeringen vil bruge herunder det konservative folkeparti nemlig at man med statsmagten og med trusler om ekspropriation vil sætte folk ud af deres barndomshjem

den her sal rigtig mange gange når vi har diskuteret boligejernes situation sammen med det konservative folkeparti og jeg har ofte været enig

grundskylden som steg hurtigere end folks indkomst jeg kan ikke sige hvor mange gange jeg har hørt den her meget meget bekymrede og nærmest

fremstilling af familier der måske bliver tvunget ud af deres bolig fordi skatterne steg hvor er den omsorg hvor er det hensyn hvor er den forståelse for det indgreb i menneskers liv nu hvor det gælder lejerne i vores demokratiske almene

rigtig svær start på livet netop fordi de vokser op i et område med massive problemer

det er derfor vi fortsat ser at der er problemer rigtig mange steder konkret er der

på den her liste som nu skal lave en helhedsplan for hvordan de vil afvikle området eller omdanne området sådan

de kan komme til at ligne det omkringliggende samfund bedre det er en god vej at gå der er lang tid til at lave en fornuftig plan til at få ændret og få åbnet op for

det kommer til at ligne det omkringliggende samfund og vi får den blandede beboersammensætning men der er behov for nogle nye redskaber og det er det vi giver mulighed for nu

mulighed for ekspropriation ja

set ikke noget for det konservative folkeparti

de har ikke samme ret som dem der bor i ejerbolig eller andelsbolig

hensynet til de mennesker som skal sættes ud af deres bolig

ikke et tilbud som ordføreren siger det her er tvang det her er tvang med statsmagtens voldsmonopol bag sig basically og det kommer til at betyde at familier bliver tvunget ud af deres barndomshjem

vi har ladet stå til i alt for mange år nu giver vi nogle redskaber så vi én gang for alle får gjort noget ved problemet

er faktisk sikker på at kommende generationer især de børn som ellers havde udsigt til at vokse op i

bare sige at hvis man ser på de lister i her har lavet og ser på de

sjælør boulevard hvor i så har ændret på kriterierne

lovgivning med tilbagevirkende kraft vi har i årevis haft nogle kriterier om hvor meget der skulle til i kriminalitet for at man var på de her lister så fordi samfundets kriminalitet i

den der bliver opdaget er faldende

flyttet målstregen og det betyder så at det velrenoverede

fordi der er to eller tre for meget der har været kriminelle

hvordan kan man straffe et boligområde så hårdt bare fordi der bor to personer der er blevet dømt er det så rimeligt at man skal komme i en situation hvor man skal ind i en afvikling af tres procent af de almene boliger i det område

på listen i årevis og det er noget der

proportionerne på plads for nu får enhedslisten det til at lyde som om vi bare er efter alle lejere i landet

er en meget meget lille del af de almene boligselskaber men det er lige præcis den lille del hvor der har været problemer i årevis det er dem som har stået på ghettolisten i årevis og det skal vi have gjort op med

behov for nogle nye værktøjer og det er de muligheder vi giver

er også behov for en ultimativ deadline og det er det vi giver nu så vi er helt sikre på at i to tredive

bruger gamle data når man skal lave listen

baserer den sig ikke på to tusind og atten tal men på to tusind og sytten tal

sige at den indsats man måske er i gang med at lave nu

målt ud fra gamle tal så derfor laver man noget som er lovgivning baseret på gamle tal

den her sag om at vi ikke skal gøre en indsats her hvor der er nogle særlig udsatte grupper i det danske samfund nogle som faktisk bliver fastholdt i en udsat position netop fordi de bor i et område hvor man har sværere

bryde den sociale arv og det er faktisk det som vi nu giver nogle redskaber til

bare minde om at det er de områder hvor der bliver sat ild til skraldespande hvor der bliver kastet sten efter ambulancer og brandvæsen når de kommer derud jeg synes måske bare at vi skal have proportionerne på plads og sige det er en målrettet indsats mod netop de steder hvor der er de allerstørste udfordringer

molotowcocktails eller forfølger ambulancerne

som ikke er i arbejde er det proportionalt i forhold til det drastiske indgreb

i et af områderne er seks og tyve der gør at man er tæt på grænsen altså

jo ikke kun ét kriterie man skal leve op til her

flere kriterier og man skal have været på listen i årevis for overhovedet at komme

at problematisere de her helhedsplaner hele tiden

det modsatte det er faktisk nogle områder

kunne styrke indsatsen over for nogle af de mest udsatte borgere i danmark nogle

havde udsigt til at få en svær start på livet de får faktisk nu bedre muligheder fordi vi får ryddet op og fordi vi får lavet

bedre muligheder for for et bedre liv

er jo stadig væk en million borgere i den almene sektor der er tolv på listen det er vollsmose og gellerup der eksempelvis slår ud på kriminalitet resten er

bor i et samfund parallelt til det danske hvor det ikke er normen at man ser folk gå på arbejde hvor det ikke er normen

sociale arv end hvis man bor i et helt almindeligt

andre forbillede end nogle af dem som måske har begået kriminalitet eller som ikke går på arbejde

åbnet op for de områder det er det der gør at de børn vil få en bedre start på livet vil få bedre mulighed for at klare sig godt i fremtiden

at summen af kriminalitet er konstant

netop ved at få en blandet beboersammensætning kommer det til at ligne det omkringliggende

stadig væk en kæmpestor udfordring man står over for at rigtig mange også børnefamilier står til

gøre for at de her børn så kan få et

der er mange af de her børns forældre som har svært

husleje og især i de større byer er det svært at få en billig bolig

kommunerne også får mulighed for at anvise nogle af de

nogle af de private udlejere til også at tage et socialt ansvar for at

de her børn kan komme til at vokse op

de bedst mulige kår vil konservative være med til det

omkring tolv år til at føre ud i livet

som i højere grad afspejler det danske samfund som helhed hvis man går ind og kigger konkret på de her områder og følger den normale til og fraflytningsprofil

kunne genhuses ad fuldstændig naturlig vej

områder som man opfatter som socialt

man også fra konservativ side vil være villig til at se på hvordan vi får boligmassen blandet i nogle af de områder som er mere velstillede vil man være med til at give kommunerne anvisningsret

og den skal man selvfølgelig kunne lave lokalt ud fra fra de forudsætninger der nu er

de forskellige steder men jeg må bare minde om at alene det at vi gør at

selv betyde at udskiftningen vil ske ret naturligt

en ekstra indsats for og der er jo også nogle ting i aftalen som

blive rykket frem på ventelister og så videre så jeg er overbevist om at

set en bekymrende udvikling som i virkeligheden burde gøre enhver socialist bekymret nemlig en opdeling af den måde vi bor på den måde vi går i skole på den måde vi lever på

været sådan at de absolut rigeste ikke nødvendigvis flettede fingre med de allerfattigste

var folk fra de fleste lag og baggrunde i klasserne og at mit kvarter bestod af en broget flok mennesker den sammenhængskraft har vi sat over styr ved at forvise de mest udsatte og mange af vores nye medborgere fra fjerne egne til de samme boligblokke i takt med at vi koncentrerede de mennesker på de samme steder flyttede bedsteborgerskabet deres børn fra områderne fra institutionerne og sendte dem i privatskoler og flyttede måske til sidst også selv som resultat

opdelt det kan ikke være meningen og derfor støtter sf også boligaftalen

set de her ting ske men nægtet at handle på dem fordi det var nemmere at tale om hvad der ikke kan lade sig gøre end det modsatte for at iværksætte de tiltag som boligaftalen giver mulighed for

det nødvendigt at opstille nogle kriterier for hvilke boligområder aftalen gælder for de vil aldrig blive perfekte uanset hvor grænsen sættes vil nogle falde lige under mens andre vil være lige over

en samling af de allervigtigste kriterier for

kriminalitet uddannelse og ja også etnicitet for selvfølgelig skal vi ikke bo opdelt

over angrebene på lige præcis det kriterie er der virkelig nogen af mine kolleger som synes det er helt fint at vi bor opdelt efter hudfarve sf kan støtte forslaget men bemærker selvfølgelig også at der er en række aktører der har indvendinger mod konkrete kriteriers udmøntning i praksis det gælder eksempelvis bls anførelse af at indkomstkriterierne

bør beregnes på basis af landsgennemsnittet snarere end regionalt

eksempelvis københavn ikke rammes

overdreven grad det er indsigelser som jeg regner med at vi i sf får mulighed for at drøfte i udvalgsarbejdet ligesom

drøfte de forslag som boligforeningerne og kommunerne i fællesskab skal udarbejde med henblik på

er gået med i det her for jeg tror det vil komme til at ramme

rigtig mange af de mennesker som har det allersværest jeg er helt enig i

samarbejder vi jo til daglig om

end det her som jeg også opfatter som et meget meget voldsomt

at kommunen simpelt hen får en dårligere adgang til at anvise mennesker på kontanthjælp på uddannelseshjælp

i de her områder som er udpeget til at være ghettoområder

i de her boligforeninger heller ikke være

sf have kommunerne skal kunne finde

boliger til de her mennesker der jo ligesom alle mulige andre også

end det som aftalen ender med så lige så skuffet enhedslisten er over at sf stadig væk er en del af aftalen og dermed også har indflydelse på hvordan det her skal udvikle sig lige så skuffet er jeg over

jeg tror faktisk vi kunne have lavet rigtig meget god almen boligpolitik sammen

enlig mor med to små børn ville jeg så synes det var rigtig fedt at blive boliganvist til et område hvor alle andre

jeg synes det var fedt at mine børn skulle gå i en skole hvor alle børnene var tosprogede

nej det synes jeg ikke var fedt lige så lidt fedt

at hendes barn skulle have gået i børnehaven med de hvide børn

hun ikke få lov til jeg vil gerne give den kvinde muligheden for at hendes barn også kan gå i børnehave sammen

lovgivning jeg tror tværtimod at folk simpelt hen ikke kommer til at kunne finde et sted at bo altså at de bliver presset ud af de her boligområder og at de ikke vil have den mulighed for at få en anden bolig og det jeg synes er det helt store problem her er at man lader nogle mennesker i stikken og at jeg heller ikke oplever at sf har et klart svar på hvor

det synes jeg er meget bekymrende

der bliver konsekvensen er jo privatiseringer og nedrivninger så kunne vi ikke frygte at den almene boligsektor vil blive svagere og svagere

boligsektor alt for ringe alt for længe og vi har faktisk en ambition om at bruge aftalen til også at løfte den almene boligsektor det er derfor der er indskrevet i aftalen at vi har mulighed for at at man giver den almene boligsektor mulighed for

udstykker til almene boliger boliger i de områder hvor man udstykker nye grunde

er det og med det indhold der var var ville vi heller ikke have indgået aftalen

sf forsvarer det hele og er med i aftalen

opfordre sfs ordfører til at tage imod invitationen ude fra sjælør boulevard den gruppe pensionister der mødes en gang om måneden og som er temmelig bekymrede for

den her lov kan medføre for det er jo et område som

set er kommet af listen og som har renoveret deres boliger beboerne har sagt ja til at flytte ind i nyrenoverede boliger selv om huslejen

haft indflydelse på det hele så kommer sf og regeringen og ændrer de her kriterier sådan at de igen kommer på listen og kommer de ikke af den liste så kommer de i den situation at de skal privatisere eller nedrive eller konvertere en masse af deres boliger og det er ikke deres ønske de har

at vi blev ved med at have indflydelse på hvordan udviklingen skulle være det betyder også at vi allerede har set de første eksempler på at man gerne ville sætte nogle andre streger end

der lige er blevet sat i første omgang og det bliver der så også kigget på jeg tror faktisk

de respektive boligorganisationer får sat sig til forhandlingsbordet og får snakket sig frem til hvad det kunne være for nogle løsninger så kommer vi også til igen at drøfte om der skal indgås kompromiser undervejs

hvert fald sfs ambition at de aftaler der skal laves på de her forholdsvis få områder trods alt skal laves på en måde sådan

boligorganisationerne og kommunerne bliver enige og også kan se sig selv i de løsninger der skal være

både boligorganisationerne og kommunerne jo også synes at der er nogle problemer som reelt skal løses faktisk har der været pænt meget run på

over halvtreds procent med ikkevestlig baggrund så kan man altså være på de her lister når man ser på hvor mange der har dansk statsborgerskab af de her mennesker

i de her lister vi har jo at gøre med nogle områder hvor der bor mere end fem og halvfjerds

som har et dansk statsborgerskab og dem der ikke har det har det måske ikke

gjort det meget svært at få det

ikke se at det er et problem at man i så høj grad i det her arbejde

boligområder når man ender med at have en skole hvor stort set alle børn er tosprogede og hvor rigtig mange børn

jeg at vi har et fælles problem jeg vil rigtig gerne have blandede boligområder jeg vil rigtig gerne have blandede skoler og det vil jeg fordi det er godt for børn med anden etnisk baggrund

tror faktisk at nogle af de her hadefulde retoriker som jeg tror at enhedslisten også

nabolag fordi jeg tror at det er sundt for os

at vi lærer hinanden at kende på en anden måde der tror jeg faktisk at integrationen lykkes der bliver de etniske danskere klogere ligesom

modvirke den her forfærdelige lov hun siger sådan her

den almene boligsektor og den kooperative model den bygger på er noget af

i dag er det boligforeningerne der ejer boligerne og det er igennem beboerdemokratiet at man tager beslutninger om hvad der skal ske med dem og nu griber politikerne så ind på baggrund af kriterier der er hundrede procent politisk bestemt den tryghed jeg altid har følt ved at vide at der altid vil være et sted hvor jeg har råd til at bo at ingen kan smide mig ud af min bolig

det fordi jeg godt kan blive tvivl om om sf er klar over hvor alvorligt et angreb

den almene boligsektor som man er i gang med den almene boligsektor er noget der er skabt som et af arbejderbevægelsens allervigtigste resultater civilsamfundets vigtigste resultater i sidste århundrede boliger som var til at betale for almindelige lønmodtagere og som oven i købet var en demokratisk struktur hvor beboerne i afdelingerne selv bestemte hvordan man for eksempel ville indrette sig

det man oplever nu er altså at politikerne herinde på christiansborg med sfs deltagelse kommer og tromler hen over det beboerdemokrati og den

og de principper som den almene boligsektor

at den almene boligsektor altså boligforeningerne og kommunerne skal sætte sig ned og blive enige om hvad den gode løsning

og det indebærer også at man inkluderer beboerdemokratiet jeg kan godt blive en lille smule bekymret over om vi i virkeligheden

sætter kikkerten for det blinde øje eller om enhedslisten måske vælger at sætte kikkerten for det blinde øje og undgår at lytte til de borgere som faktisk stemmer med fødderne lige nu det kunne for eksempel være det tyrkiske ægtepar i skovgårdsparken som som gav udtryk for at de faktisk gerne ville flytte et andet sted hen for deres børns skyld ikke fordi de ikke kunne lide at bo der men fordi de gerne ville at deres børn skulle vokse op sammen med etnisk danske børn også ikke udelukkende men også den mulighed vil jeg rigtig rigtig gerne

at det her handler om at kommunen og boligforeningerne skal sætte sig ned og blive enige og at beboerdemokratierne skal inddrages ja men i den form for forhandling der foregår hvor man har en stor kølle omme på ryggen

så kommer ekspropriationsminister ole birk olesen med bulldozeren

dialog det er jo en krænkelse

lige være et øjeblik jeg tror på at vi lykkes med at have de her dialoger på tværs og jeg tror på at rigtig mange boligorganisationer og kommuner faktisk også tænker at

påtage sig ansvaret for at løse på den bedst mulig måde i forhold til hvad der nu er af lokale udfordringer det er det er givet mulighed for med aftalen

nogle præciseringer af kriterierne hvis jeg må sige det

beregnet til at sikre at vi er enige om

at de er der

som gør at der er ulighed socioøkonomisk på boligmarkedet

jo nogle af de ting nogle af de uligheder som den almene sektor skulle gøre op med så så hvorfor er det at vi bruger værktøjer der hedder tvang der hedder hetz der hedder problematisering og stigmatisering i sprogbrug og i politiske tiltag i stedet

at tale inklusion

set nødt til at påtage os et ansvar for den strukturelle problemstilling som vi selv har skabt ved at vi byggede almensektoren på den ene side af gaden og den private sektor på den anden side af gaden hvilket betød at det område som

tilsyneladende selv er vokset op i endte med at have fire skoler hvoraf de to af skolerne hørte til parcelhusene og de to andre skoler hørte til blokkene det samfund var en fejl og det synes jeg faktisk vi har et fælles ansvar for at rette op på for sfs vedkommende er det her ikke det eneste boligpolitiske tiltag i forhold til den almene boligsektor

faktisk adskillige forslag i rygsækken lige nu som vi sidder og arbejder på

rigtig god mulighed for netop at prioritere den almene boligsektor

den ene og den anden side af salen det synes jeg

vi har et ansvar for at påtage os

børnehaver så du må ikke få dit barn i den nærliggende børnehave men hvis du som hvid dansker etnisk dansker får et tilbud så

giver dem en out og siger jamen du behøver for resten heller ikke gå hen til

minoritetsdanskerne og være hos dem hvorfor er det ikke lige for loven

at vores børn skal gå i blandede skoler

pædagogmedhjælper i i børnehaven som havde lyst til

det gav dem noget kulturel viden men hvis ikke der havde boet den her familie som også kunne gå i børnehave med mine børn

ikke fået den her oplevelse med hinanden og

at kvinden fra interkulturelt center på nørrebro har en pointe når hun siger jeg vil også have de her muligheder som de etnisk danske børn har

mit barn skal have de samme muligheder som de etnisk danske børn har det er hendes opfattelse

kvindecenter som ordføreren snakker om

på er hvor skal de her mennesker så

indflydelse på hvordan den ligesom skal komme ud at gå i virkeligheden

som bliver ramt af den her aftale og det her lovforslag

forrang for de borgere som i dag har muligheden for selv at vælge hvor de gerne vil bo nemlig dem der ikke skal anvises en bolig

kommet til at indrette samfundet på en måde så vi anviser mennesker boliger i nogle ganske bestemte områder og det er altså ikke altid de billigste områder vil jeg gerne sige

kommunerne har fået anvisningsret til fordi borgerne så kunne få noget boligtilskud ved samme lejlighed jeg skal ikke blande mig i at det er sådan man tilfældigvis har gjort det men jeg vil rigtig gerne have at nogle af de borgere som i dag bliver anvist til eksempelvis gellerupparken i aarhus som jeg kender lidt bedre end københavn

også får muligheden for at få anvist en lejlighed på trøjborg

og det betyder faktisk at jeg også anerkender at nogle af de her borgere skal foran i køen i forhold til andre borgere som ellers har ønsket sig at få en billig lejlighed på trøjborg

anvises til nogle ejerlejligheder som de ikke har råd til det er heller ikke en mulighed i dag eller

skal de stille sig i kø til en andelslejlighed og

rigtig dyre fordi boligpriserne er fuldstændig skudt i vejret

at man bliver anvist til en bolig som man rent faktisk

som jeg synes at det her lovforslag gør en lille smule op med altså

ud fra at alle mennesker kan stille sig i kø til at få en rigtig dyr lejlighed i københavn

flere ordførere også har været inde på

kan søge om bolig og komme til at bo og det er faktisk årsagen til at vi ligesom bliver ved med at fastholde borgere med

sociale belastninger i det samme boligområde og

at vi kommer til at se rigtig mange kommuner stå i kø for at sige at nu skal der gøres noget for at give mulighed for at bygge mere alment

regeringen fremlagde den første marts to tusind og atten udspillet et danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i to tusind og tredive på grundlag af udspillet har regeringen indgået aftaler med

og om forbud mod indflytning i de hårdeste ghettoområder for ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet aftaleparterne er enige om at der ikke skal være ghettoer i danmark i to tusind og tredive og dette lovforslag lægger fundamentet for at vi kommer ghettoerne i danmark til livs en gang for

gerne benytte lejligheden til også her fra talerstolen at takke partierne bag aftalen for deres konstruktive tilgang og det gode samarbejde vi har haft og forhåbentlig også vil have fremadrettet om dette område vi tager fat

tilknytning til arbejdsmarkedet kriminalitet uddannelse og indkomstforhold et udsat boligområde foreslås afgrænset til boligområder hvor mindst to af de fire kriterier er opfyldt

forstås med forslaget et udsat boligområde hvor

andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande overstiger halvtreds procent endelig foreslås en ny kategori

som er boligområder som de seneste fire år har været på ghettolisten der foreslås i den forbindelse en overgangsordning

tyve vil et boligområde således skulle have været på ghettolisten de seneste fem år for at blive karakteriseret som et hårdt ghettoområde overgangsordningen vil give de lokale aktører mulighed for at gennemføre en ekstra indsats og det giver mulighed for at de initiativer der allerede er i gang i en række boligområder kan nå at få en effekt som afspejles i de statistiske data

lovforslaget indeholder initiativer der har til formål at forebygge at der opstår nye udsatte boligområder der kan udvikle sig til ghettoområder der er behov for at ændre beboersammensætningen i de udsatte boligområder som er kendetegnet ved at en høj andel af beboerne er uden for arbejdsmarkedet

stor andel af beboerne har oprindelse i ikkevestlige lande i dag må kommunerne ikke anvise boligsøgende til ghettoområder eller områder med mange arbejdsløse hvis de er dømt for kriminalitet er blevet sat ud af deres bolig på grund af husordensovertrædelser eller

med lovforslaget kommer det til at gælde i alle udsatte boligområder ligesom kommunerne fremover heller ikke må anvise boligsøgende på overførselsindkomst til en ledig bolig i disse boligområder desuden gøres det obligatorisk for kommunerne at bruge reglerne om fleksibel udlejning i udsatte boligområder sådan at boligsøgende der er i arbejde eller under uddannelse kommer forrest i køen til en bolig desuden må boligsøgende på kontanthjælp integrationsydelse eller uddannelseshjælp ikke flytte ind i en hård ghetto derudover kan salg af almene boliger bidrage til at ændre beboersammensætningen i et alment boligområde for at gøre boligerne i de udsatte boligområder mere salgbare foreslås det at give boligorganisationerne mulighed for at opsige lejerne i forbindelse med salg af boligerne til private

et helt boligområde det skal derfor være lettere at udsætte lejere der har begået alvorlig kriminalitet det samme gælder i tilfælde hvor medlemmer af en lejers husstand er dømt for den slags kriminalitet der foreslås derfor en ny ophævelsesgrund således at et lejeforhold vil kunne ophæves i tilfælde hvor lejere eller medlemmer af lejers husstand er straffet med en ubetinget fængselsstraf for utryghedsskabende kriminalitet betingelsen er at kriminaliteten er begået inden for en

fra den ejendom hvor den pågældende bor det drejer sig eksempel om groft hærværk indbrudstyveri vold trusler afpresning røveri brandstiftelse voldtægt og drab

og vilkårene for overtagelsen så vil jeg gerne endnu en gang takke for

jeg ved slet ikke hvor den inspiration til at kunne gå så

over for at hvis boligforeningerne ikke vil makke ret

statslig overtagelse af boliger det er jo ren ekspropriation er det ikke det vi skal kalde det

statslig ekspropriation af almene boliger

ejet af staten eller kommunen ej heller regionen

private foreninger det der er det særlige ved de almene boligorganisationer

den offentlige støtte har de fået for at løse sociale problemer vi konstaterer at i nogle boligafdelinger et absolut lille mindretal af boligafdelingerne løser man ikke sociale problemer der skaber man sociale problemer dermed lever man ikke op til den usagte kontrakt der ligger til grund for at man har fået massiv offentlig støtte nemlig at man skal løse sociale problemer derfor føler vi os berettiget til at gå ind og sørge for at områderne bliver lavet om sådan at de offentlige midler der er investeret i området kan bruges til det der var formålet med dem nemlig at løse problemer problemer

ned i hvad det egentlig er for et boligsocialt arbejde og hvad det

at der faktisk er boligområder som hjælper folk til

problematiserer man at regeringen og et flertal i folketinget ønsker at gøre lignende tiltag i andre boligområder med de samme problemer som gellerupplanen har haft

nu må enhedslisten jo beslutte sig synes enhedslisten at det er fuldstændig uproblematisk at man har store boligområder hvor der er hundrede procent almene boliger der opsamler en stor andel af borgere med sociale problemer hvis enhedslisten synes det er uproblematisk hvorfor synes enhedslisten så det er godt at gellerupplanen gør noget ved de problemer der

der har besluttet hvad de ønsker at gøre i det her tilfælde kommer en påstået liberal minister med truslen om ekspropriation og i sidste ende når vi snakker den hårde ghettoliste nedrivning af hele boligkarreer eller salg af dem til nogle private investorer eller hvor det er ministeren mener

det her skal sælges hen det er jo grundlæggende

de her områder har da om nogen påtaget sig et kæmpe ansvar

efter man har tørret problemer af på dem problemet er at der ikke er andre steder hvor mennesker som for eksempel er ramt af ledighed

sygdom kan betale en bolig man kan ikke bare lige få en ting anerkendt så det

statsmagten til at overtage en privat boligforening og jævne

om at der slet ikke er noget behov for at gøre noget derude

jeg påpeger at man i gellerupplanen gør nogle af de ting som vi ønsker at gøre andre steder men der har herre pelle dragsted så ret i gellerupplanen er man gået

vi vil gerne gøre det flere steder også de steder hvor beboerne ikke ønsker at være med det er korrekt

efterstræbelsesværdig og bør bruges andre steder man kan ikke på den ene side sige at der slet ikke er nogen problemer i de her områder og så på på den anden side sige at det som man gør i gellerupplanen ad frivillighedens vej

fordi vi har et boligmarked hvor det er rigtig svært at placere de her mennesker andre steder

fuldstændig vanvittig udvikling i boligpriserne i de store byer

giver ministeren og folketinget retten til at gå ud og kyle familier ud af deres barndomshjem bruge statsmagten benhårdt til at ekspropriere deres boliger

at det kommer for dagens lys at det skulle være en boligminister fra liberal alliance der stod i spidsen for det

som om man har indset at der er kommet mennesker med en anden kultur til danmark som udgør en udfordring når de grupperer sig

for eksempel konstaterer at de gør det

gerne vil gøre noget ved problemet

som om de mennesker bor sammen ufrivilligt fordi de ikke har andre

i de områder gør det som en del af en livsform og de gør det som en del af en statsunderstøttet og kommunalt understøttet livsform hvor vi betaler store dele af regningen ved at de lever som de gør både i form af de boligområder som er bygget og i form af den kontanthjælp de modtager også i form af den kriminalitet som de

og i områderne uden for deres egne områder så det er ikke rigtigt at det er nogle stakler der sidder der som ikke har andre steder at bo det er mennesker

sammen med andre der bor på den måde og vi vil gøre noget ved problemet nu uanset om det er den dag hvor herre pelle dragsted er i stand til at indrømme at der er problemer

end der kan stilles til rådighed i mange af de her boligområder virkeligheden er bare

der er en grund til at folk har brug for at have en billig og ordentlig lejebolig det er jo fordi man ikke råd til at betale dyr ejerbolig man har ikke råd til at betale

det der sker med den her lov nu som jeg ser det er at regeringen og de øvrige partier er klar til at gå ind og

hen tvinge mennesker ud af deres bolig fordi de uheldigvis er kommet til at stå på en liste

tvang over for mennesker på den her måde tvang over for folk

at beboere flytter ud af deres bolig når man river deres bygning ned i forbindelse med en udviklingsplan

et boligområde jeg er ikke om enhedslisten støtter det eller ej jeg tror

nu tilføjer vi at man også kan bede folk om at flytte fra deres bolig ved salg altså ikke kun ved nedrivning men også ved salg det gør vi bla

nødvendigvis skal rive bygningen ned for at det kan lykkes vi synes det er bedre at man udnytter de gode ressourcer der er for eksempel ved et salg til at udvikle området

enhedslisten har noget imod er det ikke bedre at man sælger en bolig

klar over at liberal alliances hedeste drøm ville være at få privatiseret hele boligmassen

godt gennemskue hvad projektet er i det men jeg synes sådan set at ministeren også skylder

er tres procent af boligerne fraflyttet vi har en plan der siger at man skal være færdig i to tusind og tredive det vil sige tolv år

vi vedtager den her lovgivning tolv år hvor man på fem år kan nå tres procent fraflytning ved naturlig fraflytning det er folk der flytter af sig selv hvert år så de skal selvfølgelig bo de steder

så har vi i øvrigt en mekanisme som siger at ved salg skal de genhuses primært inden for eget område altså i den afdeling

vi blev ikke inviteret til de sidste forhandlinger desværre

professor john andersen

har udtalt regeringens indikatorer for parallelsamfund

en række socio økonomiske indikatorer som viser forskellige former for ulighed og social udsathed men der findes ingen forskning eller undersøgelser der viser at der er sammenfald mellem det og at man er imod samfundets gængse normer

er derfor jeg ikke er med mere at de her mennesker

er strukturelle prioriteringer politiske prioriteringer det er strukturel og social skæv boligpolitik feks der har gjort at mennesker er blevet grupperet i de områder

og at man faktisk også selv vælger

være imod samfundets gængse normer

det de helt grundlæggende normer for vores samfund nemlig normer om hvordan man må opføre sig over for andre hvilket samfundssind man skal udvise når man er i fællesskaber og

det ser man blandt andet udfordret når vi i nogle af de områder ikke kan sende politi eller postvæsen eller ambulancer eller brandvæsen ind uden at de bliver mødt af unge mennesker fra området som ikke bliver irettesat af områdets øvrige beboere når de kaster med sten eller på anden måde angriber myndighederne når de kommer ud i områderne

hvor den slags ting sker det sker kun i de områder vi taler om her så ja

som man taler om her findes i de områder

i den udstrækning kun

at man vil ekspropriere at man vil fratage grundlovssikrede rettigheder når tre hårde udsatte områder som motalavej som korskærparken som munkebo ikke er på listen længere

så må man stille sig de her spørgsmål har regeringen opgivet at gøre noget ved problemerne i de områder men hvis ikke hvad har man så tænkt sig at gøre ved dem og hvis de her tre områder kan forandre sig uden at blive revet ned hvorfor skulle de andre så

forskellige opfattelser af hvad der tjener almenvellet jeg har den opfattelse at det tjener almenvellet at få gjort op med de her parallelsamfund og jeg har også den opfattelse at når man giver massiv offentlig støtte til boligorganisationer for at løse sociale problemer

når man sætter ind over for det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

ud med en pakke til at starte med som betød at der skulle bruges tolv milliard

gennem den såkaldte ydelsesstøtte fra landsbyggefonden som så skulle lægges over

almene sektor som et kvalitetsalternativ til private boliger og jeg tror at det på lang sigt ville have betydet at man havde fået en dårligere boligstandard og at lejerne havde måttet betale en højere husleje i

vi også fra starten af været imod at ændre ydelsesstøtten som altså ville koste de her tretten milliarder

udsatte boligområder vi er glade for den løsning det endte med der bliver afsat ti milliard kroner til de udsatte boligområder hvilket

præcis det samme beløb som der er blevet afsat siden to tusind og elleve pengene går til uhyre vigtige formål halvdelen bliver brugt på renoveringer i området hvor der er et stort efterslæb mange steder en tredjedel bliver brugt på huslejenedsættelser og boligsociale indsatser og cirka en ottendedel bliver brugt på infrastruktur i boligområderne det er jo penge som bruges på lejerne og deres ejendomme deres boliger i den almene sektor sådan som

oprindelig har været meningen med landsbyggefonden

om hvorvidt man skulle opretholde midlerne til den boligsociale indsats

at det er en kommunal opgave at lave boligsociale indsatser det er noget som skal varetages lokalt det er ikke nødvendigvis landsbyggefondens opgave at bevilge penge til det men omvendt

har udviklet sig hen over de senere år er at det er

betaler for boligsociale indsatser derfor

en fjernelse af midlerne til boligsociale indsatser betyde at man mange steder ikke vil have råd til at fortsætte med de kommuner hvor man ikke har så mange penge at bruge

lovforslag hvor man sænker rammen en smule

der er penge til renoveringer og til huslejenedsættelser

men altså stadig fastholder størstedelen af midlerne til boligsociale indsatser derudover

samlede parallelsamfundsaftale fundet cirka to milliard kroner over aftaleperioden

finansiere daginstitutioner skoler jobindsatser i de udsatte boligområder det betragter vi

som en væsentlig investering fra statens

oven i landsbyggefondens egne midler og med de ord

jeg sige at socialdemokratiet støtter

der sættes ti milliard kroner i landsbyggefonden af til renoveringsarbejder fra to tusind og nitten til to tusind

seks og tyve og

spørgsmålet er jo så hvad der skal ske nu havde vi

i allerhøjeste grad også være et spørgsmål om at åbne boligområderne op

at bidrage så jeg tror det her lovforslag kommer vi målsætningen om et danmark uden ghettoer i to tusind og tredive et stort skridt nærmere

jeg godt klar over at der sikkert er nogle der vil sige

det er jeg bestemt ikke enig i det er jo sådan at den almene boligsektor faktisk får ganske mange skattemidler allerede i de tilfælde hvor man etablerer

staten garanterer og der er ydelsesstøtte og så videre så jeg må sige det her i betydeligt omfang også er almindelige samfundsmidler

det er et bredt funderet lovforslag der ligger her så jeg tror

rigtig konstruktivt tak for ordet

fortsætter ellers ville det have udhulet landsbyggefondens midler i det her lovforslag er der jo taget med at

i seks år med henblik på at renovere boliger så de kan sælges

forberede en privatisering af nogle almene boliger

vi synes man skal gå

faktisk været imponerende vi kom frem til

boliger hvis standard er blevet højnet betydeligt gennem renoveringer vi har også

boliger vi har skovgårdsparken hvor det meste er renoveret for ganske nylig man har lavet

man politisk ikke har fundet et flertal endnu som vil kan man sige gøre køen til at få midler fra landsbyggefonden mindre der står i øjeblikket projekter på

har været igennem processer ude i de enkelte boligorganisationer

er klar til at blive realiseret

at landsbyggefonden også vil bidrage til den renovering

lovforslag gør ikke op med det

godt klar over at der i aftalen omkring parallelsamfund er sådan en lille

at man skal vurdere renoveringsbehovet og landsbyggefondens økonomi og så kommer

frem til et tidspunkt midt i to tusind og nitten hvor vi forhåbentlig har en anden boligminister og hvor enhedslisten ser frem til at blive inddraget i drøftelser for der står jo også i aftalen at det kan være en anden aftalekreds som kan komme frem til

hvor mange penge der udbetales fra landsbyggefonden den proces ser vi meget frem til at kunne gennemføre med en

komme ind i den kreds der kan løfte det beløb som den almene sektor kan bruge på de årlige

landsbyggefonden

jo ikke rimeligt man har en kommunal anvisning ud til nogle boliger og man anviser så folk som har

med at der er behov for en boligsocial indsats derude og så skal den

set delvis finansieres af lejernes egen opsparing

være en kommunal opgave og det kunne være en kommunal opgave med en vis statslig medfinansiering så indimellem bliver der jo besluttet ting omkring landsbyggefonden

enhedslisten har også tidligere været med i aftaler

landsbyggefondens midler skulle udmøntes hvor man så øremærkede noget til at fremme handicapegnede boliger det er da et ædelt formål men hvorfor er det lige lejernes kollektive opsparing som skal gå

se kritisk på hvad landsbyggefondens midler går til også fordi man

heldigt at landsbyggefonden ikke har nogen penge i øjeblikket

hvis man ser det over tid vil der komme

hvis ikke man øger renoveringerne fra landsbyggefonden så samlet set er vi jo nødt til at gå imod det her lovforslag som som vil klargøre almene boliger til at blive solgt så vi kan ikke støtte

i suppen set fra enhedslistens

i den her finansiering som handler om at der afsættes de her tre procent af de samlede midler til klargøring til salg jeg vil alligevel lige sådan når

bl skrev om den her aftale vi roser partierne for at have stået fast og sikret at lejerne har undgået store stigninger i huslejen llo skrev den almene boligsektor blev reddet og christian høgsbro

formand for landsbyggefonden skrev tak til df og s for at de ikke ville medvirke til at afmontere den almene boligsektor når nu man har så bred en enighed og opbakning fra alle de aktører som enhedslisten jo også ofte gerne vil

hvad der skulle betales penge ud til og så kunne man jo godt have haft en aftale ved siden af med nogle andre partier som synes at at man skal gøre et eller andet hårdt mod parallelsamfund op mod det næste folketingsvalg så

en boligaftale men vi havde jo ikke været med hvis man ligesom kan bruge tre hundrede million kroner på at klargøre almene boliger til at blive solgt altså der er jo grænser for

er jo der jeg virkelig glæder mig til at der efter næste valg forhåbentlig er et andet flertal som vil prioritere den almene sektor jeg synes at når man inden for beboerdemokratiet har defineret at

er det så virkelig en showstopper

er det nok til at melde sig ud at der er tre procent

er jo med i finansieringsaftalen men er ikke med i den del af aftalen der ligger i transportministeriet

at de syv og halvfems procent gode bevilgede penge som går til lejerne og som sikrer at lejerne får gode projekter

de der elleve milliard kr som står på ventelisten alle de gode projekter skulle man jo være nået frem til en aftale som i højere grad imødekom det behov for at ansøgningerne kan blive positivt

der præmis om at der ligesom var to aftaler på vej

så kunne vi jo ikke være med i det der blev lagt op til

man er åben over for at der kan ske privatisering af almene boliger

vil spare hundredvis af millioner på landsbyggefonden ved at fjerne ydelsesstøtten og det er der så et flertal uden om regeringen med s df sf og de radikale der får forpurret så man får reddet millioner til landsbyggefonden

sociale indsatser som bliver brugt på

anerkender enhedslisten overhovedet at det der ligger i dag er markant

at vi er i den situation når man så ser på hvad der

sf politik vi har indimellem nogle diskussioner om hvor mange forlig man skal være med i men her havde vi jo ikke en proces hvor der ligesom var to parallelle spor

der var alle mulige aftaler rundtomkring

er det ikke vores kop te men som jeg sagde i starten

vi meget gerne efter et valg drøfte hvad det er for en økonomi der er

der er behov for at der bliver stillet flere midler til rådighed til ganske almindelige

man sikret ydelsesstøtten og man har sikret at der fortsat vil være penge til boligsociale indsatser indsatser der gør en kæmpe forskel

bare høre hvornår er det så nok for enhedslisten hvornår kunne man have været med for jeg har lige tjekket den der forkromede hundrede dagesplan for hvad enhedslisten vil hvis de en dag kommer i regering og jeg kan ikke se de mange milliarder afsat til at pumpe ind i landsbyggefonden så hvis det her

laver en politisk aftale om at så og så

meget gæld må landsbyggefonden have og så og så mange penge må der udbetales årligt

set det fokus som vi synes er det vigtigste og at man kommer frem til at der et ordentligt beløb

hvis man kører i retning af at landsbyggefonden ligesom skal være den part som sikrer at det sker den boligsociale indsats ude i i afdelingerne det

ændre på det men det er en opgave som burde over til kommunerne

denne gang tilvejebringer de økonomiske forudsætninger for at gennemføre det her store omstillingsprogram store omstillingsprogram for ghettoområderne

jo reelt ikke nye typer af indsatser som landsbyggefonden finansierer man har længe finansieret helhedsplaner med

så er at vi nu målretter

og det synes vi er rigtig fornuftigt for hvor tit står vi ikke her og diskuterer at man har mange intentioner men så følger pengene ikke med her følger pengene virkelig med så derfor

og sf om finansieringen af indsatser for at forebygge og nedbryde parallelsamfund og om landsbyggefondens ramme for fysiske forandringer af de udsatte boligområder i perioden to tusind

det ses i sammenhæng med l otte og tredive hvis kriterier om nedbringelse af

familieboliger i hårde ghettoområder til højst fyrre procent sættes som betingelse for at almene boligorganisationer kan få støtte til renovering nedrivning og infrastrukturændringer lovforslaget afsætter finansielle rammer for landsbyggefondens midler og viderefører landsbyggefondens refusion af statsudgifter til ydelsesstøtte på fem og

tusind og atten ét danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i

finansieres med midler cirka ti milliard kr fra landsbyggefonden

nødt til at se det i lyset af l to hundrede og seks som vi behandlede sidste år

handler om statsfinansieret lån som vi synes er

men der er også en differensrenteberegning

for de lån

alle de andre risici der er ved at have en almen sektor alligevel vælger staten at tage de penge som burde tilfalde landsbyggefonden som udelukkende er opbygget af indbetalinger fra den en

der bor i de almene boliger

det synes vi er problematisk og det ser vi det her lovforslag i lyset af så deler vi

for vi mangler også nogle spørgsmål i forhold til konstruktionen i landsbyggefonden som vi mener fremadrettet især med is35 lån kommer til at true finansieringen i landsbyggefonden

og trods de spørgsmål som vi har stillet til ansvarlige ministre omkring statskassens indtægter og udgifter til ydelsesstøtte til almene boliger så har vi ikke fået

gad vide om det er fordi staten i realiteten har en betydelig indtægt i form af negativ ydelsesstøtte det mangler vi

statsfinansierede lån i en almen boligsektor har jo heller ikke så meget med

millioner er et hår i suppen men man kan også tre procent er det der gør at man ikke vil være med i en aftale man er uenig i tre procent af aftalen

gerne høre alternativet for ligesom også med den

for at alternativet vil være med i den her aftale og

det lovforslag vi behandlede lige før men det det lovforslag vi har her

det med de ti milliard kroner hvad skulle der til før alternativet

er mange penge formålet er

jeg beklager hvis det lyder som om jeg vil lave sjov

hvad der skal være med i aftalen skal vi være afklaret

hele økonomien i landsbyggefonden og

så jeg anerkender sf der italesætter at aftalen er bedre

i regeringens udspil og det er også derfor vi hverken kan sige til eller fra nu men vi

at ydelsesstøtten i den almene boligsektor har noget som helst at gøre

lovforslaget tager ti milliard kroner af landsbyggefondens finansiering og allokerer dem til nogle formål men vi mener at der grundlæggende også er en udfordring i forhold til den måde som landsbyggefonden fungerer på og det spiller jo ind når der står elleve milliard kroner i kø på renoveringer og ti milliard

til parallelsamfundspakken

boligorganisationerne gerne vil vide noget om hvad alternativet så tænker i forhold til det hvad er det for nogle problemer

forhold til ydelsesstøtten som jeg læser det og forstår økonomien

indtægt i form af negativ ydelsesstøtte og det handler især om de her is35 lån jeg mener

den ene del og så tænker jeg om ordføreren har et bud på hvor meget af landsbyggefondens midler der hidtil er brugt til boligsociale indsatser magen til

skubbe videre til kommunerne i forhold til hvor de boliger så skal findes henne men spørgsmålet er hvordan

at de her boliger falder ind under de kriterier som så gør at

reduceres i boligmassen og er det bare en spiral der kommer til at fortsætte det er jo det

scenario som vi er nødt til at gennemtænke når vi laver lovgivning

har tillid til at folk træffer nogle kloge beslutninger derude

at give det spillerum

ekspropriere i det omfang som det kan ske nu med tres procent af familieboligerne der kan blive revet ned

der vokser op i udsatte boligområder har notorisk dårligere trivsel og lærer mindre i skolen og har større risiko for at ende i arbejdsløshed og større risiko for at ende i kriminalitet i dag tager vi et skridt hen imod at finde finansieringen til at udføre de helhedsplaner man laver ude i nogle af de

finder vi penge til boligsociale indsatser og nedrivningspulje

vi bakker op om lovforslaget det betyder dog ikke at vi tager ejerskab

at udstille de udsatte boligområder som ghettoer det er stadig væk ikke den sprogbrug vi lægger ned over det men at skaffe finansiering til de her store og vigtige indsatser

ufravigeligt krav fra sf at bevare en stærk og duelig landsbyggefond

rammerne for danmarks lejeboliger og i det ansvar ligger en vital renoveringsopgave for nogle af de

der har det største behov for kontinuerlig vedligeholdelse derfor er sf også meget tilfreds med at det lykkedes

i forligskredsen at sikre landsbyggefondens overlevelse og kontinuerlige finansiering samtidig øges renoveringsrammen hvad der er et stort behov for hvis de øvrige bestemmelser i aftalen om parallelsamfund skal gennemføres forslaget bevarer i modsætning til regeringens oprindelige udspil en fuld finansiering

regeringen så sin chance til at sakse

bl og landsbyggefonden selv kvitterer for det

men det er ikke uden bekymring

tilgængelighed har en afgørende betydning for de mange ældre og handicappede borgere der benytter boliger under landsbyggefondens ressort og derfor vil vi

se om vi kan få behovet for tilgængelighed imødeset

at der vil være lydhørhed for i udvalget samtidig står

hvis det nødvendige flertal skulle være

sikre en endnu stærkere boligsocial indsats end det som forslaget her lægger op til vi glæder os på den ene side over at ideen om at droppe indsatsen helt er blevet skrottet men mener samtidig at hvis regeringen ønsker at opfylde sine målsætninger om bekæmpelse af kriminalitet og utryghed i områderne

der brug for flere boligsociale tiltag

med de betænkeligheder in mente kan sf støtte forslaget da det sikrer en bæredygtig landsbyggefond der kan løfte de kommende opgaver i forbindelse med aftalen om parallelsamfund

er en del af den aftale vi har lavet omkring bekæmpelse af parallelsamfund

omkring nogle af de konkrete initiativer som vi nu skal have ført ud i livet det handler om at forebygge parallelsamfund ekstremisme og kriminalitet og og forbedre mulighederne for socialt udsatte i nogle boligområder med lovforslaget afsætter vi betydelige midler

omfattende fysiske forandringer som vi ønsker i de her

seks og tyve til at gennemføre renoverings og forbedringsindsatser i udsatte boligområder derudover

som ikke er ubetydelige til at understøtte de initiativer og ting som

skal ske i forbindelse med helhedsplaner som skal udarbejdes også i henhold til vores aftale

selvfølgelig op om i det konservative folkeparti

selvfølgelig ikke acceptere at der er områder i danmark hårde ghettoområder hvor det ikke er danske normer eller værdier som er fremherskende det skal vi have gjort op med og erfaringer fra udlandet viser altså at fysiske

det der virker og derfor mener vi også at det berettiger at vi nu investerer massivt i netop at få skabt de nødvendige fysiske rammer og de nødvendige fysiske forandringer så vi i

tredive kan sige at danmark er helt fri for ghettoområder

er en udmøntning af regeringens aftale med socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre og socialistisk folkeparti om finansiering af indsatser for at

og om landsbyggefondens ramme til fysiske forandringer af de udsatte boligområder med videre i perioden to tusind og nitten til

skal ses i sammenhæng med lovforslaget om nye boliginitiativer for at modvirke

af parallelsamfund der afsættes samlet ti milliard kroner i landsbyggefonden i perioden to tusind og nitten til seks og tyve til at gennemføre gennemgribende fysiske forandringer af de belastede boligområder samt til finansiering af en boligsocial indsats samlet sikrer vi med lovforslaget at der afsættes betydelige midler i landsbyggefonden til at gennemføre omfattende fysiske forandringer af de udsatte boligområder dermed understøtter lovforslaget målsætningen om ikke at have ghettoområder i år to tusind og tredive de fysiske indsatser skal ledsages af en boligsocial indsats i de udsatte

og kriminalitet og understøtte en positiv social udvikling i de udsatte områder lad mig kort opridse rammerne for de enkelte områder i lovforslaget vi afsætter for det første en investeringsramme på i alt fem milliard kroner i årene to tusind og en og tyve til

seks og tyve til at gennemføre renoverings og forbedringsindsatser i udsatte boligområder for det andet opprioriteres infrastrukturindsatsen i de udsatte boligområder for at sikre at isolationen kan brydes for det tredje afsættes der en ramme til boligsociale indsatser og huslejetilskud hermed sikrer vi fortsat fokus på den boligsociale indsats

for det fjerde er nedrivning af almene boliger et vigtigt redskab i den fysiske indsats for gennemgribende at omdanne de udsatte boligområder derfor afsættes en ramme til nedrivninger med forslaget er der afsat de nødvendige midler i landsbyggefonden til at der kan gennemføres en omfattende omdannelse af de udsatte boligområder i danmark lad mig slå fast at vi med lovforslaget har fokus på at sikre finansieringen af netop de initiativer der skal modvirke dannelse af parallelsamfund

at vi ikke også har fokus på at finansiere renoveringsindsatser bredt i den almene boligsektor vi har en række almene boliger rundtom i landet der ligger i områder der ikke er udsatte men som trænger til at blive renoveret de skal naturligvis også renoveres med støtte fra landsbyggefonden der er behov for at vi får et bedre grundlag for at vurdere behovet for renovering af den almene sektor og det er grunden til at det er en del af den politiske aftale at der gennemføres en analyse

målet med analysen er at fastlægge behovet for støttede og ustøttede renoveringer det er tanken at analysen skal danne grundlag for fremtidige prioriteringer af midlerne i landsbyggefonden til renovering og nedrivning det er allerede aftalt at aftaleparterne mødes når analyserne er færdige og aftaler rammer for renoveringer og nedrivning af almene boliger

seks og tyve så vil jeg slutte af med endnu en gang at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

etableres målrettede højskoletilbud til det stigende antal seniorer der vil være i de kommende år det er grundlæggende sympatisk for et højskoleophold er for mange en unik og god mulighed for at opleve og blive klogere i fællesskab med andre det gør sig gældende for personer i alle aldre både unge og ældre samtidig er det tydeligt

at en stadig større andel af befolkningen er aktive og udadvendte seniorer det er en udvikling der er grund til at glæde sig over og tage højde for flere aktive seniorer med godt helbred og mod

gode for et samfund vi skal naturligvis tage højde for at vi også kan honorere de mange ønsker

gruppen har i forhold til forslaget

formålet netop at understøtte denne udvikling i dag gør højskolerne et vigtigt og godt stykke arbejde

mange seniorer der ønsker at deltage i de tilbud højskolerne

samtidig giver det god mening at se på hvordan vi yderligere understøtter seniorernes mulighed for eksempelvis et højskoleophold konkret lægges der op til at der fremover kan oprettes nye seniorhøjskoler der alene udbyder kortere kurser og dermed fra kravet om gennemførelse

samtidig lægger lovforslaget op til at antallet af seniorhøjskoler ikke overstiger i alt fem på landsplan i dag har vi to højskoler der med afsæt i tidligere dispensationer driver seniorhøjskole

dermed lægges der op til at der kan etableres yderligere tre

seniorhøjskoler fremover det sikrer en god balance

holder fast i at det grundlæggende er sådan at

og også kan funderes bredt i landet vi vil gerne fra socialdemokratiets side rose

det her lovforslag og sige at vi støtter det

i de kommende år vil der komme flere og flere seniorer og pensionister til og de vil alle have brug for oplevelser og muligheder

at mødes med andre i givende samvær ældre mennesker har brug for den nære kontakt med andre og det kan de netop opnå ved at tage et kursus eller ophold på en seniorhøjskole men ikke alle har tid til at tage de længere kurser man har haft indtil nu og derfor er der mange der efterspørger kortere kurser og kortere ophold da jeg selv er i gruppen af seniorer er det derfor en glæde for mig at rose dette forslag der giver mulighed for at godkende

kortere kurser og ikke som tidligere hvor det kun var højskoler der arrangerede de længerevarende kurser for seniorer der var tilskudsberettigede vi i dansk folkeparti er

at give højskoler mulighed for at arrangere kurser af

og halvtredstusind flere seniorer i de kommende år og rigtig mange vil selvfølgelig gerne drage nytte af de tilbud som der er på højskoler men ikke nødvendigvis altid på de lange kurser derimod er der interesse for højskolernes korte kurser som udgør en stigende del af højskolernes aktivitet forslaget her går ud på at i alt fem højskoler inklusive de to eksisterende seniorhøjskoler marielyst og

undlade at udbyde lange kurser og det synes jeg er positivt i forhold til højskoleideen og selvfølgelig også

i forhold til de øvrige højskoler som jo faktisk også selv har muligheden for at søge om at blive godkendt som seniorhøjskoler

vi har selvfølgelig talt om hvorvidt det her vil føre til et alt for stort udbud men jeg er sikker på

stigende efterspørgsel der er fra det voksende antal af seniorer gør at det her er den rigtige beslutning der kan selvfølgelig også være kursister på seniorhøjskoler som var gået til en almindelig højskole men sådan er det nu engang med konkurrence det er jo sundt at der er konkurrence således

skoler der udbyder de bedste kurser

ikke selv været med i forhandlingerne til det her lovforslag men jeg kan forstå at

pillet nogle af de dele ud som ikke alle var enige om og det tror jeg er

en positiv ting derfor støtter venstre lovforslaget og jeg skal hilse

lovforslag udløste en

høringsfasen fra brede kredse det kan man vel nok sige

det ville forringe muligheden for højskoleophold for mennesker med handicap alligevel tror jeg og det tyder

ministeren har jo trukket den del ud af den endelige udgave hvilket ministeren meddelte i en mail til ordførerne den tolvte september to tusind og atten det fremgik også af den mail at ministeren følte sig misforstået og at det ikke var ministerens hensigt at forringe

for mit vedkommende vil jeg bare sige at jeg synes det var rigtig fornuftigt af ministeren at droppe den del af forslaget som med rette eller urette udløste de mange protester tilbage er så som det er blevet nævnt bemyndigelsen til at øge antallet af højskoler til fem som kan få dispensation fra

og kun udbyde korte kurser målrettet mod

tage en diskussion af om forslaget i

dels fordi antallet af seniorer stiger voldsomt i de

og relativt korte kurser passer nok bedre til den målgruppe end lange kurser hvor man i måneder skal være væk fra hjemmets arne

om ikke sådanne korte kurser kortere højskoleforløb vil være attraktive for andre grupper af befolkningen end seniorer især når man tager i betragtning hvordan

få plads til måske at afsætte tyve uger kan være vanskeligere end

kan støtte ministerens forslag men vi vil naturligvis

komme tilbage til det andet på et senere tidspunkt

så også afgørende for enhedslisten at vi bevarer

et ophold efter vores opfattelse skal være

leve sammen og få nogle erfaringer sammen og give sig tid til at ting kan udvikles

det at forstandere og lærere har en tæt tilknytning til højskolen og ikke

andre der har har gjort der rejste det der spørgsmål om læreres bopæl og

højskoler hvor det jo i lovens bemærkninger i hvert fald fremgår det er ligesom en antagelse at

hvert fald også en ting som vi på et tidspunkt kunne tage op i forbindelse med en diskussion om at vi liberaliserer og åbner op i forhold til kursernes længde

jo mere og mere det er klart og derfor ser jeg

med meget sympati på at kulturministeren tager de hensyn til os der har den alder at vi fortsat kan få

jeg gerne sige at højskoledanmark

derfor er det jo fint at indretningen af den lovgivning vi har med højskoler også tager hensyn til at der bliver flere og flere ældre der er aktive og

særligt udbytte af at være højskole og opleve det fællesskab osv

skal vi sige giver køb på lange og korte kurser og

det bliver i fri konkurrence man kan byde på det når man gerne vil det og dermed lægge et godt indhold ind i et sådant højskoleophold

lov om folkehøjskoler med dette lovforslag foreslås det at kulturministeren får mulighed for at godkende nye højskoler der har tilladelse til at fravige kravet om at en folkehøjskole skal udbyde lange kurser for at være tilskudsberettiget

der kan oprettes nye seniorhøjskoler til glæde for vores ældre

medborgere som kan lave højskoletilbud rettet mod seniorer uden at de skal være forpligtet på at udbyde lange kurser det hilser vi naturligvis velkommen i alternativet

er også glade for vores ældre medborgere så vi vil gerne anerkende den gode hensigt og stemmer naturligvis ja

ikke undlade at nævne som flere andre også har gjort at vi er glade for

udelade de elementer som det oprindelige lovforslag havde og som handlede om at afskaffe den nuværende mulighed for individuelt ansøgt specialpædagogisk støtte og erstatte den med et generelt tilbud samt at reducere timesatsen for specialundervisning og støtten til hjælpemidler skulle bortfalde det fremgår jo med stor tydelighed af høringssvarene at har været en stor modstand mod det

at ministeren lytter

er et forbilledligt eksempel på at demokratiet fungerer når

der er ønsker om de seniorhøjskoler som vi drøfter her i forbindelse med l fem og tredive det er jo helt givet at

pensionister i danmark og at der er en opmærksomhed omkring folkeoplysning og det at være sammen om temaer som man er interesseret i fællesskabet i

en gruppe der melder sig til en seniorhøjskole eller til en almindelig højskoles korte sommerkurser eller korte kurser i løbet af året der er meget variation i billedet af hvordan højskolerne indretter sig og hvad de kommer godt af sted med

de havde for en del år tilbage ret store

de lavede så en række korte kurser i løbet af hele året og det løftede højskolens aktivitetsniveau meget højt op og det var ofte pensionister der kom på de korte kurser

var en almindelig højskole det er bare for

at nuancere billedet af højskoleverdenen

kyndighed indimellem skabt incitamenter der gør at man ikke kan leve af de korte kurser på de almindelige højskoler man skal

også er rimeligt og derfor kan man godt have korte kurser i løbet af sommeren og det er der mange højskoler

for at nævne at der er flere forskellige typer muligheder hvor man også har rigtig mange pensionister med

med hvis man gør det attraktivt for de unge

den variation er faktisk ret udbytterig for alle grupper

også kvittere for det forslag vi behandler

gøre danskere mere

og nok også i virkeligheden åbne vores sind og gøre os alle sammen lidt mere mangfoldige derfor er det også et mål for sf at styrke folkehøjskolerne og sørge for at de også har en stærk rolle i fremtidens danmark

lidt rundt omkring eller hvad man siger fordi der er blevet ændret lidt i det undervejs er endt på en måde

får vi over de næste ti år

snart hvis han ikke allerede er det det er der også mange andre der

det er der også mange andre der skal i hele danmark og derfor

for seniorer at tage sig til noget af det jeg

lidt bekymret for når jeg kigger på mange af de seniorer der kommer

den stigende ensomhed der fylder blandt dem

man bliver isoleret derhjemme det er jeg ikke så bange for herre leif mikkelsen vil blive

at vi har en fælles forpligtelse her i folketinget til at sørge for at

læst både høringssvar og lovforslag at det her forslag vil bidrage til fordi det både

har bemærket nemlig at der kommer stadig flere ældre og vi vil gerne give tilbud som kan berige også livet som senior det er som der også er blevet nævnt af flere rigtig godt at vi allerede i dag har mange af de korte kurser som

på de traditionelle højskoler men den her mulighed for at etablere tre seniorhøjskoler ud over de to som vi har i forvejen altså fem i alt skulle gerne gøre at udbuddet bliver endnu bedre så for mig at se er det ikke et enten eller det er et både og

den del af lovforslaget som er taget ud og det er rigtigt at det var

gjorde at jeg tog den del som vedrørte tilbud til handicappedes ophold på højskoler

resten af regeringen om at handicappede skal have mulighed for at komme på højskole

og derfor har jeg talt både med højskoleforeningen men også med nogle af de højskoler som har

at vi må prøve at se på hvordan den nuværende ordning bliver forvaltet og samtidig

gennemfører vi en undersøgelse af hvordan tilskuddet forvaltes i dag fordi nogle af høringssvarene faktisk kunne tyde på at de ikke bliver brugt fuldstændig efter hensigten så det laver vi lige en gennemlysning af og så kan det være at vi tager spørgsmålet op igen

at vi fremfører dette forslag og hvis der skulle opstå yderligere spørgsmål under udvalgsbehandlingen

jeg blandt andet i det venlige humør ved det foregående

de to aftaler der ligger til grund for det smalle medieforlig som regeringen og dansk folkeparti indgik før sommerferien i forhold til den

første del af havde socialdemokratiet forberedt sig på at vi skulle finde svar på det stigende pres

facebook amazon og flere andre lægger på den dansksprogede nyhedsformidling og public service virksomhed efter vores analyse ville det være afgørende for dansk nyhedsformidling og public service at vi styrkede den og sikrede den plads i den globale struktur vi havde den tilgang

traditionen har været at skulle indgå en bred aftale

når det gælder medieaftaler som en garant

det danske kulturgrundlag i medie og nyhedsformidlingen

med dyb beklagelse at vi måtte konstatere at disse interesser delte regeringen og dansk folkeparti ikke

det blev fastslået og fastlåst i en økonomiaftale mellem regeringen og dansk folkeparti endnu inden forhandlingerne

var påbegyndt der skulle ske en fokusering af danmarks radio

gik jo så op for os at fokuseringen handler om at danmarks radio skal spare ni hundrede

kroner på public service massive besparelser der betyder mindre dansk indhold

vel at mærke for at kunne give skattelettelser det er efter vores mening en skæv prioritering i en tid hvor danskerne bliver oversvømmet med udenlandsk indhold og platforme og hvor annoncekronerne på det danske marked i stigende grad tjenes af udenlandske aktører

news er noget vi skal tage meget alvorligt

demokratiske dannelse i en sådan tid er der brug for at vi holder fast i det vi er fælles om og her gælder det særlig vores public service

et godt og troværdigt dansk medieindhold som alle danskere har fri og lige adgang til

indhold som appellerer bredt til danskerne og som er med til at styrke dansk sprog og kultur regeringen og dansk folkeparti har med det samlede medieforlig valgt at gå i den modsatte retning med markante nedskæringer i ni hundrede millioner kroners størrelsen en stor forringelse af udbuddet til danskerne og mindre dansk indhold

øger medieforliget i stedet

private kommercielle medier ligesom der gives plads til reklamer og brugerbetaling på public service medier som danskerne allerede betaler for det er et ideologisk opgør

igennem årtier har været med til at finansiere godt dansk medieindhold som alle har haft fri og lige adgang til med medieforliget skæres public service som sagt samlet set med ni hundrede

kroner det er et markant indhug der betyder mindre dansk indhold og konsekvenserne ser vi allerede så småt nu færre radio og tv kanaler færre nyheder mindre sport bredden bliver mindre danskerne står med et svækket medieudbud og samtidig skal det understreges at der venter endnu en sparerunde i danmarks radio for to tusind og to og tyve og to tusind

holder fast i det som vi er fælles om der er brug

derfor støtter vi ikke regeringens medieforlig og vi støtter ikke de to lovforslag

den aftale som ligger til grund herfor henholdsvis aftale om fokusering af danmarks radio og afskaffelse af medielicensen og aftalen om medieforliget de ændringer som forliget lægger op til viser ganske vist godt

støtte omlægningen af finansieringen af public service fra en licensbetaling til en skattefinansiering men måden det gøres på er helt forkert fordi det jo bruges til at lave en massiv nedskæring på public service delen for det andet

gennemføres der en række ændringer som netop understreger hvordan medieforliget

danskerne kan se frem til mere brugerbetaling og reklamer i forbindelse med indhold

og tv kanal får mulighed for at basere sig på reklameindtægter ligesom fm fire genudbydes med mulighed for at lave brugerbetaling på podcast ligesom der også her kan ende med at være reklamer det er en stor forringelse når danskerne nu har betalt for indholdet gennem skatten

i en tid hvor der er brug for godt dansk indhold og stærke medier der styrker vores kultur sprog og fællesskab

på public service og dermed give danskerne et ringere medieudbud samlet set kan socialdemokratiet derfor ikke

vil socialdemokratiet rulle besparelserne på dr tilbage og så føre de

hvor vil de finde pengene og vil de omlægge til licens igen det er i hvert fald

lader en pose penge stå som det er muligt at rulle tilbage de penge som man går ud og sparer nu

så det er jo ikke en mulighed at tale om

forpligtet af det forlig der er lavet og vi vil gøre os store bestræbelser på at lave noget bedre

ja det bliver jo mere dansk indhold bedre styrkelse af

det er åbenbart ikke en retning som dansk folkeparti kan støtte eftersom de har

fjerne ni hundrede million kroner

og hvor vil man finde pengene jeg forlanger egentlig bare et

socialdemokratisk udenomssnak det må da være simpelt at svare på det i månedsvis har vi forsøgt at få svar fra socialdemokratiet på det så vil socialdemokratiet hvis

vinder regeringsmagten finde pengene og lægge dem over i

radio igen det må være

medieindhold så ville det være ganske enkelt at rulle filmen tilbage

en kommende anden regering vil jo overtage den kasse der er til rådighed og vil skulle prioritere hver eneste fem og tyve øre

og det har dansk folkeparti jo så medvirket

at lige nøjagtig produktion af dansk medieindhold bliver forringet det synes vi er ærgerligt og det synes vi faktisk fortjener

være mere dansk indhold mere dansk indhold koster penge så når herre orla hav står og siger at socialdemokratiet vil have mere dansk indhold

må herre orla hav da også kunne anvise hvor de penge skal komme fra

jo bruge af råderummet det har i gjort så mange gange før eller en anden konto eller sætte nogle afgifter op hvis herre orla hav mener at der skal være mere dansk indhold end det der bliver med den her aftale

hjertens gerne være med til at bruge den til det den bliver brugt til i dag nemlig ordentlig dansk public service i en tid hvor

dansksproget public service er under hårdt pres

de danske medier fordi de går til de store aktører på den digitale scene så det er jo et drillespørgsmål som både dansk folkeparti og venstre er ude i vi kommer til at prioritere benhårdt

tilgodese et bedre dansk public service tilbud end det der ligger her

på nuværende tidspunkt en opskrift eftersom jeg ikke kender udfaldet af den finanslov

sikkert også vil blive indgået mellem dansk folkeparti og regeringen

dansk indhold vi har ikke pengene til det det er det der står tilbage efter det her så glæder

til gengæld over at herre orla hav er bekymret for at de private aktørers annoncekroner

udlandet de ryger til facebook og til google det står bare lidt i modstrid med det herre orla hav sagde i sin tale nemlig at den her regering vælger at styrke de private aktører ja det gør vi og det gør vi med åbne øjne og hvis herre orla hav er så dybt bekymret for at annoncekronerne ryger ud af landet

for at herre orla hav synes det er bekymrende

i gang med at se det er jo det vi får mere af med det her det er derfor at der er en times opvarmning til enhver sportsbegivenhed det er

man skal have plads til at bringe en masse reklamer det er det det her forlig kommer til at åbne op langt mere af og så kan jeg jo kun beklage at forligsparterne ikke har villet være med til

vende de annoncekroner som ryger ud af landet til facebook og andre

aktører og som dermed fratages danske dagblade og andre som kunne have haft de

i det her forlig der har man skubbet det fra sig og sagt

noget vi vil beskæftige os med vi havde konstruktive forslag til det

bundet af de vedtagelser der vil blive lavet her om kort tid

det betyder jo at der er lagt op til mulighed for forhandlinger

en række måske de fleste

man sådan set meget hurtigt vil kunne forbedre nogle muligheder for for eksempel danmarks radio i forhold til de voldsomme nedskæringer der har været

at koste en krone altså jeg tænker for eksempel på spørgsmålet om

give danmarks radio ret til på linje med alle andre

søge af public service puljen forstået på den måde

det ville ikke koste en krone men men det ville sørge for at vi fik det bedste ud af skatteydernes penge i stedet for kun det som ideologisk pt passer et flertal

i forhandlingslokalet med henblik på at finde gode løsninger for noget som vi synes trækker i den forkerte retning

den medieaftale medieaftale der er indgået her trækker i den forkerte retning den giver os mindre dansksproget indhold og den giver os ringere mulighed for

vi er naturligvis indstillet på at gå efter de lavthængende frugter vi er jo pragmatiske i den sammenhæng og kan vi forbedre

herre søren søndergaard når der bliver sagt at

sat rigtig mange snubletråde ud

danmarks radio i at lave den gode public service løsning som

igennem mange år det er en svækkelse af dansksproget

opskriften på hvordan et medieforlig skal se ud om et år altså det er naturligvis klart at man

allerede efter to en halv år skal det nuværende medieforlig genvurderes af forligsparterne tingene går hurtigt så det

den konkrete situation man står i

at give tilsagn om at noget af det første vi laver om er det med at danmarks radio ikke kan få lov til at søge

vi kan være sikker på at skatteydernes

bliver brugt til de bedste projekter

er adgangen til at søge public service puljen

ellers må det jo bero bero på de forhandlinger der

det flertal der måtte udkrystallisere sig efter et valg men det er klart at

folketinget ser ud og det skal vi respektere derfor kan vi ikke lave fremtidige finanslove og

i forhold til at være en del af medieaftalen hvis nu man var gået ind i medieaftalen

lavet en plan der hed at der skulle spares ni hundrede million kroner

i den forkerte retning så på et tidspunkt da vi måtte erkende at det ikke kunne lade sig gøre

den beslutning eller finde andre kreative veje

en dårligere retning at vi står ringere på banen i forhold til at håndtere

er i det globale mediebillede

public service kontrakten vil ordføreren ikke give mig ret i det vi kunne have været med til at påvirke formuleringen af public service kontrakten som også er vigtig for dr

danmarks radio end ikke kunne få lov til at søge på lige fod med alle andre

det mere er et opgør med danmarks radio

som danmarks radio traditionelt står for nemlig en fornuftig produktion af dansk public service som sætter befolkningen i stand til at følge med i det

bemærkning om at det skulle være drillespørgsmål som herre alex ahrendtsen og fru britt bager

til om man ville rulle besparelserne tilbage det synes jeg nu ikke

kollegaer ovre i den røde blok har jo meldt klart ud at de gerne vil rulle de

og så trække de her skattelettelser

jeg spørger bare hvorfor ikke bare melde klart ud og sige

som socialdemokratiet altid går til eventuelle

regeringsforhandlinger med bygger på at vi har en høj grad af

vi ikke bare med det samme brække op og sige at nu kører vi pludselig ad nogle andre spor vi er jo nødt til at acceptere den økonomi

herre morten marinus parti har lavet

jeg forstår ikke at det skule være i dansk folkepartis interesse at svække

jeg simpelt hen ikke men men det må dansk folkeparti jo stå på mål for men vi har respekt for de vælgere der skal sammensætte det kommende folketing vi har respekt for den økonomi der

samfundet og vi har respekt for den prioriteringsopgave det er

skrue en økonomi for en kommende regering som vi forhåbentlig

at det i forhandlingerne ikke var muligt for socialdemokratiet at rykke

i kulturministeriet men det er mit indtryk at socialdemokratiet faktisk fik et tilbud i finansministeriet om lidt flere penge til public service ganske vist ikke til danmarks radio men til det samlede public service udbud i danmark hvis man

public service produktionen og det syntes vi faktisk

så skulle vi jo alt andet lige spise resten af pakken

få indflydelse på indholdet i

straffeaktion over for danmarks radio af en eller anden grund det er ikke vores måde at drive public service virksomhed på det er

tordne imod det her lige siden aftalen blev indgået

det værste der var sket længe

rent ud siger til folketinget og vælgerne

selv om vi får regeringsmagten

efter skulle man tro at det skulle køres helt væk

hav måske vil blive omgivet af hvis der bliver rødt flertal at de i hvert fald er klar til ret meget så

er ret godt for de aktører der er ude i markedet

for de beslutninger der er foretaget i et tidligere folketing hvis vi skulle

og så bliver vi selvfølgelig nødt til at tage udgangspunkt i den situation der er på det givne tidspunkt vi er ikke enige i retningen af de spor vi vil selvfølgelig forsøge at ændre retningen af de spor som er blevet lagt

lagt skjul på at vi synes det er forkert at byde danskerne endnu mere reklamefinansiering og endnu højere betaling

det synes vi er forkert og det vil vi arbejde målrettet for at lave om på men at sige i dag at vi har en plan for hvordan det konkret skal skal gå for sig er

nu må vi jo se hvad vælgerne mener om det her jeg har en forhåbning om at vælgerne godt kan gennemskue

svække danskproduceret public service i en tid hvor det er vigtigt at værne om dansk sprog dansk kultur og dansk demokrati

igen og eventuelt lave nogle skattestigninger for at finansiere det der store hul der nu er

den mangel på penge som herre orla hav har nævnt indtil flere gange hvis der skal være sammenhæng i det man har sagt er så forfærdeligt er det et forholdsvis beskedent beløb der skal findes i forhold til de skattestigninger

levetid vil jeg bare sige så er det her småting

når slutfacit er nej vi administrerer bare det andre har lavet uanset at vi ikke kan lide

der hen over rigtig rigtig mange år har udløst de største skattestigninger det er

opfindelse af at vi skulle være uansvarlige i forhold til landets økonomi vores rolle har ofte været at feje op når uansvarlige borgerlige regeringer har kørt

og man ikke har haft penge til at lave de aktiviteter man rent faktisk i udsigt så

der er ikke noget hul snak fra vores side og der er heller ikke noget med

stå og råbe løftebrud løftebrud løftebrud

de dele af medieaftalen som blev lavet før sommerferien

er naturligvis afskaffelsen af licensen og den måde vi finansierer public service på i danmark nemlig

de kommende år bliver finansieret over over skatten vi ændrer også på reglerne for udnævnelse af danmarks radios bestyrelsesmedlemmer vi giver kulturministeren bemyndigelse til at udbyde nye radio og tv kanaler på baggrund af den nye medieaftale samt lave et genudbud af fm fire som i dag drives af

danmarks radio det er rigtigt dansk

ønsker nedskæringer i danmarks radio

det første vil vi gerne have at det skal være billigere at være dansker generelt og derfor afskaffer vi licensen og samlet set kommer

over skatten vi mener at når man afskaffer licensen og i stedet

af de udenlandske medier som facebook og google og på den anden side af danmarks radio som har haft rigtig store midler til at gøre det

det har vi syntes var en ulige konkurrence for det tredje har vi også et ønske om at danmarks radio skal blive mere landsorienteret og være til stede i hele landet og ikke kun

koncentreret i hovedstadsområdet vi har med andre ord ønsket det vi har kaldt et mere fokuseret danmarks radio nuvel det et mindre danmarks radio

altså stadig væk et stort danmarks radio som i de kommende år når sparerunderne er overstået stadig væk vil have over tre

levere ting som de private medier ikke kan og tør lave og det er så også derfor vi alle sammen skal være med til at finansiere public service så nu slipper vi også for sortseere dansk folkeparti ønsker fortsat et mangfoldigt mediebillede men altså et mediebillede med bedre plads til både de private medier og de lokale og regionale medier og naturligvis også plads til danmarks radio

dyrt danmarks radio og det er så også derfor vi

en aftale med regeringen om at danmarks radio i de kommende år skal finansieres med tyve procent færre midler end de har fået indtil nu i den nye public service kontrakt som dr og kulturministeriet har lavet har man også

rammerne er sat og danmarks radio kommer til

at udfylde de rammer

dansk folkeparti tilbage i august to tusind og seksten præsenterede vores medieudspil og vores bud på fremtidens medielandskab var det jo

danmarks radio som fokuserer mere på public service og lader private danske medier og private aktører om at

afskaffelsen af licensen besparelsen på de tyve procent og selve medieaftalen tilbage i juni fra de første spæde drøftelser og indtil nu

skal prioriteres i fremtiden danmarks radio bliver

fokuseret med færre kanaler mindre ulige konkurrence mellem dr og private medier og mere dansk musik på fm kanalerne og så ser vi også gerne at der kommer mere indhold fra provinsen danmarks radio bliver pålagt at komme mere rundt i landet det ser vi som noget positivt regeringen havde i sit medieudspil tilbage fra april lagt op til at fm signalet på radio skulle slukkes det fik vi heldigvis pillet ud sammen med mange andre ting som vi kan komme tilbage til derudover har jeg allerede nævnt at den nye public service kontrakt

fm musikkanalerne som p3 og p4 skal

til otte og fyrre procent det mener vi er med til at understøtte markedet og det mener vi også

endvidere skal danmarks radio fortsat tilbyde digitalt indhold

public service formål dr skal også stadig væk selv om nogle ikke tror det bringe tekstbaserede nyheder men

skal dr som sagt styrke sit regionale fokus og være til stede i hele landet og

heldigvis blev friholdt fra besparelser men altså også generelt på alle platforme være mere til stede i hele landet fremtidens slankere danmarks radio vil med andre ord

være til gavn for alle danskere i alle egne af danmark

af liberal alliance nu nu har vi

i den her valgperiode gang på gang set at dansk folkeparti egentlig er gået over til os andre for at undgå regeringens asociale fordelingspolitik den her gang har man gjort det helt modsatte man har sparet rigtig meget på public service

til de mest velbjærgede

er sat lidt af til de ældre og det er godt men det ændrer ikke ved at det er de udsatte der kommer til rigtig at mærke det her hvorfor har dansk folkeparti dog accepteret det og givet liberal alliance

endnu billigere jeg er ikke enig i den betragtning som ordføreren har i dag har vi mange ting

slippe billigere i bidrag til public service end

gør i dag ved en medielicens per husstand

gerne vide når der nu var et flertal med både sf socialdemokratiet og enhedslisten der gerne ville afskaffe licensen som gerne ville finansiere det i en social løsning hvor dem der har mest også betaler mest

så fantastisk godt med at få krattet de penge ind så det kan jo godt være at det det

i effektivitet med at sikre de penge der skulle være til rådighed men lad det nu

det er da et ædelt formål men jeg skal bare spørge hvad er det der er steget igennem de seneste mange år når det gælder medieområdet er det licensen eller er det udgiften til distributører antenneselskaber og den slags det kunne jeg godt tænke mig at få herre morten marinus til at

jo er nødvendigt at afskaffe licensen

at man gjorde danmarks radio mindre og at vi alle sammen kom til at bidrage

det betyder jo ikke at der samlet set kommer kommer færre penge til til området vi giver

også plads til de private at der så er private

jeg svært ved at regulere herindefra jeg ville da også ønske at der var nogle kanaler der blev billigere det kan jo være at

vi kunne sagtens have fundet en ordning

at flytte fra licens til skattefinansiering

voldsomt stigende eller er det udgiften for borgerne

herre morten marinus til at sige det inden folk går ud og

noget ved herinde det vi kan gøre noget ved er størrelsen på de statslige medier også i forhold til om vi fortsat ønsker den ulige konkurrence der har været blandt andet mellem danmarks radio og og danske private medier det får vi ryddet op i nu jeg tror på at et mere fokuseret dr også bliver

dr der kan give mere plads til

de blev stillet over for et ultimatum og en del af det ultimatum var at de skulle acceptere

og regeringen havde indgået

ellers hører alting jo op

model man har valgt for licensen er en model som dansk folkeparti vil overføre til andre statslige opgaver altså skal hospitalerne og uddannelsesvæsenet og vejene

finansieres på den måde at de rige skal betale nøjagtig det samme i kroner og øre som de fattigste altså en afskaffelse af progressionen i skattesystemet er det den nye skattepolitik eller er det kun en undtagelse

man så glemmer er at der også sideløbende faktisk var

at få blandt andet socialdemokratiet med i den her medieaftale

flere penge end vi kunne få ind i aftalen af ekstra penge til public service

jeg kender ikke størrelsesforholdet og det kan godt være at

blive lidt bedre men man havde jo låst sig fast på at hvis der skulle komme flere penge ind skulle de gå til danmarks radio det var ikke nok at man kunne få tilbudt at de kunne gå til andre public service tiltag så ja den præmis var der

finansierer over skatten har vi altså ikke planer om at ændre skattesystemet

den forhandling og den aftale vi lavede i foråret med regeringen i forhold til afskaffelse af licens vi har ikke planer om at

betingelse at de partier som ønskede

licensaftale som dansk folkeparti havde indgået med regeringen

og så asocial at dansk folkepartis ordfører her fra talerstolen lige har sagt at man ikke kunne drømme om at have nogle planer om at overføre den til andre områder

ting over skatten det havde man ikke med public service der betalte man licens der var det vigtigste i første omgang at få ændret for os at

samlet set alle sammen er med til at finansiere public service fremadrettet

partier der ikke var inviteret vi kunne spise den eller lade være og hvis ikke vi bare

var der ikke nogen medieforhandlinger det er jo virkeligheden og det er bare vigtigt at understrege i den her debat jeg kunne godt tænke mig at høre to ting fra dansk folkepartis ordfører 1 mener man at den her model for finansiering er den mest socialt balancerede model man kunne finde altså mener man at det her virkelig er den bedste model for at få social balance i finansieringen 2 mener dansk folkeparti at man med det her forlig sørger for at få finansieret mere dansk indhold

og besparelsen på de tyve procent

er at der faktisk var muligheder andre steder for at tiltrække midler til til public service som kunne opveje noget af det

valgt noget der var mere socialt retfærdigt

man får lavet en model som betyder at alle kommer til at bidrage slut med at have sortseere slut med at krybe udenom public service er noget vi alle sammen skal være med til at finansiere det har været afgørende for os for at lave aftalen og ja der var andre modeller på bordet

når man laver aftaler når man laver forlig når man

det muliges kunst og det er ikke altid at man er hundrede procent enige nogle steder

men den anden del af spørgsmålet blev der ikke svaret på

er rigtig interessant mener dansk folkeparti at

give mere social ubalance eller

eksisterende licenssystem er endnu værre og jeg har jo allerede nævnt nogle gange hvorfor så jeg synes det er et fremskridt

man afskaffer licensen i forhold til mindre dansk indhold ja så giver det mindre dansk indhold finansieret af statslige hvis

giver altså også samtidig plads til til private aktører til at kunne gå ind på markedet hvor der hidtil har været en ulige konkurrence så det er alt for tidligt at gøre det regnestykke op

det her lovforslag eller rettere de her to lovforslag som vi behandler nu vi udmønter den aftale som regeringen og dansk folkeparti indgik om afskaffelse af medielicensen og et fokuseret dr og vi udmønter de elementer i den medieaftale som vi efterfølgende indgik og hvor dele af aftalen kræver lovgivning

der kan næppe være meget uenighed om at den nuværende licensbetaling er socialt ubalanceret enlige betaler det samme som husstande med flere personer og så er der dem der slet ikke betaler sortseerne og det er antaget at der er omkring

og halvfjerdstusind af dem med afskaffelsen af licensen løser vi det problem vi lever i en tid hvor mediemarkedet er under konstant forandring en forandring hvor danskerne i højere grad bliver digitale både når det gælder avislæsning

af serier og film samt radiolytning vi skal sikre os et stærkt dansk medieindhold på alle platforme vi skal sikre os at hele danmark har moderne varierede og stærke public service tilbud med fokus på kerne public service og vi skal sikre os at der er balance mellem statslige og private medier fordi de private aktører i høj grad bidrager til godt dansk oplysende indhold altså et mangfoldigt og pluralistisk medieindhold

har dele af folketingets partier

jeg kunne godt bruge det her ene minut på at tale om at jeg tror at vi har svækket den frie og kritiske presse ved at hive så mange millioner væk fra public service men det jeg vil spørge om er til en passus i public service kontrakten som hedder at danmarks radio ikke længere må lave lange dybdegående artikler

kulturministeren om det her hvis nu en dr journalist får et tip

anden stor international eller national bank for den sags skyld som laver en skandale noget der bare

nu husker jeg den her passus

lange og dybdegående artikler

og det betyder jo også at det som dr primært skal fokusere på er kortere artikler

defineret hvad lange dybdegående artikler er netop fordi vi skal holde en armslængde vi skal ikke med ind i redaktionslokalet men vi vil gerne sende et signal til dr

i skal give de private medier mulighed for at få en forretningsmodel i skal give de private medier mulighed for også at bidrage her og det gør man ikke ved at vi har et drdk hvor du kan gå ind og hente al din skriftlige information gratis

store nationale dagblade skal betale penge for den samme artikel den balance har vi forsøgt

så der stadig er mulighed for at lave dybdegående artikler som også er lange hvis det er nødvendigt ude på dr og den frihed mener jeg

en balance mellem private og medier som dr og det er

hvor det har styrket de private medier at man har skåret på public service jeg har undersøgt det og jeg har både spurgt de private medier spurgt organisationen danske medier

jeg har ikke det herre jacob mark sagde før så så når jeg siger lange dybdegående artikler så mener jeg at at vi skrev som udgangspunkt og derfor mener jeg også

har herre jacob mark garanteret eller forhåbentlig vil jeg sige også mødtes med private aktører ligesom jeg har som

det var okay at man kunne læse det samme indhold gratis på drdk som deres læsere skulle betale for på deres hjemmesider ikke én og det er egentlig

få den her balance udjævnet i gamle dage lavede dr jo heller ikke aviser i gamle dage var det dagbladene der lavede aviser nu er det så rykket over på nettet og nu bringer dr så lige pludselig mange ting på nettet jeg synes dr skal være til stede på nettet men jeg synes dr skal være til stede på nettet i mindre omfang end de er

det skal jeg slet ikke fornægte og jeg deler selvfølgelig synspunktet om at det er vigtigt

fru britt bager til at fortælle mig hvad er det for nogle

der bidrages til dansk public service altså den del som giver os som borgere bedre forudsætninger for at forstå og leve

jo er public service opgaven

bare som et lille tillægsspørgsmål stille

hvad var det for en pris som socialdemokratiet fik tilbudt af finansministeren for at kunne være med

man havde besluttet at spare ni hundrede million

jeg kan ikke den eksakte pris men jeg vil gerne have

når jeg taler om private aktører

ikke stå her og gøre mig til smagsdommer over hvad der er godt og dårligt indhold på kommercielle tv kanaler

i høj grad ønsker at vi også i fremtiden skal have dagblade og regionale blade aviser som også er levedygtige og som udkommer med jævne mellemrum i forhold til det her med prisen

i finansministeriet og derfor kan hverken du eller jeg referere hvad der blev talt om derinde og jeg kan så også sige at hvis jeg havde været i finansministeriet i et lukket rum

medieaftaler og sandheden er jo også at oplagstallene for danske dagblade er faldet og faldet og faldet og hvorfor skulle det ikke fortsætte

den her medieaftale håndterer jo ikke

danske dagblade det ville have klædt dem der lavede den her medieaftale

få skruet noget sammen som havde været med til at sikre at vi har en pluralisme på det her område

vi kunne have sikret at der var et ordentligt samkvem mellem dagbladene og de æterbårne medier havde det ikke været klogere at få lavet det fremfor bare at lægge begrænsninger på de æterbårne

at sikre en større balance

optaget af at danskerne også i fremtiden får godt mangfoldigt og pluralistisk indhold ikke kun fra det statslige dr men også fra de private aktører vi er også optaget af at der stadig væk er et dr

selv om det unægtelig ikke lyder sådan

den aftale der er indgået

der er faktisk lavet et rigtig rigtig godt tiltag i forhold til

de skrevne private medier som medierne også selv har været ude at kvittere for nemlig at vi momsfritager den digitale del det betyder meget for at medierne kan omstille sig og for at medierne kan gå ind i det næste årti det har de også kvitteret for og det ville

synes at der skal sikres en bedre balance det gælder ikke kun dagbladene det gælder også hvilke kommercielle aktører der kan bidrage i forhold til radio i forhold til tv i forhold til drama det er ikke kun dagbladssiden men det første spørgsmål fru marianne jelved stillede var

de penge vi har skåret af dr har vi i høj grad også brugt på en større public service pulje på at udbyde en ny tv kanal på at udbyde en ny radiokanal og på at styrke

har lavet kan sammenlignes med en momsfritagelse for digitale medier altså den ordning der ligger lige nu

den ene del af spørgsmålet den anden del af

er regeringen så parat til at indføre det med det samme det bliver muligt igennem eu systemet selv om der ikke lige er

finansiering til det der ligger her

det studsede jeg bare over altså et er at man ikke vil have lange dybdegående artikler men

på nettet også selv om man ser et ryk af mange brugere hele den her generationskløft som vi har snakket om

at når vi lavede den her ordning som vi gjorde

det fordi der på det tidspunkt ikke var truffet

bestemmelse i europa parlamentet om

vi kunne køre en fuld model igennem så når vi lavede den model for momsfritagelse som vi gjorde

var det en fin start på at sende et klart politisk signal om at

det vi går ret meget op i at finde finansiering til vores ting og derfor kan jeg kun sige at det er den retning vi gerne vil bevæge os i jeg ser gerne at vi hurtigt finder finansiering til det og at vi

ikke en momsfritagelse og nogle kan ikke rigtig søge for de får en anden

det her med at dr skal være mindre til stede på nettet det svarede ordføreren før til en anden

når nu vi ser at der er en større og større gruppe der egentlig får deres medier fra nettet

den her diskussion og det tror jeg også herre rasmus nordqvist kan huske for vi har stået i flere debatter

jeg synes helt klart at dr skal være til stede på nettet men jeg synes også at der skal findes en bedre balance mellem de private aktører og de statslige aktører derfor har vi sendt et signal til dr selvfølgelig skal i være til stede på nettet i år to tusind og atten hele danmarks radio men i skal også tænke over at der skal være en balance i forhold til de private aktører der faktisk forsøger at få en forretningsmodel ud af at lægge deres artikler op på nettet den balance

kan man sige at danmarks radio har været neutrale i forhold til de private medier

hvordan forholder det sig med de

nye tv kanal den nye radiokanal og muligvis det der nu hedder 24syv hvordan forholder det sig med det vil de også være neutrale i forhold til de private medier

om annoncekroner men der er også noget der hedder abonnement som er en væsentlig del af deres forretningsmodel

egentlig den vi har tænkt på når vi har sagt at dr skal begrænse hvad det er de udbyder det er af hensyn til at de private aktører hvad enten det er tv kanaler

det bidrager stadig væk til et pluralistisk og mangfoldigt

mediebillede og det skal de blive ved med og det er derfor vi er gået ind og har sagt at den balance

er forrykket vi vil sikre os

man laver nogle medier oven i købet med statsstøtte som man også vil give mulighed for at bringe annoncer og

med de private medier som fru britt bager taler så

der i hvert fald ikke er stigende men som måske er jævnt eller måske lidt faldende på grund af den udenlandske konkurrence så hvad er grunden til når man nu bekymrer sig så meget om de private medier

sætter kanaler i søen som skal konkurrere

er jo ikke noget nyt sådan er det jo allerede i forhold til dagbladene dagbladene

de går også ud og konkurrerer om annoncer nu gør vi det så på tv og på

ønsker at danskerne skal få så meget indhold som muligt for de

de betaler ind til statskassen

synes det er et rigtig godt tiltag at vi nu udbyder en radiokanal og en tv kanal hvor vi statsstøtter med en lille pose penge og hvor de så forhåbentlig kan maksimere det og give danskerne et stort udbud med

tyve år har enhedslisten argumenteret for en afskaffelse af licensen

det var jo klart for enhver hvilken vej det gik problemet med sortseere

den teknologiske udvikling har været i gang længe så det har været fuldstændig åbenlyst at man skulle gå den vej og derfor skulle jeg selvfølgelig også være et skarn hvis jeg kritiserede at et flertal i folketinget nu har tilsluttet sig

også sagt om de to lovforslag som som vi behandler i dag og som er en opfølgning på nogle af de elementer som som indgik i sommerens medieforlig

lige nævne at man ikke privatiserede tv

det var da altid noget det var jo faktisk en del af planen så

dårligdom der ikke blev gennemført

meget svært at sige noget positivt

færre danske programmer flere reklamer mindre variation i udbuddet flere genudsendelser og mindre modstand

og de multinationale mediegiganter

medieforlig og de to lovforslag som vi behandler i dag er noget af det første som en ny regering efter det kommende valg skal annullere og erstatte med noget nyt

jeg havde håbet at den socialdemokratiske ordfører lige så tydeligt havde sagt det samme

den socialdemokratiske ordfører ikke vil ind på hvor meget der skal føres tilbage og præcis hvad

det afhænger af en masse ting

i forhandlingerne og jeg har tillid til at kommer der er nyt flertal så vil man annullere den her medieaftale og

og erstatte dem med noget nyt tag nu bare afskaffelsen af licensen her havde man jo muligheden for at vælge en model som sikrede i lighed med alle andre områder når vi snakker finansiering af offentlige udgifter at de bredeste skuldre skulle bære det tungeste læs den mulighed havde vi

vi finansierer folkepension eller hvad vi nu finansierer de bredeste skuldre

hvor stort set alle fra direktøren i danske bank til den hårdtarbejdende sosu assistent eller butiksansatte på minimumsløn skal betale det samme

har gennemført den her model ja det er selvfølgelig direktørerne i dansk industri

er ikke engang en flad skat det her

i kroner og øre uanset om man er rig eller fattig

vi har en overklasseregering

det er et valg dansk folkeparti har truffet og jeg

dansk folkepartis ordfører ikke umiddelbart var klar til at overføre den model til andre områder og

det ville da være fuldstændig asocialt og forfærdeligt

man vælger at være lidt asocial når man nu så klart erkender at hvis man fører det her ud i en større model

som resultat af det er besparelsen på danmarks

vi har jo sådan set klart fra starten også i forhandlingerne sagt at for os var danmarks radio ikke helligt for os var public service helligt

hvis vi kunne finde en anden måde at styrke public

end lige gennem danmarks radio

og vi insisterede på

regne med at de private løser de problemer som public service kanalerne gør med en public service forpligtelse nu kan vi forstå at danmarks radio har skåret sporten stort set helt væk og man man sidder og tænker på

mellem champions league kampene i stedet for nogle reklamer er der nogen der tror på det nej naturligvis

kanaler som er public service finansieret der kunne drømme om men vi har den fordel at man i en public service kontrakt skal sige at der er nogle ting vi som samfund skal gøre blandt andet at respektere at der

hvordan det her vil få nogle konkrete konsekvenser en anden konsekvens af forslagene er

armslængden mellem folketingsflertallet og de fællesskabsstøttede medier bliver mindre og det er jo desværre en tendens som vi ser i hele verden og som efter vores mening er en helt forkert retning at gå i vi har allerede haft fat i et af eksemplerne nemlig spørgsmålet om at man helt seriøst begynder at blande sig i hvor lange artiklerne må være på drdk altså danmarks radios hjemmeside man skulle tro det var løgn man skulle tro det var løgn at der sidder politikere i det her folketing og vil bestemme hvor lang en journalist må skrive jeg kan forstå at en redaktør med en saks blander sig i det

journalist som har noget relevant på hjerte i en historie som vedkommende selv

det her handler om at man ikke skal planke fra de private medier og skrive deres artikler af

en række forslag til hvad man kunne gøre ved det

mulighed for som vi har foreslået

danmarks radios hjemmeside og på den måde bruge infrastrukturen til

den slags ting rimelige men at træffe beslutning om hvor lange artikler der må være på drdk

ministeren og folketingsflertallet vil blande sig i hvem

når man vil lægge begrænsninger på hvem medarbejderne må vælge som deres repræsentanter i bestyrelsen

naturligvis ene og alene være op til medarbejderne selv at bestemme hvem de vil være repræsenteret af

så det

hvor armslængden fuldstændig forsvinder

her forslag men det jeg vil nøjes med at gøre

mulighed for at være overdommere skal statslige udgifter finansieres med lige store bidrag for rig som

skal skatteydernes penge til at understøtte reklamer

kan man få mulighed for at tage stilling til ved det kommende folketingsvalg

den smuttede undskyld

her med sportsforpligtelser

lyder jo næsten på ordføreren som om at det forsvinder og

i den public service kontrakt vi har lavet

så kan man godt undre sig over og det gør vi også hvordan man

kan leve op til den forpligtelse når man samtidig sparer ikke det hele men så vidt jeg kan se fire og tyve procent på på sport og idræt i hvert fald når man regner det ud på

i den nye public service kontrakt at det handicapidræt netop er et

at man skærer

danmarks radio og det vil naturligvis også komme til at gælde for handicapidrætten hvis vi bare siger

det flertal der har vedtaget

armslængdeprincippet og beslutte hvem der skal være ansat hvor og hvor mange minutter der skal være af det ene og det andet eller også skal man satse på at de private bringer det og min pointe var

har indgået en public service kontrakt som vi heldigvis har været med til at drøfte ikke forhandle

for at få svar på hvordan dr vil leve op til de her forpligtelser som der står når man samtidig sparer det her på sporten så må man jo fokusere og spare andre steder for

aftale men kan ordføreren ikke bare bekræfte

blandt andet handicapidræt breddeidræt folkelig idræt

står der og hvis det er et problem at

må vi jo bare være endnu mere detaljerede næste gang vi laver

man har lavet en besparelse på danmarks radio som betyder at danmarks radio ikke kan opfylde de forpligtelser som som

det er selvfølgelig fordi når man laver en besparelse på var det fem og tyve procent

er en masse udgifter man ikke kan pille ved

noget varme der er nogle elektrikere der er nogle ting

konsekvensen uanset hvad der står i den public service kontrakt mindre tv

den tid er der ikke sket noget som helst dansk folkeparti foreslog det for to år siden og i dag har vi afskaffet licensen med andre ord er vi ti gange så effektive som enhedslisten

så min opgave er at gøre ham lidt

det regionale er det ikke positivt at medieaftalen styrker det regionale man styrker de regionale radiostationer i

radio man styrker de regionale aviser man styrker tv to regionerne man styrker sågar lokalaviserne for første gang

det vil sige at når vi ikke får halvfems mandater fordi der er andre der er imod det vi foreslår har vi svært ved at få det gennemført men jeg erkender fuldstændig at dansk folkeparti har været betydelig bedre end os til at skaffe

så er det bare ærgerligt at man ikke brugte den enorme indflydelse man har til at sikre en finansiering af afskaffelse af licensen der var bare den mindste smule social men at man har valgt en asocial model men det var måske

noget vi var fuldstændig fælles om i forhandlingerne altså både at forhindre

talte for i forhandlingerne sammen med dansk folkeparti og også at regionerne skulle styrkes så det kan jeg sagtens skrive

dansk folkeparti og regeringen også har styrket det regionale så der kommer en bedre balance i mediebilledet det takker jeg for

selv ret stolte af den del det har i mange år ikke været noget man talte om

herinde på christiansborg men sammen med regeringen er det lykkedes os og også

igen og igen været villig til at betale skattelettelser til de rige og give dårligere forhold

opererer vi ikke i enhedslisten og vi var ikke villige til

med nogle begrænsede forbedringer i forhold til regionerne for blandt andet at indføre en asocial medieskat det var vi ikke indstillet på og vi var ikke indstillet på

lave et mediebillede hvor public service bliver svagere og hvor man ikke engang styrker de private medier tilstrækkeligt det var ikke en handel som vi ville indgå i

og

i mange mange år fordi den var asocial

vi så fået en asocial medieskat i stedet for

få en medieskat som bygger på det princip som resten af skattelovgivningen bygger på nemlig at de bredeste skuldre bærer det tungeste læs når det gælder statslige udgifter det håber jeg da ud fra hvad der er sagt i dag er noget som også

omkring og så vil vi jo kunne se om det kan give et større provenu eller om det er det samme provenu men i hvert fald kan vi få en mere

som en enlig forsørger i fremtiden skal betale to medielicenser er lige så asocialt som licensen

herre søren søndergaard står og siger det kan da aldrig nogen sinde blive lige så asocialt vi kommer til at betale det dobbelte det gør samtlige husstande

den her finansiering af medier af dansk indhold af dr

meget mere socialt balanceret

i indtægter altså den enlige mangemillionær en direktør i danske bank der lige er blevet skilt og derfor er enlig skal betale meget meget lidt i medielicens hvorimod to butiksansatte på mindsteløn skal betale det dobbelte af hvad mangemillionæren betaler

af verden nemlig den opfattelse der hedder at de bredeste skuldre ikke skal bære det tungeste læs

det er jo forskellen mellem enhedslisten og venstre vi er

ganske præcist og rigtigt så det er ikke nogen dårlig dag af flere

nemt forhandlingsforløb for et parti som har kulturministerposten vi har jo en bunden opgave og det er sådan

radio bliver fremdraget så mange gange som den helt store katastrofe

vil minde om at danmarks radio

tre milliard kroner om året

omlægning og at forskellen faktisk når vi

over årene er til at overse

så forskellen er sådan set til at overse

og fortsat vil være et fyrtårn og jeg synes

at danmarks radios ledelse faktisk har lavet en plan der er fuldt forsvarlig og god

lige så højt humør som herre søren søndergaard

det synes jeg bestemt vi skal kvittere for

kommer til at spille en meget aktiv rolle i mediepolitikken i danmark og kan

vi står i en medieverden som har ændret sig markant de senere år det vil den givetvis også gøre fremadrettet og derfor bliver der behov for ændringer også når vi kigger

i fremtiden men vi står selvfølgelig fuldstændig bag de her

vi skulle skrue fremtidens medieaftale sammen kulturministeren skulle ud i landet og mødes med forskellige grupper af borgere og snakke med interessenterne der producerer på alle mulige forskellige måder og platforme og virkelig undersøge til bunds hvordan ser mediebilledet ud hvordan skal vi lave en medieaftale for fremtiden hvordan bliver indholdet lavet hvordan tager man imod

til allerallersidst skulle vi så snakke om hele

webplatform man kunne skrive på selv var jeg med steder med ministeren og det var rigtig spændende at snakke med med borgere i danmark om hvordan

de kommer i kontakt med det indhold de vil have

at hele processen

snakke om finansiering

i finansministeriet bag lukkede døre uden at man prøvede at se på

en aftale om økonomien

så var det der fantastiske forløb den proces ministeren havde sat i gang hvor vi skulle undersøge til bunds hvad det

det synes jeg var rigtig rigtig ærgerligt for jeg synes faktisk at det var en rigtig god proces

have taget med ind nu står man så med en aftale og de her to lovforslag vi skal se på i dag

går bare ikke den vej som jeg gerne havde set man har lavet en finansiering som desværre ikke er så socialt balanceret som man kunne

licensen som vi kendte den var asocial fordi man talte hoveddøre i stedet for indtægter så tæller man nu personer i stedet for indtægter altså man kunne virkelig have valgt at balancere det her det valgte man ikke at gøre man kunne også have taget et opgør i forhold til

udpegelse af bestyrelse

i dansk indhold og man privatiserer rigtig meget

man jo lige pludselig ville putte ind som nye ting der skulle skabe det her fantastiske nye indhold skal geares med reklamekroner reklamekroner som vi ikke rigtig ved om eksisterer

sige i dag er hvor er det ærgerligt at den gode proces ministeren lagde op til blev fuldstændig ødelagt så vi ikke fik reelle forhandlinger ud fra de

det hele blev lukket ned

det man jo nok kan regne ud efter disse ord er at alternativet ikke støtter de to

nu har jeg lige tjekket op på tallene det har taget lidt tid

at en enlig lo arbejder har tolv

to og fyrre kroner i årlig besparelse og er det ikke rigtigt at et funktionærpar

hundrede og seks og tres kroner i årlig besparelse og bare for en sikkerheds skyld

jeg sige at det er tal fra finansministeriet

kan ordføreren bekræfte disse tal og dermed også slå fast at den aftale vi har lavet er langt bedre for de allerfleste danskere

at tælle hoveddøre til at tælle personer når man burde tælle på indtægt altså progressiviteten som er

som som spørgeren læser op men jeg kan ikke

hvis vi nu forudsætter at ordføreren tror på disse tal kan ordføreren så ikke bekræfte

langt mere socialt

hvor alle betaler det samme høj som lav og jo mindre man tjener jo mere betaler betaler man også forholdsvis så den her ordning vi har lavet er jo egentlig noget bedre end den nuværende licensordning

det gør stadig væk ikke systemet mere socialt balanceret man er gået fra at tælle hoveddøre til at tælle personer i stedet for at se på indtægt og lave en skat som vi plejer at gøre

chokerende at vi har et finansministerium som i den grad engagerer sig i plat

jeg er sikker på for jeg kan også huske den der opgørelse fra danmarks radio at der

enlig millionær over for en

det var udvalgt på den måde så man kunne få det billede og er det egentlig ikke lidt forstemmende

som kan anvendes bredt

en propaganda og udvælger nogle tal der ligesom peger i en ganske bestemt retning

altid lige hvad det er der passer på det

radikale venstre fru marianne jelved værsgo

kæmpe ansvar at et snævert borgerligt flertal sætter sig på danmarks radio som vi ser det i den her aftale

aftalen igennem lovforslagene

licensen er afskaffet til fordel for en skattebillet det kunne man sagtens diskutere

vil godt tilkendegive at der er noget specielt ved at der er et forhold mellem licensbetalerne og danmarks radio som modtager og opkræver af licensen

et andet forhold end der er imellem en finanslov og dermed finansministeren og regeringen og dem der skal levere pengene til danmarks radio via skattebilletten på det principielle plan

radikale venstre vil ikke afvise at man kan ændre betalingsformen fra licens til skat vi synes det er en kringlet måde det bliver gjort på

for min opfattelse af licensens betydning men licensen kunne også have været gjort mere smidig så man ikke gjorde den ens for alle men gjorde den afhængig af indkomst det er jo også muligt i en vis forstand

ændrer danmarks radios arbejdsvilkår

borgerligt flertal det beklager jeg når det er så gennemgribende og gennemgående ændringer

radio og fjernsynsvirksomhed og § ti i den lov beskriver hvad public service er for noget

meget bred definition af begrebet public service det drejer sig om at man har et bredt udbud af programmer og tjenester der omfatter nyheder oplysning undervisning kunst og underholdning

det er kendetegnet ved kvalitet alsidighed mangfoldighed og brede informationer saglighed og upartiskhed det er faktisk en gave at vi har så bred en definition af hvad public service er for noget og derfor også en viden om hvad det er vi kan forvente

det her tilfælde danmarks radio som public service virksomhed til regnskab for de skal komme med tilbud som er præget af mangfoldighed

i samfundet

danske medier er under økonomisk pres det anerkender jeg bestemt især på grund af de store

som google facebook og lignende

de har jo taget annoncerne

danske medier og det er det der er hovedproblemet for

diskuteret igennem flere år hvordan man kunne håndtere den udfordring som det selvfølgelig

er at danske medier ikke på en

måde slår sig sammen og gennem samarbejde i noget der ligner geomatic kan målrette deres reklamevirksomhed langt langt mere direkte til de relevante

og dermed skaffe indtægter

har danske medier ikke forsøgt på jeg har svært ved at se at danske medier i virkeligheden selv har bidraget til at prøve at løse den opgave

form af den udfordring jeg lige har beskrevet det er ærgerligt

det de har set sig gal på for at bruge et folkeligt udtryk er danmarks radio danmarks radio har en størrelse som er relevant i et land som danmark

et lille sprogområde med en lille befolkning og derfor skal

selvfølgelig have en vis vægt og størrelse for at kunne ramme

danmark som har krav på at få del i den public service som danmarks radio som den fælles institution for os alle sammen børn og voksne gamle og unge

en opgave som vi har stillet som en fordring fra folketingets side gentagne gange

troværdighed bredt i danmark det synes jeg danmarks radio har gjort fantastisk godt og derfor kan jeg være en stolt borger i et land som har en institution af den karakter indtil nu

som blev bestilt af kulturministeriet

andre medier og det det forskningsresultat viste var at danmarks radio ikke

på andre kanalers eller andre

den undersøgelse som bekræfter

for det har været vanskeligt at få danske medier til at anerkende

tilfredse med det der er sket her og tror de kan løfte deres opgave på en helt anden måde ved at danmarks radios budget reduceres med tyve

af den indholdsvariation

i det danmarks radio vi kender det er vigtigt at vi holder fast i at det er upartisk indhold

kanal som danmarks radio også bliver finansieret af altså fra det offentlige over finansloven

men man kan have sine bekymringer over hvordan det vil gå og det er fordi der er sket et gennembrud eller et brud på det der har været armslængdeprincippet

danmarks radio og tv to

har blandet sig i længden af artikler på nettet

man sige er ret uskyldigt

diskutere senere men det der er min pointe her er at nu har man brudt isen én gang

vurdering af den størrelsesorden som noget må have på danmarks radios netside og når først isen er

det nemt næste gang at få en god idé til hvad man kunne blande sig i i forhold til

radikale venstre beklager den stigende reklamemængde der nu kommer nye kanaler og i virkeligheden bliver et supplement til det der allerede er betalt over skatten

det forlig der er indgået her med det snævre borgerlige flertal og det synes

i den kreds af politikere der står fast bag de her lovforslag

er noget vi principielt er imod i radikale venstre men vi ser l seks og tredive og l syv og tredive som en helhed

meget noget ordføreren kom ind på i sin tale men noget der rækker tilbage til den forrige medieaftale hvor

marianne jelved var kulturminister og hvor det lykkedes fru marianne jelved som kulturminister at lave en bred medieaftale med samtlige partier hvis jeg

det ikke korrekt at det var i den aftale at det blev besluttet at man ikke måtte genudpege drs bestyrelsesmedlemmer for mere end to perioder når jeg spørger

det jo fordi søren søndergaard påstår at det er os der har villet blande os i hvordan drs medarbejdere

til hvordan de skal udpege bestyrelsesmedlemmer det er det samme som det var

jeg prøvet både i aftaleteksten og

der skulle være ændret noget i forhold det som vi alle sammen var enige om sidst nemlig det at man kun skulle kunne udpeges for to perioder det der er nyt og det kan ministeren jo så komme ind på når ministeren går på talerstolen er hvordan vi

bestyrelsesrepræsentanter det tror jeg at den nuværende kulturminister vil komme ind på jeg kan bare se ud fra det her at vi

drs medarbejdere udpeger deres repræsentanter i bestyrelsen

i løbet af et splitsekund nyheder man engang kunne stole på og var sikker på kom fra en pålidelig kilde er nu oftere

news eller falske nyheder udemokratiske regeringer blander sig i folkevalg i andre lande med internettrolde eller trolls journalister bliver erstattet af robotter for at kunne levere nyheder hurtigere store internationale virksomheder der ikke er underlagt den samme demokratiske kontrol som vi andre er får mere magt og de hiver samtidig annoncekroner ud af et dansk mediemarked som er presset og svækker forudsætningerne for at lave fri og kritisk presse i fremtiden

lisbeth knudsen sagde engang at vi er i en eller anden form for brydningstid og hun opfordrede til at vi fandt på nogle løsninger sammen

at stå imod det pres der kommer fra udlandet og

vi skal styrke de danske medier hvor de er pressede jeg mener vi bør styrke den frie og kritiske presse ved at øge mediestøtten og jeg vil gerne rose den del der handler om at man vil fritage digitale moms det er den rigtige vej at gå fordi det styrker de private medier jeg mener vi bør styrke de private uden at stille alt for mange krav til hvad de skal levere fordi pengene styrker dem

jeg er imod puljetyranniet jeg tror på at hvis man sikrer et fast grundlag

skriver den også gode nyheder

jeg vil sikre at der kommer godt indhold ud til vores børn og unge sf vil sikre at vi udbreder vores fælles kulturarv og sf vil sikre at uanset om man er født i køge

så har man adgang til nyheder man har adgang til kultur man har adgang til indhold

at da vi gik ind til de her forhandlinger var det med det udgangspunkt at styrke public service og styrke dansk indhold når vi ikke stemmer for lovforslagene

er det fordi vi mener at det endte anderledes der er mange detaljer i det her medieforlig og man kunne have dykket ned i mange af dem men det grundlæggende og det som jeg mener er det politiske spørgsmål er i en brydningstid hvor de danske medier er presset

fake news er det her så den rigtige vej at gå det mener

i går var det sindedag på dr da jeg først hørte udtrykket sindedag spurgte

en journalist hvad betyder sindedag

i medieaftalen eller public service kontrakten er det nok i virkeligheden

være op imod fire hundrede medarbejdere på dr der

i højere grad synd for os som samfund

for os som samfund

forringet og de små sportsgrene der før kun kunne komme ud via danmarks radio bliver svækket

er det ærgerligt for vores nyhedsdækning i danmark der bliver lidt mindre for os

er det ærgerligt for os alle sammen og når man lukker gode politiske programmer som er set af flere hundrede tusinde

for os alle sammen jeg mener det svækker vores demokratiske samtale og jeg mener det svækker mediemarkedet i sin helhed der kommer stadig

til at være godt indhold vi kommer stadig til at have stærk public service jeg mener sådan set at de planer som dr har lavet under

er ganske fornuftige men når

det her en svækkelse af public service i danmark i en tid hvor det

før og det er ufornuftigt

danske medier som igen og igen og igen har turneret med budskabet om at det vil redde de danske private medier

det er tilfældet hvilket sted i verden har man skåret på public service og så er de private medier pludselig

der faktisk noget der tyder på at når man har en stærk public service med fri adgang

bliver de nysgerrige på noget andet

at de kommer til at opleve at de har endnu værre konkurrencevilkår i forhold til de trusler der er fra udlandet ligesom herre søren søndergaard

jeg gerne gå ind i en debat om hvordan man kunne have fået dr til at være bedre til at dele og fået brugt

dog har selv de private medier også været ude med den erkendelse som jeg synes er vigtig nemlig at det her er en samlet svækkelse af public service man tager først

prøvet at finde de helt opdaterede tal to og halvfjerds million

rundt og verificere tallene

som før skulle være gået til public service hiver man ud af markedet hvis man ikke tror det får katastrofale

i hvert fald alvorlige konsekvenser i en tid hvor markedet i forvejen er presset så forstår jeg

jeg forstår heller ikke at dansk folkeparti er gået med til det for selvfølgelig kommer det også til at påvirke den regionale dækning negativt selvfølgelig kommer det også til at betyde at der er færre

som får gode nyheder til sidst vil jeg bare sige

også været diskuteret en del der handler om licensen ros for at man har presset på for at afskaffe licensen ros til dem som har været med til at

så vi ikke længere har licens i danmark licensen var asocial licensen var ulogisk fordi tre studerende skulle betale tre licenser og én familie skulle betale én

og det er godt at den er væk

man havde finansieret det via bundskatten fordi det netop som enhedslisten også

betydet at de bredeste skuldre bar de tungeste læs og når jeg undrer mig over at dansk folkeparti ikke greb den mulighed

jo fordi der stod en samlet opposition klar og sagde

vil vi gerne presse regeringen til en mere solidarisk løsning end den man har fundet og det plejer vi faktisk nogle gange at blive enige om herinde når det handler om finanser så plejer

at være blege for at komme over og sige vi vil gerne tage imod et godt tilbud det gjorde man ikke her det synes jeg er

til allersidst vil jeg sige til ministeren når man er et lille parti

så forhandler man som ordfører mange forlig jeg har aldrig før oplevet at man ved indgangen til

har fået at vide at det er

jeg tror mediemarkedet

vi vil gøre alt hvad vi kan for at få et nyt medieforlig og en ny public service kontrakt efter et valg

hvis et flertal skulle skifte efter folketingsvalget og at der

indbudt til nye medieforhandlinger så vil dansk folkeparti også være der for selvfølgelig vil vi søge indflydelse uanset hvem der sidder i de forskellige ministerier mit spørgsmål er egentlig

jacob mark sagde fra talerstolen netop

den her aftale er en svækkelse af det regionale indhold se det forstår jeg jo ikke for godt nok er det ikke medieaftalen vi drøfter i dag men men

de ting der bliver påvirket rent lovgivningsmæssigt men i medieaftalen har vi altså også

tv to regionerne begge dele stod foran en besparelse

og derudover står der i public service kontrakten at dr skal være til stede i hele landet bredt på alle platforme hvordan kan

så stå og sige at det her er en svækkelse af det regionale

folkeparti for det det kæmpede vi jo også sammen om inden vi blev kylet ud af forhandlingslokalet når jeg siger at det alligevel kommer til at svække regionerne så

den her aftale kommer til at svække hele det danske mediemarked kredsløbet og dansk journalistik både den private og public service bliver svækket man tager en milliard ud af markedet i en tid

netop sagde var en brydningstid hvor store internationale giganter får flere og flere annoncer det kan afmonterede besparelser eller enkelte millioner ikke ændre på det ændrer ikke ved at man

milliard ud af mediemarkedet og det kommer også til at påvirke regionerne negativt

den nye medieaftale styrke danmarks radios

bestyrelse jeg synes det er enormt vigtigt at en

og professionel bestyrelse forstået på den måde at

derfor ændrer vi den måde bestyrelsen vælges på så de seks største partier i folketinget hver indstiller to kandidater til drs bestyrelse hvorefter kulturministeren og de seks partier i fællesskab udpeger seks medlemmer til bestyrelsen

vi indfører også en bemyndigelse til at udbyde nye radio og tv kanaler

det drejer sig eksempelvis om at vi i medieaftalen blev enige om at der skal etableres en ny kulturel

det overordnede formål med medieforliget er at skabe et mere differentieret mediebillede derfor udbyder vi en ny tv kanal i håb om at den i stil med eksempelvis radio24syv kan demonstrere at man altså godt kan lave kvalitets public service uden for danmarks radio vi mener sådan set at udbud skaber mere værdi for skattekronerne derfor er vi overbeviste om at det er en del af løsningen hvis vi fortsat skal tilbyde kvalitet

til danskerne radio24syv har været en succes men men sendetilladelsen udløber og derfor skal kanalen i udbud igen

nogle andre vilkår radio24syv har haft mange midler til at starte sendingen

gennemføre store dele af den medieaftale som vi har forhandlet på plads i år det er en

medieaftale der styrker mangfoldigheden i det danske

licensen med dansk folkeparti så licensen

et opgør med de cirka tohundrede og tredstusind licenspligtige husstande som hvert år snyder dr og os andre

bidrage til public service fælleskassen dermed slipper vi også for at dr har en unødvendig udgift til licensopkrævning og kampagnevirksomhed ved at ændre opkrævning fra licensbetaling til skat vil licensen blive mere fair for os alle enlige skal ikke længere betale det samme som en husstand der består af flere personer og samtidig kommer alle til at bidrage til vores fælles public service ingen kan længere løbe fra regningen

skatten så at vi kommer til at skrue op og ned for licensskatten nej selvfølgelig ikke hidtil er

størrelsen af licensen blevet vedtaget ved hjælp af flerårige medieaftaler og det kommer også til at fortsætte fremover det er vigtigt at slå fast at omlægningen fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering

ikke vil ændre ved danmarks radios grundlæggende uafhængighed eller borgernes betaling til dr der er en gruppe personer der ikke har

så stor glæde af danmarks radio som og det er blinde og stærkt svagsynede derfor afsætter vi også en pulje til initiativer målrettet denne gruppe desuden vil vi

tilbyde en særlig mediecheck til de ældre der tidligere har betalt nedsat licens så alt i alt er

god omlægning af en ordning der ikke giver så meget mening mere

på spil og det mener jeg bestemt også der er frie og mangfoldige medier

er demokratiets salt og mangfoldigheden er naturligvis fuldstændig afgørende der er jo kommet rigtig mange kommentarer

i løbet af den her debat og vi har været meget meget vidt omkring og vi har også været meget mere vidt omkring end det som de to lovforslag

det er vigtige diskussioner og vi har også allerede haft et åbent samråd om det og der er indkaldt til et nyt jeg jeg kommer til alle de samråd det skal være og jeg svarer gerne på spørgsmål herefter men i første omgang

holde mig til det som lovforslagene egentlig handler om og det er altså ikke fordi jeg ikke gerne vil tage den øvrige debat det gør jeg gerne men l seks og tredive handler om fokusering af dr

at medielicensen som den er i dag er socialt ubalanceret enlige skal jo i dag betale det samme som husstande med flere personer selv om større husstande typisk har større medieforbrug så i det nuværende system er det også sådan at der er et meget stort antal sortseere som ikke bidrager til finansieringen af den fælles public service og derfor indgik regeringen den sekstende marts to tusind og atten en aftale med dansk

vi fik simpelt hen lagt en økonomisk ramme og her vil jeg allerede gerne lige komme med en lille kommentar til herre jacob mark

at man sagde at der var en præmis inden man gik ind i det rum hvor man skulle lave den samlede medieaftale da herre uffe elbæk i sin tid var kulturminister blev der som

til forhandlingerne meddelt at det var en præmis at tv to ikke skulle sættes til salg så der er altså og det tror jeg så også der er på mange andre politikområder eksempler på det her det kan man mene er godt eller dårligt det er en helt

legitim diskussion at have men det er altså ikke første gang heller ikke når vi taler medieforhandlinger

hvor vi laver en mindreregulering af personfradraget for alle der er fyldt atten år og det vil sige at

vil være stigende samtidig med at institutionerne fortsat vil være finansieret af licensafgifterne der i samme periode vil være faldende den økonomiske ramme for finansieringen af dr er blevet fastlagt i den politiske aftale og udmøntet i lovforslaget omlægningen fra licensfinansiering til finanslovsfinansiering ændrer

politiske og økonomiske rammer fastlægges altså fortsat via flerårige medieaftaler for hele medieområdet og via public service kontrakter det

der er grund til den bekymring det vil ikke være sådan at

det ene års finanslov til det næste års finanslov kan begynde at røre ved de her ting så er der l syv og tredive om gennemførelse af dele af medieaftalen regeringen og dansk folkeparti indgik den niogtyvende juni to tusind og atten en medieaftale for perioden to tusind og nitten til

tre og tyve altså en fem årig periode

hovedformålet med lovforslaget er som det har været nævnt at af denne medieaftale på fire punkter for det første foreslås det at forenkle radio og fjernsynslovens generelle bestemmelser om hvilke foretagender der udøver public service virksomhed i danmark herefter vil det alene være de permanente public service institutioner som dr de regionale tv to virksomheder og tv to der vil være nævnt specifikt i loven øvrige foretagender som udøver public service virksomhed gør det på baggrund af en tilladelse som bliver udstedt af radio og tv nævnet det foreslås derfor at

ændre reglerne for udpegning af drs bestyrelse som flere af ordførerne også har været inde på formålet er at styrke drs bestyrelse også i forhold til uafhængighed og kompetencesammensætning så med lovforslaget vil de seks største partier i folketinget hver indstille to kandidater til drs bestyrelse hvorefter kulturministeren og de seks partier i fællesskab udpeger seks medlemmer til bestyrelsen for det tredje

at kulturministerens gældende bemyndigelse til at fastsætte regler om de regionale tv to virksomheder udvides til også at omfatte tilsyn og sanktioner

men det skal ses i forlængelse af en beretning fra statsrevisorerne om de regionale tv to virksomheder som det fjerde og sidste foreslås det at indføre en bemyndigelse til at udbyde nye public service kanaler hensigten er i overensstemmelse med medieaftalen at der vil blive udbudt en ny radiokanal og en ny tv kanal igen for at styrke mangfoldigheden de øvrige punkter i medieaftalen vil

administrativt for eksempel i form af public service kontrakter eller udbudsbekendtgørelser

blive gennemført ved en senere lovændring

de bemærkninger skal jeg blot sige at jeg ser frem til den fortsatte diskussion

her fordi jeg mener at processen omkring medieforliget var lidt

anderledes end hvad jeg normalt er vant til hvor man prøver at få brede forlig det har været sagt flere gange i salen i dag

regeringskollegaer hvorfor blev s der ikke og hvorfor blev sf der ikke jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre fra ministeren selv er vi enige om at det vi blev mødt af sf s og de andre partier var at for at kunne være med i en aftale hvis vi skulle have noget at

og vi skulle acceptere en tyve procentsbesparelse på dr

om man skulle have effektiviseret for eksempel drs administration vi ville gerne

jeg bare sige at hvis vi er så heldige

som var lagt så er det fordi hvis vi åbnede for det så åbnede

for hele det der var formålet med at lave den her markante ændring i forhold til mangfoldigheden og billedet af hvordan danske medier skal udvikle sig og det er en helt reel politisk uenighed man kan have der var et ønske om at man ikke skulle reducere i den samlede økonomiske ramme det ønske

som ikke ønskede at opfylde

til det vil jeg lige føje at det er blevet nævnt også af fru marianne jelved fra det radikale venstre at der er kutyme for at lave brede medieaftaler hvis man kigger på de medieaftaler der er lavet fem siden årtusindskiftet

det er godt når man kan lave brede aftaler men nogle gange er det også sådan at hvis man skal lave grundlæggende reformer må man se i øjnene at

så bliver det smallere og det tror jeg ikke kun gør sig gældende på det her område det gør sig jo også gældende på andre områder men det er ikke fordi jeg synes det er dårligt at lave brede aftaler det synes jeg bestemt

hvis ikke der kunne komme en bred enighed om de udgangspunkter

ville det blive en smal aftale

jo er fair og det understreger

i forhold til medierne

finansieringsmodel vi andre havde foretrukket noget andet så det er ikke en kritik af

ministeren det er bare en konstatering af at der er den forskellige

om ikke det var i det tidligere forlig at man

indgik en aftale om at

der skulle ske en løbende udskiftning af medarbejderne i danmarks radios bestyrelse inklusive på medarbejdersiden

jeg bare benytte lejligheden til at bede ministeren bekræfte at det er fuldstændig korrekt fuldstændig korrekt

femten til atten heldigvis var det også sådan at man samtidig besluttede at den ændring først skulle træde i kraft efter den næstfølgende medieaftale

hvilket selvfølgelig afspejlede at der ikke var opbakning til det

jeg vil bare lige bede ministeren

men jeg synes faktisk det er værd at understrege at der også er meget vi er enige om vi ønsker jo at danskerne skal have adgang til dansk indhold af høj kvalitet på en række områder i et mangfoldigt udbud af medier jeg har ikke fået indtryk af noget som helst andet fra nogen som helst partier og det synes jeg faktisk er værd at tage med her hvordan vi så sikrer det og hvilken økonomi der skal være omkring det har vi nogle dybe uenigheder om og det er jo

som har fulgt diskussionen her i dag omkring den løbende udskiftning af

medarbejderrepræsentanterne i drs bestyrelse er det ikke noget vi

i den her medieaftale så det er noget der ligger i den tidligere medieaftale den præcise formulering omkring det kan jeg ikke huske på stående fod men det er altså ikke noget der er rørt ved i den her aftale men jeg skal nok lige komme med et helt præcist skriftligt svar om

det fordi det er meget centralt

som jeg ser verden at der er meget stor politisk bredde bag ved så central en institution som danmarks radio fordi vi alle sammen

over for borgerne i samfundet det er vi i fællesskab derfor er det vigtigt at man kan se sig selv i sådan en aftale

at det ikke blev en bred aftale ud fra den begrundelse

det har ikke noget at gøre med at regeringen ikke må komme med sine forslag men det betyder at en regering skal kunne finde et fælles udgangspunkt for at lave sådan en aftale det synes jeg at sagen er

at der ikke skulle reduceres økonomisk på medieområdet

i hver sin ende regeringen og dansk folkeparti havde lavet en økonomisk ramme som vi ikke ønskede at ændre på oppositionspartierne

krone for krone de ender kunne man ikke få til at nå sammen og sådan er det jo også en gang imellem i et demokrati opbakningen og muligheden for at diskutere dr

har vi jo alle sammen hele tiden men der er jo den ekstra krølle ved det

det ikke kun medieaftaleparterne som udpeger til drs bestyrelse

på den måde kan man sige selv om man ikke er med i en medieaftale og de dele som omhandler dr

de største partier har en indflydelse når

omforme det der står i public service kontrakten

og regeringen var enige om nogle økonomiske præmisser

jo ikke en del af regeringen regeringen kan

oplæg til kredsen

partierne og der tænker jeg på alle partierne i folketinget og så tage en debat der i stedet for at skaffe sig et flertal inden man går ind i kredsen

det er det jeg kalder en form for symbolske falske præmisser for der har vi andre jo ikke haft indflydelse på det økonomiske

valg regeringen tager

fordel frem for alle de andre partier

enige om at en forudsætning for at vi kunne få lavet den ændrede økonomiske ramme var at vi fandt en aftalepart som ville være med på det her niveau og det gjorde vi det er helt i orden at kritisere at det blev gjort på den måde men det var den måde vi valgte

kompetenceuddannede lærere der er for få studerende på gymnasierne der vælger det som studieretning og dermed er der også for få der får en naturfaglig uddannelse efterfølgende det er sådan at

naturfaglige strategi som den tidligere minister har lagt frem i socialdemokratiet mener vi at forslaget

om et naturfagscenter er gavnligt for flere dele af samfundet det er afgørende at sætte fokus på hvordan de naturfaglige fag kan fremmes og derfor ser vi også positivt

forslaget formålet med centeret er at styrke kvaliteten og undervisningen i naturfag og naturvidenskab vi skal også fremme interessen for at rekruttere til uddannelse og beskæftigelse inden for de naturvidenskabelige fag vi mangler i allerhøjeste grad flere unge mennesker som er interesseret i og kvalificeret til at tage sig en naturvidenskabelig uddannelse og på den måde

kan danmark blive en af de førende nationer inden for området

at undervisningen er i top allerede i folkeskolen derfor er det afgørende at naturfagscenterets formål og opgaver er i overensstemmelse med de behov der opleves i dag derigennem kan undervisningen styrkes på en mere tidssvarende måde med et årsprogram for centeret som indeholder en prioriteret plan for aktiviteter og indsatser sikres en strategi for styrkelsen

det naturfaglige felt i socialdemokratiet mener vi at det vil være et godt redskab til at fremme området og derfor stemmer vi for

bogstavrim nationalt naturfagcenter det kan

blive bedre at det så for lidt over et år siden flyttede til sorø

boet et andet sted og så fik et latinsk navn så er det nu hedder astra fordi det fusionerede med science center som ligger et eller andet sted sammen med mærsk gør ikke sagen

ringere og det er som sagt et lille nuttet forslag

centeret skal være mere opmærksom på

man har jo tidligere

arbejdet meget målrettet på at styrke naturfagene i folkeskolen i hele landet og det skal de jo fortsat gøre men her skal man så udarbejde et årsprogram hvor man skal styrke den strategiske planlægning man skal også indgå resultatkontrakt med undervisningsministeren så det samlede resultatfokus

kan blive fremmet så det er alt sammen vældig godt det der bare skal være endemålet

er at vi får styrket naturfagene i folkeskolen fordi det jo

fokus på de her lidt hårde fag i folkeskolen i mange år har der været fokus på snakkefagene

med til at bane vejen for flere ingeniører og folk som jo er med til at skabe væksten i danmark skabe eksporten og som på sigt forhåbentlig også kan betyde at der er flere der tager en erhvervsuddannelse eller en professionsuddannelse eller en teknisk uddannelse på universitetet som virksomhederne i højere og højere grad vil få brug for i de kommende år og

øgede resultater af centerets arbejde så alt i alt støtte fra dansk folkeparti og vi glæder os til at følge

naturfagscenter herunder dets virke og funktion det sker som følge af regeringens national naturvidenskabsstrategi opdateringen er vigtig fordi det sikrer at centeret er bedre rustet fremover til at håndtere aktuelle problemstillinger inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab det foreslås også at centeret får overordnede formåls og opgavebeskrivelser så det afspejler centerets nuværende tilstand endvidere foreslås det at der udarbejdes et årsprogram som indeholder en prioriteret plan for centerets aktiviteter med lovforslaget her vil det nationale naturfagscenter være i stand til at løfte en række opgaver i den nye naturvidenskabsstrategi

med det sagt støtter venstre lovforslaget og jeg skal hilse fra de konservative og sige at de også støtter

lovgrundlag for det nationale center for undervisning i natur teknik og sundhed som blev oprettet for snart ti år siden da det

i lighed med socialdemokratiet det radikale venstre og sf ikke støtte den

vi tilkendegav dengang fra enhedslistens side at vi generelt støttede op om initiativer som styrkede naturfag og naturvidenskab men at vi ikke kunne støtte det konkrete forslag på grund af den

finansiering der var på det givne tidspunkt

nationalt naturfagscenter og det er mit klare indtryk at der udgår rigtig mange gode initiativer og projekter fra centeret

er noget betænkelige ved den

sammenfletning der er af offentlig og

kinney møller videncenter i sorø og i øvrigt

understreges det meget stærkt i lovbemærkningerne at centeret er organiseret som det er blandt andet for at kunne tiltrække privat finansiering vi synes helt grundlæggende at det må være en opgave for staten at tilvejebringe den nødvendige økonomi til at finansiere opgaver der er så vigtige som dem der løses af videncenteret derfor så vi egentlig gerne en anden konstruktion men jeg vil sige at det lovforslag

nationale naturvidenskabsstrategi og det indebærer at der oprettes et nationalt

danmark stadig en del af den vestlige civilisation og hvis der er noget der kendetegner den så er det at det er en teknisk videnskabelig civilisation

det er i kraft af teknik og videnskab at vi har fået has på den fattigdom der har været menneskets grundvilkår siden vi opstod som art

det er i kraft af teknik og videnskab at vi mennesker har en uset høj levealder og det er i kraft af teknik og videnskab at verden er skrumpet ind til den overkommelige størrelser den har

teknik og videnskab har ulemper men det bliver også i form af andre og bedre former for

videnskab at vi kommer til at overvinde de ulemper

gjort meget store fremskridt i danmark når det gælder om at forbedre undervisningen i naturvidenskab tekniske videnskaber og matematik

men som deltagere i arrangementet med barack obama i kolding for nylig

er det nogle fag der bliver endnu vigtigere i fremtiden derfor er det både rettidig omhu og god regeringsførelse at regeringen nu foreslår oprettelse af et nationalt naturfagscenter til at styrke undervisningen i matematik naturvidenskab og de tekniske videnskaber og det bakker liberal alliance naturligvis op

for fru carolina magdalene maier som ikke kunne være her

vi synes at det er fornuftigt

endnu bedre i stand til at håndtere de aktuelle og fremtidige behov der er inden for undervisningen af naturvidenskabelige fag i grundskolen og på ungdomsuddannelserne

justere de lovgivningsmæssige rammer så de afspejler centerets nuværende form og justerer de ting som nok var aktuelle på centerets oprettelsestidspunkt men som siden har

overordnede formåls og opgavebeskrivelser og der skal udarbejdes en årsplan for aktiviteter og indsatsområder som ser flere år ud i fremtiden jeg vil ikke

men jeg vil sige at vi støtter lovforslaget dog vil jeg gerne nævne at vi gerne havde set at der

til folkeskolerne og til ungdomsuddannelserne

oprettes tilsvarende centre for andre faglige områder ikke ikke mindst inden for de kreative og håndværksmæssige fag og sprogfag som jo

flere unge gerne skulle vælge at uddanne sig inden for der er et stort behov for at styrke disse fag på samme måde som de naturvidenskabelige fag og forhåbentlig bliver det det næste skridt men som sagt

har været på talerstolen før mig i forbindelse med behandlingen af l syv og halvtreds

gentage dem men jeg vil bare understrege at vi er enige i at naturfagene

anden form for fornyelse i didaktikken og undervisningen i den og ideer til brug i de andre uddannelser vi har altså folkeskolen og ungdomsuddannelserne jeg har kun en lille anmærkning af principiel karakter

resultatkontrakt så det er bare en

jeg synes at man kan udforme formålet med institutionen

hvad ledelsens opgave forventes at være og så er det det ledelsen skal leve op til og det er det opdragsgiverne må forholde sig til resultatet af

vi har brug for at flere unge flere elever finder glæde ved at arbejde med med naturfagene det læser jeg som værende et af formålene med det her naturfagscenter som der er sagt meget om allerede der er én ting som jeg synes er rigtig godt ved det her

er noget der også optager undervisningsministeren og det optager også sf og mig

haft tendens til i mange år at have rigtig meget fokus på det der ligger uden for fagene og uden for timerne

allervigtigste man kan gøre er at sikre at børnene får kvalitetsundervisning

som har tid til forberedelse så det at der er et øget fokus på fagene synes jeg er rigtig godt

en lille ting som står i høringssvarene jeg har også skrevet

der er flere både professionshøjskolerne men også pædagogerne selv der siger at de synes det er ærgerligt at målgruppen for det her ikke også gælder dagtilbud og fritidstilbud

svaret til mig været at det

selvfølgelig glad for men jeg håber nu alligevel at

fremtiden vil være sådan at man også tænker naturfag og det at arbejde

naturfag ind allerede tidligt i dagtilbuddene også når skoletiden er forbi og mere end bare som sådan et inspirationsmateriale

og det tror jeg ikke helt man når i mål med med det her

skolegang alle børn og unge skal have en naturvidenskabelig viden og dannelse for det er nemlig også nøglen til et spændende liv

fremtid rig på oplevelser og muligheder men der er brug for at endnu flere børn og unge bliver dygtige til naturfag og de naturvidenskabelige fag vi skulle meget gerne have flere børn og unge til at interessere sig

og geografi i grundskolen og de naturvidenskabelige fag på ungdomsuddannelserne derfor lancerede regeringen i marts i år en national naturvidenskabsstrategi strategien består af en række indsatsområder et af de konkrete initiativer var at målrette og styrke det nationale naturfagscenter som i dag hedder astra og det gør vi med dette lovforslag men hele strategien var stor og omfattende en hundrede og firs million

drøfte naturfagligheden i grundskolen lave en såkaldt faglig rygrad

barn træder ind til sin første

i naturfagene hvad skal der så ske der og hvordan bygger man videre på den faglighed der har jeg nedsat en gruppe med forskeren anja andersen i spidsen der skal drøfte lige præcis det altså hvordan får vi skabt den indre sammenhæng i fagene

er der nogle faglærere der skal tage over og på den måde håber jeg at få en meget levende fagdebat om naturfagene der ligger også en udvidet talentstrategi for elever der er særlig optaget af naturfagene som skal betyde ikke bare at man som i dag som dygtig

naturfagselev kan komme ind på på astra og få en på opleveren men at

undervisningsmateriale som kan bringes ud i klasselokalet sådan at elever der er særlig dygtige og særlig interesserede også kan blive mødt af deres lærere mens de altså sidder i klassen derudover ligger der et initiativ med de såkaldte supernaturfagslærere hvor vi laver en endnu længere

særlig interesserede lærere så der er mange forskellige gode ting i pakken men det vi drøfter nu her er jo altså astra og jeg vil gerne takke de partier der bakker op om lovforslaget naturfagscenteret astras opgave er at udvikle samle og formidle naturvidenskabelig viden til grundskolerne og ungdomsuddannelserne i hele danmark det sker blandt andet gennem målrettede undervisningsforløb talentkonkurrencer og talentprogrammer centeret har gennemgået en række organisatoriske ændringer siden det blev oprettet ved lov i tusind og ni

tusind og femten blev astra lagt sammen med danish science factory og i to tusind og sytten med science talenter ved

akademis skole og det er naturligt at der sker ændringer af et nationalt naturfagscenter for formidling af naturvidenskab er et område der udvikler sig og der opstår nye behov for hvad sådan et center skal kunne med dette lovforslag opdaterer og ajourfører vi lovgrundlaget for det nationale naturfagscenter den nuværende beskrivelse af

opgaver og formål afspejler de behov der var aktuelle da centeret blev oprettet i to tusind og ni og med lovforslaget giver vi centeret nogle mere overordnede formåls og opgavebeskrivelser

i langt højere grad afspejle centerets nuværende form samtidig sikrer vi behovet for fleksibilitet i lovgivningen over tid det vil gøre det muligt for centeret løbende at tilpasse sig den måde de udfører og håndterer opgaverne på desuden vil lovforslaget styrke samarbejdet mellem undervisningsministeriet og centeret centerets ledelse skal stå for en mere strategisk planlægning det indebærer blandt andet et årsprogram med en plan for kommende års aktiviteter og indsatsområder jeg ser frem til at udvikle et styrket og mere moderne naturfagscenter som fortsat kan bidrage til at udbrede viden om naturvidenskab til en masse elever rundt om på landets skoler og ungdomsuddannelser vi skal have sat blus under børns og unges interesse for naturvidenskab tak for ordet

haft noget mere internationalisering ind

vi lavede det her oprindelige lovforslag til skoleåret to tusind og femten

seksten socialdemokratiet stod bag den oprindelige lov om kommunale internationale skoler hvor revideringen nu ønskes udsat det oprindelige formål med loven om kommunale internationale grundskoler

var at give mulighed for at oprette internationale grundskoler såfremt

være behov for det det er sådan at siden

vi har lavet den her lov er der kun én kommune som har ønsket at lave en kommunal international grundskole

at man skal have en selvstændig ledelse på en selvstændig matrikel der er nogle der

det ville være en fordel om man kunne lave en afdeling på en oprindelig folkeskole og

synes vi sådan set er en god idé det er ikke noget vi vi skal behandle her men

en bedre idé en større del af

at kunne tiltrække højtuddannet arbejdskraft adskillige virksomheder landet over står klar til

modtage den udenlandske arbejdskraft og med den her lov om internationale grundskoler

vi både hilse dem og deres børn velkommen

findes det i de tilsvarende ib uddannelser som har en stigende efterspørgsel og derfor vil det også være mere gavnligt at udbyde internationalt orienterede folkeskoleklasser så eleverne har mulighed for at

for at tilvælge det internationale

er vi derfor positivt stemt over for forslaget om at udsætte lovrevisionen af lov om kommunale internationale grundskoler for folketingsåret to tusind og atten til nitten til to tusind og en og tyve til to og tyve vi synes også at det er positivt at folkeskolen

er lidt besværligt fordi det er sådan at man skal have en selvstændig ledelse på en matrikel for sig selv og derfor tænker jeg også at hvis det er sådan at man gør det på samme måde som

vil det være fordelagtigt og så tror jeg at flere kommuner vil gøre det det er sådan at jeg synes det en god idé at det er en folkeskole der kan klare den her internationale opgave

bliver større verden bliver mere globaliseret og

er en god idé det er en god idé at folkeskolen også får lov til at løse den her opgave og vi skal gøre det endnu lettere for folkeskolen at

på vej på talerstolen som repræsentant for dansk

omhandler egentlig bare en revision

evalueringen fra ministeriet viser jo at der

der er en enkelt kommune der har ønsket at oprette og så er der syv der så foreslår at man i stedet kan

have en selvstændig afdeling på en

en og halvfjerds kommuner der har svaret og det er ret mange det er tre ud af fire

brug for den lad mig lige

loven blev vedtaget i i folketinget der var jo en voldsom debat

det var noget af en overraskelse for dansk folkeparti pludselig at se en socialdemokratisk ledet regering foreslå det her efter at vi sammen havde lavet

folkeskolereform og under folkeskolereformen havde vi diskuteret internationale kommunale grundskoler og det endte med at vi tog det ud hvad gør den socialdemokratisk ledede regering så den siger bare

så laver vi en lov uden for folkeskolen dermed har de jo

banet vejen for at andre regeringer og ministre kan gøre det samme hvilket vi jo så har benyttet os af og der har socialdemokraterne været rigtig vrede så vores anbefaling er

at vi dropper den her lov

den vil sandsynligvis vise nogenlunde hvad evalueringen viser der er ikke brug for den lov

internationale grundskoler hos privatskolerne og friskolerne og det må være rigeligt det støtter dansk folkeparti men vi ønsker ikke

kommunale skatteyderpenge til at oprette en international grundskole hvor man underviser i tysk engelsk og fransk i alle fag skatteyderpenge skal gå til at undervise

kan de her såkaldte kommunale internationale grundskoler ikke fungere uden at der er danske elever

de virksomheder der findes rundtomkring kan ikke levere nok børn

i udlandet så pludselig får vi så

a og en b skole hvor nogle går på de her internationale grundskoler og bliver undervist i et sprog der ikke er deres modersmål og vi ved fra undersøgelser at det giver dårlige resultater

vi ved fra universitetet at man lærer mindre når det ikke foregår på dansk og vi ved også at lærerne er ringere til at levere undervisningen når det ikke foregår på

så der er simpelt hen så mange gode argumenter for at droppe

hvis det så endelig er sådan at virksomhederne

en international grundskole så kan de da

kontanthjælpsmentalitet de ønsker at staten skal betale det hele når det drejer sig om dem selv så i dansk folkepartis øjne synes vi egentlig

starte forfra kassér loven lad os tage revisionen med det samme og

vil sandsynligvis vise at der ikke er brug for loven

og ændrer på loven jeg håber da selvfølgelig at der er andre her i salen der kan se det fornuftige i det det er ingen skam at måtte måtte indrømme at man har taget fejl

en gang imellem her i livet må tage

dansk folkepartis meget klare anbefaling er at vi siger nej til loven vil have en revision nu og så om et års tid

internationale grundskoler

inde i folkeskolen altså i regi af folkeskoleloven

gjorde det alligevel så det kunne træde i kraft efter valget

regering støttet af blandt andet sf jo lagde grunden til det som ordføreren hentyder til det

ikke forligsbrud og grunden til at det heller ikke blev opfattet som forligsbrud var som sagt at man

folkeskoleloven i regi af folkeskolereformen

det med et flertal uden om dansk folkeparti som også er forligsparti til efter valget

at være netop fordi det var en del af folkeskolereformen så fik man det ikke igennem fordi vi ikke ville være med til det og så sagde man nå så gør vi det bare uden for folkeskoleloven så det var

at venstres ordfører kan komme på talerstolen til dette dagsordenspunkt

grundskoler fra to tusind og femten fik kommunerne mulighed for at oprette internationale grundskoletilbud med virkning fra skoleåret

seksten af loven fremgår det også at undervisningsministeren fremsætter forslag om revision af loven i folketingsåret to tusind og atten til nitten og det er det vi behandler i dag

det er netop revisionen af loven som foreslås udskudt til folketingsåret to tusind og

og tyve med dette forslag revisionen foreslås udskudt på baggrund af en høring af samtlige kommunalbestyrelser hvor det skønnes at der ikke er gået tilstrækkeligt med tid til at vurdere om loven skal videreføres uændret om den skal ændres eller eventuelt ophæves med det her lovforslag vil vi udskyde lovrevisionen til folketingsåret to tusind og

to og tyve og dermed sikre et forbedret beslutningsgrundlag for

lov ville det så ikke være smart og effektivt og en regelforenkling

fjerne den her lov når den er så overflødig og

vi ikke synes at den her lov har været i kraft i tilstrækkelig lang tid

vi udskyder beslutningen det er simpelt hen fordi vi vil have et

hvad der skal ske det vi har lagt os fast på er at vi ikke

så vi har ikke lagt os fast på hvad der skal ske i fremtiden men det vi har lagt os fast på

at beslutningsgrundlaget skal være grundigere at beslutningsgrundlaget skal være større og derfor vil vi gerne lade det løbe en årrække mere

en hovsaløsning men at vi simpelt hen siger

er blevet berørt i debatten men det er nu engang sådan at vi i enhedslisten ikke har det fjerneste imod at udskyde revisionen og se hvordan

det bevæger sig videre med det her og så tage stilling

har vi ikke stærke følelser for det men umiddelbart

vi med den evaluering der er lavet og i og med at der ikke nogen praktiske erfaringer

at den lovpligtige revision af lov

af sjette maj to tusind og femten udskydes

som begrundelse for sit ønske om at udskyde revisionen angiver regeringen at ingen kommuner så vidt vides endnu har benyttet loven

i verden uden for christiansborg

kunne det antyde at loven er overflødig

og at et lovforslag som måske gik på helt at ophæve den gamle lov seks hundrede og ni derfor måske ville være mere relevant

men sådan tænker vi jo ikke her på christiansborg der er en smuk gammel tradition for at mene at hvis man bruger mere tid og flere penge på en dårlig idé så vil den hen ad vejen vise sig at være god det er jo en

skal bare lige forstå hvad det er ordføreren egentlig siger altså grunden til at man udskyder revisionen

der finder ud af at loven er god

herre nick hækkerup og derfor har vi jo arbejdet meget indgående med de traditioner der er her i huset så det jeg siger er sådan set bare at der er en tradition som er blevet meget bredt anvendt og som er meget accepteret blandt politikere for at at hvis der er noget der ikke virker

det fordi man har gjort for lidt af det der ikke virker det mener de fleste andre mennesker er irrationelt men men det er en tradition

har jo også øjne i hovedet i sf og

set også godt se at de tanker man havde da man oprettede internationale grundskoletilbud om at det skulle bruges til for eksempel at tiltrække udenlandsk arbejdskraft og give den udenlandske arbejdskrafts børn et attraktivt skoletilbud

noget som kommunerne har benyttet sig

kan jo skyldes mange ting det kan skyldes at der

kan også skyldes at den lov vi har lavet er for rigid men det som jeg også

at der er en del kommuner som har ønsket at

vi lige tager en postgang mere hvor vi ser om den her lov

ændre loven eller i værste fald skrotte den hvis vi vurderer at

at lave nogle nogle tilbud som målretter sig mere internationalt kan jeg sådan set godt lide så det vil jeg sige er udgangspunktet for en kommende forhandling

og også reagerer på den

skrotte loven det synes jeg egentlig er meget rart

forståelse for at sf gerne vil have internationale grundskoler selv om vi ikke støtter det men er løsningen ikke den som allerede eksisterer i dag nemlig at

lave de her internationale grundskoler i samarbejde med erhvervslivet som så

små enklaver ude på friskolerne og privatskolerne jeg tror egentlig at de børn der går ude på folkeskolerne vil synes det er interessant men måske i

meget godt af at få udvidet deres horisont så det vil være mit udgangspunkt for den forhandling der så kommer om loven men men som ordføreren også

gør et godt stykke arbejde siden skoleåret til seksten har kommunerne også haft mulighed for at oprette kommunale internationale grundskoler i henhold til loven om kommunale internationale grundskoler den lov blev oprindelig vedtaget for at give kommunerne bedre muligheder for lokalt at kunne rekruttere og fastholde højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft og for at kunne tiltrække udenlandske virksomheder det var begrundelsen men indtil videre bruger kommunerne ikke denne mulighed det kan tyde på at der ikke er behov for at supplere de private internationale grundskoler det fremgår af loven at loven skal tages op til revision i folketingsåret

forud for revisionen skal der gennemføres en evaluering af loven som led i evalueringen af loven har

foretaget en høring af samtlige kommuner og langt de fleste kommuner har ikke forslag til ændringer i loven vi mener at vi kan bruge mere tid

om loven skal ophæves og derfor foreslår vi at revisionen af loven udsættes med tre år til folketingsåret

bruge den her evaluering som anledning

helt grundlæggende at selv om de to skoleformer er forskellige så er det også godt at der er en vis balance

set det er udmærket at folkeskolen også har en mulighed for at oprette en

international grundskole det er så bare ikke noget man har

med at der ikke er det her behov

i baglommen kan gå ud at tilbyde det samme som privatskoler har lov til

seks og halvfjerds procent per elev af det der gennemsnitligt bruges på en folkeskoleelev så den forskel er der til gengæld er der nogle frihedsgrader

i 7 ottende og niende klasse på en almindelig folkeskole så det her med talentklasser

ikke nyt men med lovforslag l ni og halvtreds

om de vil lave de her talentklasser på den måde

der bedre plads til de specifikke lokale ønsker og de kan bedre varetages vi hilser derfor forslaget velkommen og vi hilser også alle de forslag

det er jo netop noget af det som vi sidder og forhandler om lige

så nu indfører vi med det her lovforslag at man kan

i musik gennem hele folkeskolen det glæder os også at

vi sætter fokus på elever med et særligt musisk talent flere skoler

har som sagt allerede haft mulighed for at oprette særlige talentklasser med fokus på idræt og de her initiativer

hvorfor fænomenet talentklasser med fordel kan bredes ud på de øvrige praktisk musiske fag vi mener at alle elever skal blive så dygtige som de kan og derfor er det også glædeligt at vi

det her forslag det gælder inden for samtlige aspekter af fagligheden i folkeskolen også de praktisk musiske

de elever som udmærker sig musikalsk med det her lovforslag foreslås der også at kommunerne får mulighed for at åbne et integreret bibliotek som både kan forbedre bibliotekernes tilbud til skoleelever og øvrige borgere i kommunen altså hvis man ønsker det og det skal selvfølgelig kun være

mening det er også sådan at

funktion ude på skolerne men hvis det er sådan at man ikke kan opretholde det på skolerne så synes vi det er

man kan lægge det sammen med folkebibliotekerne med det her forslag

sådan at man kan have helt eller delvis fællesledelse

på begge matrikler så vi giver faktisk mulighed for at man kan blive ved med at opretholde både biblioteker og læringscentre

vil kunne give endnu flere elever et bedre tilbud som kommunernes biblioteker

ved at åbne mulighed for musikalske talentklasser

styrker vi forholdene for danmarks børn og unge

sine ting gennemført og vi skal helt tilbage til to tusind og tretten hvor jeg på vegne af dansk folkeparti foreslog at vi lavede et forsøg med musiktalentklasser inspireret

fem år senere er det så virkeliggjort som et

lovforslag der gør ordningen permanent

der vil jeg gerne takke ministeren for

at have gjort det muligt det sker jo på baggrund af

der egentlig var stor succes med ordningen ude i skolen

kan kun glæde mig over at vi nu ikke kun har mulighed for at oprette

til at det lige præcis er de to former

bevægelse og idræt og musik er videnskabeligt dokumenteret for at have en

påvirkning af indlæringen

derfor giver det jo god mening at oprette musiktalentklasser

som interesserer sig for musik

dyrke deres hobby og få den anerkendt og ved at

de vil også få lidt ekstra tid til at

det her at gå op i så er det måske også et

ikke at anerkende folk der kan noget særligt det har vi i mange år været bange for det er vi heldigvis ved

at de er mere end andre men der er bare nogle elever som ønsker

for mig personligt for partiet og selvfølgelig

har der været et langvarigt forsøg nemlig

som integrerede institutioner og det

stået på siden to tusind og tre det er femten år

jeg ved ikke hvem der stod bag det forslag i sin tid det kan være vedkommende er død og borte det er jo ikke til at vide

bedre sent end aldrig det giver kommunerne den fleksibilitet som de har brug for derude og så kan man bedre

vi kun støtte op om så i modsætning til det forrige lovforslag

er det her jo et glimrende lovforslag og det gør mig helt glad så vi stemmer selvfølgelig ja når det kommer til

at kommunalbestyrelserne tildeles kompetence til at beslutte om der skal etableres et integreret bibliotek som består af det pædagogiske læringscenter og et folkebibliotek derudover vil kommunalbestyrelserne kunne beslutte om det integrerede bibliotek skal samles på én lokation hvis det vurderes at forbedre tilbuddet til skoleeleverne og til kommunernes borgere det foreslås også at kommunalbestyrelsen tildeles kompetence til at oprette særlige talentklasser i musik fra børnehaveklassen til tiende klasse så kan elever med musisk talent få muligheden

med at kombinere musikalsk undervisning og skolegang på en hensigtsmæssig måde de ændringer som netop er gennemgået har til formål at give landets kommuner bedre mulighed for at tilrettelægge en fleksibel opgaveløsning i overensstemmelse med de lokale behov og ønsker venstre støtter forslaget og jeg skal meddele fra de konservative

samlet ændringer på to forskellige områder som dybest set ikke har nogen anden sammenhæng end at begge dele er ændringer af

til det første der handler om kommunernes adgang til at etablere integrerede biblioteker

kan komme til at bane vej for en reduktion i antallet af

i hvert fald i et enkelt af høringssvarene at det kan betyde at

kan vi jo se at biblioteksforeningen i deres høringssvar

vurderer at forslaget kan give muligheder for at fastholde

og længere åbningstider lokalt så vi synes egentlig at der kan være grund til at være i tvivl

man rammer rigtigt med det her forslag vi har jo rundtomkring i landet set ualmindelig mange biblioteksnedlæggelser og vi har altså en bekymring for om det her kunne bane vej

fra høringsparterne er

der drejer sig om oprettelse af

talentklasser i i musik er er

den foreslåede ændring indebærer jo at der åbnes for særlige adgangskrav til endnu et af

hvor optaget gøres betinget af at eleverne har særlige musiske

alle elever har ligeværdig adgang til skolens fag og ikke kan risikere at blive mødt af sorteringsmekanismer på baggrund af elevernes særlige særlige talenter

over for at der lægges op til det her forslag man kan sige

skal være på samtlige klassetrin fra fra børnehaveklassen

at der kan blive tale om både særlige optagelseskrav og særlige optagelsesprøver

kan blive mødt af særlige optagelsesprøver i forhold til det her spor man kan sige er det en stor katastrofe at man har det nej men vi synes det er et skråplan at som sagt endnu et fag bliver

og kan begrænses med optagelseskrav og optagelsesprøver

vellykket forsøgsordning med blandt andet talentklasser i musik

det giver kommunerne bedre mulighed for at løse de opgaver der følger af forsøget indtil det ifølge aftalen bliver gjort permanent i to tusind og nitten kommunerne får mulighed for at integrere læringscentre og folkebiblioteker de får også mulighed for at oprette talentklasser i musik og så bliver det og det lyder jo helt utroligt sådan at eleverne

faktisk gennem deres personlige præstationer bevise at de er det det kunne være fantastisk hvis man kunne gøre det princip gældende på flere områder men træerne vokser ikke ind i himlen men alt i alt der er musik i lovforslag l ni og halvtreds og derfor bakker vi det selvfølgelig op i liberal alliance

lovforslaget sig om to ting

landets kommunalbestyrelser kompetence til at etablere integrerede biblioteker på tværs af pædagogiske

give kommunalbestyrelserne kompetence til at oprette særlige

i musik fra børnehaveklassen til tiende klasse vi støtter lovforslaget da vi synes at begge elementer er positive i forhold til at oprette talentklasser i musik vil jeg gerne understrege at

glade for at regeringen anerkender at folkeskolen vores alle sammens fælles skole også kan påtage sig en sådan opgave vi ved af erfaring at talentklasser kan bidrage positivt på mange planer

øge elevernes lyst til

og det kan også tiltrække elever at man opretter de her talentklasser derfor er det positivt at give

kun skal være i forhold til musikklasser

og vi håber på at også de andre kreative fag og håndværksmæssige fag kommer til at fylde mere både som talentklasser men også som obligatoriske fag fra nul til tiende klasse

vi står jo også her i folketingssalen for tiden og debatterer indsatser i socialt udsatte boligområder hvor vi i alternativet er ganske uenige i regeringens

tvangsmæssige greb som man har valgt at benytte for eksempel

seks årige børn for prøver som sagt det er vi meget uenige i men jeg vil gerne understrege at

hvis de skoler der ligger i socialt udsatte boligområder får større mulighed for at oprette talentklasser så

tiltrække andre børn og også børn fra mere ressourcestærke familier til skolerne og på den måde kan det her med talentklasser

tage de overvejelser med i integrationsarbejdet det hele forudsætter naturligvis at der afsættes nødvendige ressourcer og det er vores eneste opmærksomhedspunkt i forhold til talentklasserne

det ikke må gå ud over

at det at vi har eliteidrætsklasser og nu også formentlig får talentklasser i musik er undtagelser fra det princip som vi ellers hylder rigtig stærkt i det parti jeg repræsenterer radikale venstre princippet om den udelte folkeskole derfor vil jeg godt bruge lejligheden til at sige at det er svært at sige nej til talentklasser i musik når vi har taget det første skridt og

vi kan se at hvis man tager det første skridt har man brudt noget som kan føre mere og mere med sig

at vi skal tænke over det andet punkt som forslaget drejer sig om er fælles ledelse af folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

de gamle skolebiblioteker som nu hedder pædagogiske læringscentre skal lægges sammen med folkebibliotekerne det har jeg personligt været stærkt imod indtil jeg kom til græsted kommune og så det bibliotek der var sammenlagt af

og et skolebibliotek og hvor man netop havde benyttet

fagligheden fra det ene bibliotek og fagligheden fra det andet bibliotek

de har forskellige fagligheder det viste sig at det gav langt langt større synergieffekt end man kunne forestille sig rent teoretisk at de to fagligheder nemlig supplerede hinanden fantastisk til gavn for alle brugerne af

læse avis i læsesalen på biblioteket mens det summede af børn rundtomkring dem det var de ældre borgere ikke kede af så hvis man

fastholder fagligheden i de to forskellige typer biblioteker eller læringscentre og biblioteket vil det blive en stor fordel for rigtig mange endelig vil jeg sige at

en lille hilsen til kl og vennerne der og sige læg mærke til at nu decentraliserer vi en frihedsret til kommunerne

i folkeskoleforligskredsen fik vi sådan præsenteret et katalog af ting man kunne overveje at ændre i folkeskolen kan

det fordi evalueringerne viste sig at være rigtig rigtig positive og det synes jeg man skal lytte til

har forsøget vist at både elever undervisere og ledere har oplevet musiktalentklasserne som en succes der gør eleverne fagligt dygtigere og giver mere lyst til at gå i skole det synes jeg er fedt hvis man fra politisk hold kan give elever mere lyst til at gå i skole da jeg sad i byrådet i køge og jeg stoppet med at nævne så mange gange men

spor med sport og så var der to almene spor

dem der gik i de to almene spor havde ikke spor lyst til at gå i sportsklassen hvor der forventedes alt muligt ekstra i forhold til at løbe og cykle og dyrke en masse idræt på samme måde

jeg også ret overbevist om at hvis

det betyder ikke at de ikke også skal introduceres for musik og også gerne mere end i dag men jeg tror

det er er fedt for folkeskolerne at kunne sige de elever som virkelig brænder

at det jo ikke ændrer ved elevernes ret til at blive optaget på distriktsskolen så

selvfølgelig skal man altid passe på glidebanen det gode gamle glidebaneargument

almindelig skoleklasse det synes jeg bare vi skal tage i stiv arm og sige det er det ikke

forslaget om integrerede biblioteker det har vi søreme også arbejdet med der hvor jeg kommer fra og modsat det som er bekymringen i nogle af høringssvarene nemlig at det vil føre til lukning af biblioteker

ført til redning af biblioteker i de lokale områder fordi man stod og skulle spare penge på biblioteksområdet og så sagde man at den lette løsning er at lukke de biblioteker hvor der ikke kommer så mange

ikke så holdbart men det er den lette løsning ude lokalt

at gå sammen i et samarbejde som forhåbentlig kan gøre at der både er folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre

jeg er rigtig rigtig godt og også her har både elever og undervisere og ledere oplevet ordningen som en succes

brev over til ministeren eller i virkeligheden mere et spørgsmål

det her så går ud over kernen i folkebibliotekernes opgave eller kernen i

gjort helt klart i loven at det gør det ikke man skal stadig leve op til formålene i de to lovgivninger selv om de bliver integreret så

forslaget fordi vi tror at det vil

et forsøg med talentklasser i musik gav lærere og elever mere faglighed og trivsel de oplevede mere fællesskab og

et andet forsøg viste at hvis man integrerer de pædagogiske læringscentre på skolerne med folkebibliotekerne giver det mere kvalitet og stærkere bibliotekstilbud med en bedre tilgængelighed af undervisningsmaterialer det er solstrålehistorier og den slags skal vi glæde os over herinde på christiansborg vi skal lytte til borgerne det er dem der ved hvad der virker og hvor skoen trykker vi skal brede de vellykkede forsøg ud så flere får glæde af dem netop forsøgene med talentklasser i musik og integrerede biblioteker bliver nu permanente med det lovforslag vi behandler i dag

til gavn og glæde for en masse elever rundtom på landets folkeskoler hvad angår de integrerede biblioteker foreslår vi at det skal være kommunalbestyrelsen der lokalt beslutter om det er en god idé i netop deres kommune et integreret bibliotek er en sammensmeltning af det pædagogiske læringscenter på skolen og det lokale folkebibliotek

også være kommunalbestyrelsen der beslutter om det nye bibliotekstilbud skal have hel eller delvis fælles ledelse og om tilbuddet fysisk skal samles på én lokalitet på den måde vil det blive et lokalt tilpasset tilbud som alle i lokalsamfundet kan bruge og føle ejerskab til hvad angår de særlige talentklasser i musik

det også være kommunalbestyrelsen der beslutter om det er en god idé på deres kommunes skoler i en særlig talentklasse vil elever med musisk talent kunne kombinere deres skolegang med intensiv undervisning og øvning i et musikinstrument talentklasserne skal løbe helt fra børnehaveklassen til tiende klasse både de integrerede biblioteker og talentklasserne er altså tilbud som kommunerne kan vælge at gøre til virkelighed på netop deres skoler jeg tror og håber at mange kommuner vil give skolerne den frihed til at udvikle gode løsninger som passer lige præcis til deres elever og lokalområde vi skal bakke op om det lokale engagement ude på skolerne vi skal lytte til borgernes ønsker og vi skal styrke den udvikling der kommer nedefra og det gør vi med dette lovforslag så tillykke

alex ahrendtsen og df med talentklasserne og tillykke til eleverne

i de cirka fem og fyrre skoler der har mange elever fra udsatte boligområder det bliver dog ikke alle de cirka en hundrede nye skolebørn som starter

skoler som får glæde af den her enorme saltvandsindsprøjtning det bliver kun dem som ikke har et godt nok sprog det er ikke i alle familier i vores samfund at det danske sprog kommer naturligt ind med modermælken faktisk viser tallene tydeligt at børn på de her skoler læser dårligere end deres jævnaldrende også selv om man tager højde for forældrenes uddannelsesbaggrund for få måneder siden fik jeg bekræftet de her tal da et folketingssvar viste at tredje generation ikke klarer sig bedre end

har fire bedsteforældre fra udlandet men to forældre der er født og opvokset i danmark og det er jo selvfølgelig ikke godt nok de familier skal have noget mere støtte og de børn fortjener noget bedre i dag har vi allerede indført sprogvurderinger af de tre årige børn i nogle kommuner sker det allerede i to årsalderen

også godt huske kritikken da det blev indført men vi synes nu i

at det virker ganske udmærket på den baggrund kan vi nu sætte ekstra ind der hvor behovet er til stede og hvis de tosprogede børn har brug for det skal barnet nu i børnehave og sprogstimuleres mindst tredive timer om ugen det koster en hel del skattekroner men det er menneskeligt og samfundsøkonomisk det eneste rigtige at gøre med de her nye regler skal de cirka en hundrede nye nulte klasseelever på de her cirka fem og fyrre skoler

afprøvet deres sprog når de starter langt de fleste taler heldigvis udmærket dansk så de får ikke adgang til den her dyre ekstraundervisning i forbindelse med forhandlingerne fik vi oplyst at omkring tre

fire hundrede elever vil få den her mulighed

kun indtil de ikke mere har behovet langt de fleste vil derimod miste støtten i løbet af skoleåret men ifølge den her vurdering fra ministeriet

håndfuld elever fra hver skole til trods for den intensive danskundervisning ikke få nok udbytte af den intensive danskundervisning til at kunne starte i første klasse og få udbytte af det i skoleåret to tusind og seksten

var der på alle landets skoler knap

hundrede elever som tog nul klasse om med det her forslag vurderes det at tallet vil stige til omkring en tusind ni hundrede jeg ved godt at christiansborg har et ønske om at de unge skal hurtigt igennem skolesystemet men det vigtigste må trods alt være at de får noget ud af undervisningen når de er der at et barn går nul klasse om kan godt være det rigtige

to hundrede flere elever så nu ifølge lovforslaget skal børnene gå nul klasse om hvis ikke de kan følge undervisningen i første klasse med fagligt udbytte skolelederen kan dog vælge at lade barnet fortsætte såfremt skolelederen vurderer at elevens faglige niveau er tilstrækkeligt til at påbegynde undervisningen i første klasse for eksempel hvis en elev konkret vurderes at være i

sproglig progression at der er forældreopbakning hjemmefra og at der er et godt samarbejde med skolen det synes vi er god politik selv om vi til enhver tid foretrækker at barnet bliver en år mere i børnehave frem for at gå nul klasse om derfor vil jeg også gerne fastslå at pædagoger og forældre bør have bedre mulighed for at udsætte et barns skolestart med

det vil efter socialdemokratiets opfattelse være et godt supplement til det her lovforslag

godt understrege at afprøvningerne i nul klasse skal foregå i et trygt miljø og udføres af pædagogiske medarbejdere som der står i loven det kræver selvfølgelig et grundigt forarbejde at udvikle dem og her må jeg indrømme at jeg er blevet en anelse nervøs af de artikler vi har kunnet læse hvor en række professionelle udtrykker bekymring for en presset tidsplan det vil vi selvfølgelig gerne høre ministerens holdning til

noget sjusk lovforslaget har flere andre væsentlige elementer jeg kan

her men jeg vil godt knytte et par enkelte bemærkninger til forslaget om at reducere fravær vi ved jo at fravær er en af de stærkeste markører for dårlig trivsel hvis børn har det skidt

bliver deres deltagelse i skolen selvfølgelig også præget negativt af det og det er et kæmpe svigt af de her børn vi har som samfund samfund et ansvar for at opspore mistrivsel så tidligt som muligt de offentligt ansatte har ansvar for at underrette rådhuset men vi kan også se på tallene at der desværre stadig er meget stor forskel på hvordan hele den her sociale opfølgning fungerer i landets kommuner med det her lovforslag bliver det nu fastlagt at forældrene mister børnechecken i et kvartal hvis deres børn har et ulovligt fravær på over femten procent sygdom og den slags tæller selvfølgelig ikke med og som noget helt nyt beslutter vi nu for første gang et objektivt krav om at rådhuset skal underrettes

til den her sociale indsats jeg er oprigtigt

om det bliver nok jeg må indrømme at jeg frygter at

her nye regler risikerer at afsløre mange sociale problemer som i dag ryger under radaren men det skal jo ikke afholde os fra at støtte lovforslaget

talte om at hun kunne se at der var flere unge der mistrivedes

man prøvede dem for hårdt siden da har socialdemokratiet

man skal skrue ned for tempoet for de unge og at man

afskaffe nationale test i anden klasse jeg anerkender

socialdemokratiet og sf er fuldstændig enige når det kommer til at man skal lave særlige indsatser i nul klasse for tilskuernes skyld vil

vi kæmpede den kamp meget længe i forhandlingsrummet

at gøre forskellige ting sf valgte at sige vi vil ikke have nye sprogprøver i nul klasse socialdemokratiet valgte at sige dem vil man gerne æde

tror ordføreren at det vil gøre børn mere pressede eller mindre pressede at man nu allerede i nul klasse når man er seks år

vi siger i øvrigt også at det uddannelsesloft der blev vedtaget ønsker vi også at fjerne og det skyldes jo netop det

jeg også sikker på hun har gentaget mange gange siden nemlig at der er blevet for meget pres på mange af de børn og unge der vokser

et mindre pres på børn der går i skole i dag og er bagud allerede inden de rigtig kommer i gang der sidder mange og kigger op i loftet og

de ikke kan følge med og dansk er nøglen til at kunne følge med i alle andre fag vi vil selvfølgelig være opmærksom på at det her ikke bliver til en eksamen med grøn dug på bordet

som der står i loven integreret i undervisningen det er ikke noget de skal lave

stå at det skal være et godt pædagogisk miljø

fire sprogprøver allerede når de er seks år er en god idé hvad er logikken i

og de vurderinger foretages jo af folk der gør det på en måde

prøver den første vil komme umiddelbart efter sommerferien når

starter den næste i februar måned og den sidste

at forældrene og lærerne bliver opmærksomme på at det skal understøtte den sproglige udvikling og at det ikke er noget man skal bruge til at banke folk oven i hovedet med

der går nul klasse om til cirka en tusind ni hundrede og jeg mener ikke det er nogen stor skandale jeg tror

set de to hundrede børn som kommer til at gå nul klasse om

vil opleve det som en styrkelse af deres skolegang og ikke som

sker det jo at der er modsatrettede tendenser vi har lige oplevet det i et forslag vi har behandlet om sammenlægning af biblioteker her er det jo fuldstændig entydigt at alle skolens aktører fra dem der står i det daglige arbejde med børnene

dem der leder de kommunale skoleforvaltninger fraråder

og mener at det vil være skadeligt at indføre

sprogprøver i børnehaveklassen

ordføreren at alt hvad der er af ekspertise på det

arbejder med skolen og som ikke fraråder det

synes jeg det skal være for alle folketingsmedlemmer at vi læser høringssvarene og interesserer os for

de sprogprøver kan nå at blive udviklet på et pædagogisk tilstrækkeligt niveau inden for den tidsramme der er lagt og det er

det er jo sådan at har man gennemført tre sprogprøver og ikke har bestået så kan man

og det er jo så teknisk set konstrueret sådan for ellers ville det være grundlovsstridigt at det skal foregå i børnenes ferie men men synes herre mattias tesfaye ikke at det er meget

et sidste forsøg på at forhindre at de dumper til sprogprøverne

det ikke et fuldstændigt skråplan i forhold til det at have et gratis

grundloven at hvis der skal foregå betaling for noget undervisning så er det ikke en del af folkeskolen

folkeskolepolitikken i det her handler om at der er tre sprogprøver den sidste afvikles inden sommerferien og hvis skolelederen efter den afprøvning vurderer at den her elev ikke får

hvis der så er nogle forældre der uden for folkeskolen ønsker at betale sig til at forsøge

klæde barnet så godt på at barnet også vil kunne få fagligt udbytte af en første klasse

fint for mig men jeg tror det er vigtigt at holde fast i at det er de tre prøver som er afgørende og

kan få forældrene til at forstå at

bedst tjent med at gå et år mere i børnehaveklassen eller i børnehaven inden de kommer op

har vi fået oplyst at sidste år var der firs børn der

rykke op i skolen på grund af skolelederens råd til forældrene

en mindre stressende kan man sige situation at være i

gøre det på den måde både for forældre og børn

bare bede om at høre ordførerens kommentar til

hundrede som tog nul klasse om og med det her lovforslag vurderes

hvert fald det vi fik at vide da vi forhandlede det at

plusminus kommer til at gå nul klasse om så

når vi kan se på nogle bestemte skoler som har mange børn fra udsatte boligområder at det selv om man renser for forældrenes uddannelsesbaggrund

de i anden klasse læser markant dårligere end deres jævnaldrende

tror først og fremmest på at flere skulle gå et år mere i børnehave og sekundært at dem der så alligevel starter i nul klasse og ikke kan godt nok dansk skal have en ordentlig saltvandsindsprøjtning af intensiv danskundervisning

jeg er jo også en række år i børnehaven inden de skal i skole

anden sammenhæng sat fokus på det

det her koncept vi taler om i dag under det her lovforslag

enige om at det er vigtigt at sætte ind med det sprog det jeg taler om er

overgangen fra den ene institution til den anden institution kan gøres på forskellig måde

jeg tænker på psykologien i det og ikke i at en

form for straf er motiverende

der kommer foran der skal sikre at det går godt

i overgangen sikrer

at man for eksempel ikke starter i nul klasse hvis ikke pædagogerne og forældrene

det kan godt være når man kigger på et skema at det ser dumt ud at de

det vil styrke det her initiativ hvis man som supplement til det gav forældre og pædagoger mulighed for at udsætte skolestarten for langt flere børn der tror jeg at vi har været lidt for stressede i vores

sætte en prop i tilstrømningen og så øge hjemsendelserne

støtter vi selvfølgelig det her da vi er en del af

friskoler kort sagt er det jo den glimrende idé at man indfører sprogprøver fra nul klasse og det er kun for elever

mere end tredive procent af dem bor i ghettoer det vil sige er er på den liste over socialt udsatte

aldeles glimrende at man i løbet af nul klasse bliver udsat for tre sprogprøver sprogprøver består man den første skal man selvfølgelig

tredje og så videre så har man søreme også en fjerde mulighed

i sommerferien som en ekstra hjælp til forældrene

skal man selvfølgelig være med til at betale det siger sig selv når man har fået de tre første gratis når man har fået sproghjælp når man har fået sprogvurderinger

får en mulighed for

at man beder dem om at betale og så skal man så gå om hvis

består fjerde sprogprøve og ikke kommer igennem det femte nåleøje som er at skolelederen ved

undtagelsestilfælde kan sige at

eleven alligevel skal fortsætte i første klasse så der er faktisk fem

vurderingen fra ministeriet er at det vil betyde at cirka en hundrede og firs elever

kommer til at gå om om det holder

det gode ved det her lovforslag er at det også gælder for flygtningebørn fra første til niende klasse altså de børn som modtager dansk som fremmedsprog eller går i modtageklasser eller er integreret og indsluset i klassen og modtager sproghjælp de skal når de

den der parallelitet og det er en god ting

været særlig smart hvis ahmed som er tredjegenerationsindvandrer opvokset i danmark og kommer i nul klasse skal igennem sprogprøverne

at ahmeds forældre så oplever at mohammed der lige er kommet til landet

kan gå direkte ind i en klasse uden at skulle igennem de samme sprogprøver med langt dårligere

der er den der parallelitet og det er vi virkelig tilfredse med alt i alt er det her jo en hjælp til eleverne det er en hjælp til forældrene

så han ikke skal stå alene med det så bliver der også indført sanktionsmuligheder over for skoler der leverer dårlige resultater eller dårlig

eller i sidste ende efter en lang proces nedlæggelse og vi synes det er glimrende at

overtager den mulighed i stedet for kommunerne og det samme kommer

til at gælde for ungdomsuddannelsesinstitutioner dog med den mere milde

giver forslaget også mulighed for at

stoppe udbetaling af børnecheck og ungeydelse til forældre hvor børnene

har ulovligt fravær på femten procent eller derover inden for et kvartal og det er glimrende det er så skolelederen der skal underrette kommunalbestyrelsen hvorefter man så skal træffe en beslutning om standsning af det man kan selvfølgelig være bekymret for om hele underretningen bliver forsinket eller forhalet

vil vi gerne lige spørge ministeren om hvordan hun vil garantere at denne procedure ikke forhales og at tidshorisonten ikke overskrides da det er barnets tarv som

finde svar på i lovbemærkningerne det

hvad der sker med skoler der har

gælder loven for matrikler eller gælder den for institutionen man kunne let forestille sig at en skole med mange afdelinger kunne sno sig uden om

så man ikke var en del af den men jeg kunne godt tænke mig at spørge hvis ministeren havde mulighed for

kan vi så blive enige om at det er en bedre idé

med den sprogstimulering som man giver i hele danmark

lave den her bevidstløse afprøvning af børn i nogle udsatte

med mange med indvandrerbaggrund jo dårligere er deres dansk det har vi rapporter

griber ind med sprogprøver som skal

det er en hjælp til barnet så vi

meget tidligere end vi gør i dag vi ved jo også at tredjegenerationsbørn i nogle tilfælde læser dårligere taler dårligere dansk og det er især børn der kommer fra de her socialt belastede boligområder med forældre fra mellemøstlige

at under forhandlingerne fik jeg et svar på et spørgsmål og

fordi vi faktisk allerede sprogvurderer dem i dagtilbuddene men dem sætter man ikke ind over for man sætter ikke ind over for alle dem vi ved har sproglige problemer

model ordførerens parti og forligskredsen har valgt er en model hvor man på ny afprøver børn kun fra udsatte boligområder selv om vi ved

nogle andre der havde sprogproblemer i daginstitutionerne er det ikke for det første lidt ineffektivt og

sig med i mange år og enhedslisten også for den sags skyld det har ikke virket

står det værre til med de sproglige færdigheder

tredje generation så nu tager vi skeen i den anden hånd

indfører vi det her redskab og den her hjælp for skolelederne for børnene

sprogprøver som er et effektivt redskab til at afgøre hvor man står og når vi så ved det

med understøttelse både i og uden for klassen og det er

jeg behersket mig så meget hele dagen

radikale venstre

man i mange år har forsømt at sørge for at de her ting blev ordnet

historieskrivningens skyld gøre opmærksom på

november to tusind og et og til dags dato

det er herre alex ahrendtsen og de andre borgerlige partier der har ansvaret for det er sket siden to tusind og et

venstre hvor dansk folkeparti jo har forsøgt at

ændre på dagsordenen det er først lykkedes

det er så den nuværende undervisningsminister som har et godt kendskab til

politiske observans som blandt andet fru marianne jelved

ændre på sprogfærdighederne

tværtimod det man har anbefalet har ikke virket det man har anbefalet i sektoren har ikke virket nu tager vi skeen

anden hånd og så har vi de her forhåbentlig

til to tusind og elleve var sf og radikale venstre ikke en del af skoleforliget det blev vi først da vi kom ind i helle thorning schmidts regering så det er igen forbi med den beskyldning at der er nogle partier af en særlig karakter

er kommet fra venstrefløjen og radikale venstre det viser alle målinger og det viser også den erfaring hvormed man har grebet tingene an

bare stilfærdigt sige at dansk folkeparti har lagt en anden linje

fra første færd det har man undladt at gøre i alle disse år og det er derfor vi står med de her problemer

det her lovforslag udspringer af en større aftale om

børnehaveklassen som skal sikre at alle børn er i stand til at indgå i det sociale og faglige fællesskab i skolen at kunne tale dansk er en vigtig forudsætning

skolen for at komme ud på arbejdsmarkedet og for i det hele taget at blive integreret i det danske samfund derfor foreslår vi at indføre sprogprøver for børnene fra børnehaveklassen i skoler med en høj andel af børn fra udsatte områder vi vil også med det her lovforslag indføre en obligatorisk sprogprøve for de elever i første ni klasse der modtager undervisning i dansk som andetsprog på den måde er der

sikkerhed for at eleverne får bedre udbytte af undervisningen kommer bedre gennem skolen og ud på arbejdsmarkedet og bliver en del af det arbejdende fællesskab

det foreslås også at der indføres øgede sanktionsmuligheder over for folkeskoler

for ungdomsuddannelsesinstitutioner hvor kvaliteten af undervisningen og uddannelsen er for dårlig eller utilstrækkelig venstre støtter det her lovforslag og jeg skal hilse fra de konservative og sige at de

at undervisningsministeren

blande sig nærmest ned i detaljen

i dag er det sådan efter loven at at ministeren kan pålægge en kommunalbestyrelse at lave en en handleplan

at ministeren også får beføjelser til at godkende handleplanen til at angive bestemte initiativer der skal gennemføres og i sidste ende til at lukke en folkeskole hen over hovedet på skolebestyrelsen og hen over hovedet på kommunalbestyrelsen er det

og derfor bliver vi nødt til at tage nye initiativer i brug derfor bliver vi nødt til at hjælpe børnene til at få et bedre liv til at komme bedre gennem skolen til at komme ud på arbejdsmarkedet og til at blive en del af den danske kultur og så tager vi nye metoder i brug det er fordi vi rent faktisk vil prøve at gøre noget anderledes og prøve at gøre noget hvor der er en chance for at det virker men der er jo stadig væk beføjelser til den enkelte skole og der er stadig væk beføjelser til den enkelte ledelse

usædvanlig ignorering af den kompetence der ellers ligger i kommunerne

venstre har den opfattelse at der skal være ret frie rammer på på de frie skoler og derfor er det blandt andet

at man ikke kan pålægge de frie skoler at gennemføre

er fritaget for de nationale test

sprogprøver i i børnehaveklasserne

friskolernes frihed men vil ind

og detailregulere også på det område

jeg mener faktisk det er en udstrakt hjælpende hånd til de børn der har langt sværere ved at tale det danske sprog der har langt sværere ved at blive en del af den danske kultur

skal ikke ses som en straf det skal ses som en hjælp

de børn som vi ved har sproglige problemer det er en indsats som jeg tror er tiltrængt og jeg tror også

med til at løfte nogle af de børn der har sproglige problemer det som bekymrer mig er at man indfører sprogprøver for seks årige børn jeg ved at flere af venstres ordførere har

dele min bekymring om at man presser børn og unge for meget

jeg bare høre når det nu allerede er sådan i dag

syv hundrede børn går om i nul klasse og

så ikke være en idé at sætte de der særlige indsatser i gang derude og så droppe det der prøveelement så børnene får ro på samtidig med at vi sætter ekstra ind

jeg som forælder fik at vide hvor det var hans styrker og svagheder var så jeg kunne hjælpe med at sætte ind jeg så det faktisk ikke som en straf og den måde det foregik på vil jeg også bare sige så han heller ikke som en straf han så det

hjem og fortalte enormt begejstret om hvordan de dygtige pædagoger der ved hvordan det her

havde leget den her test ind i ham

det skal foregå derude for jeg vil da være meget ked af hvis de her børn opfatter det som et stressmoment

jeg også være meget ked af hvis vi igen og igen år efter år som folketing ikke gør noget for at hjælpe de her børn

betyder så meget men jeg tror der er en kæmpe forskel på om vi snakker om en sprogvurdering eller en sprogscreening og så en sprogprøve

vi holder øje med børnene vi laver sprogvurderinger og bruger dem vi

tæt vi skal være sikre på at det her bliver en hjælpende hånd vi skal være sikre på at

vi skal også være sikre på at forældrene ved præcis hvordan det er de skal understøtte børnene i det her jeg er faktisk oprigtigt optaget af at de her børn kommer endnu bedre videre at de kommer endnu bedre ind i skolen at de kommer endnu bedre videre i samfundet og videre ud

på arbejdsmarkedet det er det der bekymrer mig det er det jeg er optaget af og så lad os vurdere det sammen løbende så vi sikrer os at det har den effekt som jeg tror vi alle sammen er optaget af det skal have

lovforslaget her er jo et i en række

de såkaldte parallelsamfundsaftaler i lighed med de øvrige aftaler

indledes lovbemærkningerne med et ønske om et danmark som bygger på frihed retssikkerhed og ligestilling og så stiller man i øvrigt en lang række forslag som trækker i

jeg synes det er meget betænkeligt at lovforslaget har til formål at gennemføre lovændringer

fastlægger særlige regler for bestemte grupper af elever alene fordi de går på skoler med mere end tredive procent elever med bopæl i udsatte boligområder

markant forskelsbehandling af en stor gruppe elever i vores folkeskole som stilles alt andet end lige

helt urimeligt pres lige fra første færd når de starter deres skolegang det er et pres som

imod sin hensigt forslaget om

fremstår som en ualmindelig dårlig idé når man lytter til dem som har

og er helt tæt på skolernes hverdag børne og kulturchefforeningen som jo er

advarer i deres høringssvar mod de nye obligatoriske sprogprøver som

de direkte vurderer vil have en betydelig negativ effekt

og kulturchefforeningen påpeger hvordan det at tvinge elever til at gå børnehaveklassen om kan medføre store aldersmæssige forskelle der kan få store sociale og trivselsmæssige konsekvenser og de understreger at det forekommer fuldstændig uforståeligt at afgørelser der kan have så

ikke træffes ud fra en generel vurdering af elevens sproglige niveau men med den samlede elevgruppes bopæl som et afgørende kriterie

af børne og kulturchefforeningen som forskelsbehandling af eleverne en tilsvarende kritik finder man i høringssvarene fra skolelederforeningen og danmarks lærerforening skolelederne ser i forslaget et brud med afgørende principper i i dansk skoletradition de påpeger at forslaget slet ikke tager hensyn til betydningen

sproglige stimulering og udvikling der finder sted ved at være sammen med jævnaldrende kammerater og venner og danmarks lærerforening

vurderer at forslaget er til skade for lærernes arbejde med at skabe kvalitet i undervisningen

helt grotesk

kan købe sig til ekstra undervisning i sommerferien betal fem hundrede kroner om ugen og så hjælper vi dit barn igennem så hun ikke dumper i børnehaveklassen men kan gå videre

første klasse og som det fremgik af dialogen under herre mattias tesfayes oplæg

ligger uden for folkeskolen men der er dog en fuldstændig tæt sammenknytning mellem de

der ligger i folkeskolen og det at indføre en

deltagerbetaling som jeg synes er utrolig betænkelig og slet ikke forstår at partierne vil bevæge sig ind på

der er altså helt generelt manglende lydhørhed over for

manglende lydhørhed der også går igennem i forhold til indgrebet over for de frie skolers frihed en manglende lydhørhed i

forhold til de alvorlige konsekvenser det vil have at indføre økonomiske sanktioner mod forældrene for forældrene for forslaget indebærer jo ikke bare at forældrene skal betale for ekstra sprogundervisning

fratagelse af børne og ungeydelsen hvis deres børn har et for højt fravær vi synes at forslaget her er dybt dybt problematisk vi synes det er problematisk at man er indstillet på at lukke folkeskoler hen over hovedet på både forældrebestyrelser og kommunalbestyrelser og alt i alt

er der efter vores opfattelse tale om et forslag der vel først og fremmest er drevet af signalpolitik men som desværre langt fra kun får den symbolske karakter

alvorlige negative konsekvenser for mange elever og for mange skoler

udspil til at bekæmpe parallelsamfund fra marts i år og af de politiske aftaler som

undervisningsområdet drejer det sig om aftalen fra den niende maj mellem regeringen dansk folkeparti og socialdemokratiet

mangel på sprogkundskaber når skolegangen begynder er et selvstændigt problem det fører til at det enkelte barn har svært ved at følge med i skolen rent fagligt og de sproglige vanskeligheder

vil så typisk forfølge barnet resten af livet de opnår lavere karakterer og dårligere livsmuligheder som følge af de dårlige

det er jo i sig selv en berettigelse til at reagere politisk

truer den enkeltes velfærd

påvirker dårlige sprogkundskaber også skolen som institution og det har været lidt overset i debatten her progressionen i klasserne bliver langsommere og man når aldrig det niveau som man

en klasse hvor der er ingen eller få der har sprogvanskeligheder hvis der er over femten procent børn af ikkevestlige indvandrere i en skoleklasse

får alle og jeg gentager alle altså ikke kun de femten

det viste en undersøgelse fra tænketanken kraka og deloitte for nylig så hvis vi tolererer den tilstand som tingene befinder sig i lige nu ville det flertal som stod bag aftalen også tolerere at tusindvis af børn der faktisk taler dansk flydende blev anbragt i en situation der gjorde dem fattigere end børn

det kan vi naturligvis ikke være med til så derfor lovforslag l tres

de øvrige elementer i lovforslaget

er en følge af det hovedformål jeg har gennemgået i barnets første år

det naturligvis forældrene der har det fulde ansvar for at barnet bliver sat på rette kurs det er kun en morsomhed når man siger at man skal vælge sine forældre med omhu

for et barn at det her barn taler dansk flydende uanset hvilken familiebaggrund barnet vokser op i det er der meget solidt forskningsmæssigt belæg for

derfor skal forældre have et økonomisk incitament til ikke helt afgørende

de sidste elementer i lovforslaget handler så om hvad man skal stille op med skoler der ikke fungerer kommunerne får bedre mulighed så de i tide kan følge op i forhold til skoler der er inde i en dårlig udvikling og hvis en skole er helt dysfunktionel

det jo klart at så bør den lukke og det kan man så også få mulighed for nu

har eksisteret andre planer som skulle føre de parallelle linjer ind på det samme spor men det her er den bedste og mest gennemtænkte plan til dato og derfor har lovforslaget selvfølgelig las

som var ude og præsentere det hun sagde at for at løse integrationsproblemerne

var det på tide at indføre stopprøver

for at man kunne dumpe nul klasse flere gange det endte med en gang at man går om en gang nu er det liberal alliances ordfører og ikke ministeren der står

skulle man hvis liberal alliance havde magt som de har agt kunne

så bare høre refleksionen for jeg ved at

god til at reflektere hvis man

flere omgange i nye klasser tror ordføreren så det kan

skal vi sige det ligeud nogle uansvarlige forældre til at vågne op på et meget meget tidligere tidspunkt og få dem til at forstå at de selvfølgelig skal sørge for helt fra barnet er ganske lille at det kan tale det sprog som er det officielle sprog i

vi er fuldstændig enige i at vi skal gøre noget ved sprogudviklingen for de børn vi taler om her

det danske sprog i tilstrækkeligt omfang

vi meget indstillet på hvis vi kunne få en dialog om det men der er jo lagt en beslutning som vi mener indeholder nogle forskellige redskaber som er kontraproduktive

tage børnechecken fra forældrene

kraftigt imod lovforslaget men vi er for at man finder løsninger på det der er problemet vi er imod det her lovforslag

på folkeskole og ungdomsuddannelser men lovforslaget anvender de forkerte midler

en række uheldige konsekvenser med sig

jeg vil vove at påstå at lovforslaget både er uetisk diskriminerende og centralistisk og det er ikke begreber som fremmer det vi gerne vil det er uetisk fordi det udsætter mindre børn for test og risiko for at blive straffet

det der ligger i hele den måde at tilrettelægge det på det er diskriminerende fordi det kun er

socialt udsatte boligområder som rammes af det

centralistisk fordi det bryder med danmarks traditioner for at det er kommunerne er ansvarlige for folkeskolen og ikke staten derfor er

efter vores opfattelse forkert at ministeren med det her lovforslag forsøger at få indført

mere det er min helt klare opfattelse vi har travlt med at give dem fart på historisk set

de hurtigere fra vuggestue til børnehave nu end de har gjort før de kommer hurtigere fra børnehave til skole nu end de har gjort før fordi der er penge at hente ved at presse dem hurtigt af sted når de så kommer i folkeskole skal de testes ti gange og til de test kan man forteste to gange og det kan så blive tredive gange i en folkeskoletid

jeg tror ikke det er tilfældigt når flere børn oplever angst flere børn får depressioner

er tilfældigt når flere børn er usikre jeg tror heller ikke det er tilfældigt når flere børn oplever det der hedder skolevægring nemlig det at man egentlig har lyst til at gå i skole men ikke magter det fordi man ikke kan få sig selv ud af sengen og på den skole som man går på der er en en klog person også klogere end mig der har har givet de her børn et navn nemlig glasbørn fordi de er gennemsigtige og glædesløse det er ikke alle børn der er sådan her det

men jeg ser en tendens og jeg synes der er en tendens til at

og som ikke finder den samme glæde ved at komme i skole som børn tidligere har

måske er det tætteste vi kommer på de her sprogprøver så er det bevist at der er mange børn der decideret mistrives med de

er eksempler på børn der græder og bliver holdt hjemme fordi de ikke vil op til de der test det godt for børnene

nu indfører man så en stopprøve eller en sprogprøve og det er ikke bare én det er to hvis de ikke klarer den første

ikke bare to det kan være tre og det er ikke bare tre det kan være fire

seks årige børn og jeg tror ikke at vi får færre glasbørn af at lade seks årige børn komme

som desværre er gået med i aftalen sagde at

hundrede børn der går om det er ingen skandale

kaster en ny test ind i vores skolesystem og endnu tidligere end før undervisningsministeren har flere gange sagt at der er brug for en hård bagkant for at løse det her problem jeg mener ikke der er brug for hårde bagkanter over for seks årige børn der er brug for dygtige voksne der er brug for tid til de børn der

der er brug for tillid til lederne og der er brug for tidlige indsatser og de er i gang vi har sammen sat sprogvurderinger i gang af børn der går i børnehave vi ved præcis hvem det er der har sproglige udfordringer det spurgte jeg til under forhandlingerne men i stedet for at gøre noget for alle dem som vi ved har sproglige udfordringer og bruge pengene på dem i nul klasse så begynder vi at teste på ny men kun i nogle udsatte boligområder med de her sprogprøver hvorfor ikke sætte ind der hvor vi ved problemerne er og hvorfor ignorerer både socialdemokratiet regeringen og dansk folkeparti både bupl dlf børnerådet børne og kulturcheferne skolelederne der siger at det her er skidt for børnene

siger at det er stigmatiserende stressende pressende for børnene og decideret dumt

jeg forstår ikke at socialdemokratiet som vi forhandlede med i lang tid og som har sagt at de vil være børnenes statsminister efter et valg og som har sagt at vi stresser børn og unge for meget kan være med til at indføre fire sprogprøver for nogle af dem jeg kalder glasbørn allerede i nul klasse og jeg forstår ikke at den regering der har skiftende ministre der siger at vi stresser og presser børn for meget så

i en anden sammenhæng indfører stop eller sprogprøver for seks årige børn vi vil have det her afskaffet og det vil vi have efter et valg og det vil vi arbejde for og vi mener at man kan gøre det med et smalt muligt flertal man har indført det med et flertal uden om forliget og derfor kan vi også afskaffe det igen lige så snart der er et rødt flertal

der er stressende og pressende for et barn så er det overhovedet ikke at kunne følge med i undervisningen så er det

gå i en klasse hvor dem man går i klasse med har nogle førskolekompetencer som måske er to år bedre end dem man selv har to år er meget for børn der starter i skolen det er nogle af de børn vi kigger på her der er så langt bagud i deres førskolekompetencer

de samme børn der går hele vejen igennem den danske grundskole og går ud med et karaktersnit der ligger langt under gennemsnittet langt under de starter med så dårligt

en forståelse af sproget at de ikke

til at deltage i undervisningen på lige vilkår

en år eller to år men snarere i ti tyve tredive år så så dem der er bekymret for om der er nogle børn her der bliver stresset eller presset vil jeg bare

er for en situation man har sat børn i i

år efter år i så mange år og der har været dygtige voksne og der har været frihed og der har været engagement

men tilbage til udspillet her i marts i år

fremlagde vi udspillet ét danmark uden parallelsamfund ingen ghettoer i

tredive og udspillet består af en række initiativer der er målrettet de steder i danmark hvor parallelsamfund er mest udbredt hele udspillet udsprang faktisk af en drøftelse vi havde om uddannelsesområdet hvor jeg foreslog at vi gik mere helhedsorienteret til værks og det gjorde vi så

som omhandler en række forskellige områder

i mjølnerparken som er et sted hvor jeg selv er kommet rigtig meget nemlig fordi min egen søn har gået i vuggestue der

gik jeg et smut over i den vuggestue for at hilse på nogle af de pædagoger som stadig væk kan huske mig fra dengang og

det var et glædeligt gensyn og vi havde en en god snak

en minister masende ind i vuggestuen og det kan

tænker hvad er det for nogen der kommer kørende ind her og vil os noget men udfordringen er jo at hvis ikke vi vil dem noget hvis ikke vi sætter ind her fortsætter tingene bare som de er og det kan vi simpelt hen ikke være bekendt

områder hvor tidligere indsatser ikke har slået til vi skal forebygge og nedbryde parallelsamfund og vi skal gøre det på en måde hvor vi ikke samtidig undergraver de rettigheder og den frihed vi har

det er en svær balancegang og det kræver en meget præcis indsats en indsats hvor vi ikke generer samtlige danskere i hele danmark

sætter ind de steder hvor problemerne er og det er netop sådan en præcis og målrettet indsats vi muliggør med initiativerne i det lovforslag vi behandler i dag

som udmønter en række initiativer fra aftalen om at bekæmpe parallelsamfund

det er en åbenbar forudsætning for at kunne klare sig i skolen både fagligt og socialt tidlig sproglæring skal foregå i hjemmet og det er forældrenes ansvar at

før skolestart andelen af svage læsere i anden klasse er imidlertid

på folkeskoler med mere end tredive procent elever fra udsatte boligområder hvis man sammenligner med øvrige folkeskoler

både for hele samfundet men vigtigst også for hver enkelt af disse børn som ikke klarer sig godt i skolen og som allerede fra børnehaveklassen er bagud på point det skal vi gøre noget ved derfor foreslår vi med dette lovforslag at indføre sprogprøver i børnehaveklassen på grundskoler med en høj andel af børn fra

har man som forældre et ansvar for at ens børn lærer dansk inden de starter i skole og man kan altså se at i familier hvor man taler dansk klarer børnene sig bedre det er vigtigt at alle børn uanset baggrund får det

det er vi godt på vej til med indsatserne i dette lovforslag

ministeriets egne bilag viser at syv hundrede allerede går om i dag

der er en højere repræsentation af dem med udenlandsk herkomst

en markant forskel og mon ikke de ekstra var blevet opdaget når man satte ind med ekstra

at skolelederne kan løfte deres opgave jeg vil spørge om

hvilke børn der har sprogproblemer i danmark fordi vi sammen har indført sprogvurderinger i dagtilbud jeg foreslog under forhandlingerne at alle de børn

skal vi sætte noget ekstra i gang for med de midler man har sat af den model vil regeringen ikke man vil hellere indføre de her sprogprøver

siger at de tiltag der har været ikke har løst problemerne

tiltag summen af alt det engagement al den gode vilje modersmålsundervisning i

engagement har ikke løst problemerne tværtimod ser vi

jo bor mange af i de her boligområder at så klarer de sig

os med så hele den her illusion om at vi godt kan løse det

i forhold til at vi nu ved hvem børnene er

det jo ikke er nok at vide hvem de er vi skal sætte ind og vi skal også have forældrene inddraget vi kan ikke klare det uden forældrene

køber ind på den her model med sprogprøver i nogle enkelte områder

vil der stadig være masser af de børn som har fået sprogvurderinger der viser at de ikke har et godt sprog og som ikke bliver tilbudt den her ekstra sprogstimulering hvorfor var det så vigtigt for regeringen at indføre sprogprøver at man hellere vil have den model end man vil gøre en ekstra indsats for alle de børn som man allerede har sprogvurderet og ved har sprogproblemer så havde man da virkelig fået taget fat om nældens rod i stedet for bare at sætte ind med prøver nogle steder hvor man ikke ved om

en ekstra indsats jamen den ekstra indsats som man har gjort i mange år har jo ikke

kommuner som eksempelvis omfordeler sådan at skoler som har mange børn der klarer sig dårligt får mange flere ressourcer men det kommer der ikke nødvendigvis ikke nødvendigvis bedre resultater ud af i hvert fald kan vi se når vi kigger på nogle grupper at

vi diskuterer altså elever i børnehaveklasser på skoler hvor mere end tredive procent af eleverne bor i et boligområde der har været på listen

sprogprøve hvorfor er det at det er ens postnummeradresse som gør at man skal op til en sprogprøve

jeg synes jo ministeren ofte

til den måde vi vurderer uddannelse og uddannelsesbehov på hvorfor i himlens navn er det dog sådan at det ikke er en vurdering der skal foregå i forhold til det enkelte barns sprog uanset hvor barnet går i skole men at det at man bor i et bestemt boligområde gør at der lige præcis der skal øves en en særlig sproglig indsats ja jeg synes

præcis fordi vi har fejlet

ved at eksempelvis sprog talt i hjemmet er en afgørende faktor for hvor godt børn klarer sig i skolen og i livet i øvrigt når vi sætter ind i særlige boligområder

også fordi vi kan se en sammenhæng imellem de her boligområder og det at der er en høj forekomst af elever der klarer sig dårligt

er det fælles for alle eleverne

man kan snakke om og man engagerer sig i sammen det kan forældrene også det synes

man nu mener at det har så fantastisk en betydning for det at løfte børns sprog og jeg er jo enig i

skal satse på ja jeg kan simpelt hen ikke forstå det og efter min opfattelse

ministeren har svigtet den saglige og faglige tilgang til det

offer for en ren symbolpolitik i stedet for at holde fast i at når vi skal vurdere børns uddannelsesbehov

skal det gøres konkret i forhold til det enkelte barn så skal det ikke være sådan en massekonstruktion

vi starter med at kigge på de her boligområder men hvis det virker godt og hvis vi får

som vil være forskelligt fra alle mulige andre greb som man har lavet på det her område så vil jeg da foreslå at man at man udbreder det det vil da være oplagt hvis man kan se hen over

at det her har en positiv effekt så det vil da være oplagt

med at det er synd for eleverne med en test det er altså synd for de her elever at de ikke kan dansk det er meget mere synd

være interessant at kigge på om ikke også man skulle brede det yderligere ud det som jeg i

at der ikke er flere børn der får gavn

en økonomisk diskussion for det ikke billigt så lad os nu starte med at glæde os over at glasset er halvfyldt men grunden til at jeg tog ordet var egentlig for lige at høre ministerens replik

har været på folkeskolendk og videnskabdk og som handler om at trygfondens børneforskningscenter

for kort tid til at udvikle de her sprogprøver og det er

internationalt anerkendte forskere der får trykt deres forskning om sprogprøver til små børn i videnskabelige tidsskrifter over hele kloden så dem vil vi jo gerne

at der både er nogle der har taget teten her og at der også er skoler der melder sig allerede til det første

det første år til at blive klogere på hvordan

men det vil da være oplagt når man starter med en ny metode at man også gør det på en måde

at radikale venstre faktisk er med i noget af det her store projekt med parallelsamfund og ghettoplaner

ud fra den betragtning at det er godt at gå til roden

sf og altså også radikale venstre at forebygge og nedbryde parallelsamfund

de skal lære dansk alle er enige i at de skal lære dansk derfor er vi også med i et andet forslag sammen med regeringen socialdemokraterne og sf nemlig

det venter vi os rigtig rigtig meget af

vil bare sige som en opmuntring at selv om vi er imod noget af det der sker her så er vi altså for at gå til roden

at forandre på en måde som fører til forbedring det betyder nemlig at der skal være bedre fordeling af

udsatte boligområder nogle steder fem og tredive

men tredive til fem og tredive procent af børnene skal komme fra udsatte boligområder ind i såkaldt almindelige institutioner

bruge det udtryk det vil

jo give en helt anden situation også sprogudviklingsmæssigt det forventer vi os meget af

vil gerne bede ministeren forholde sig til

kan man jo godt få et udbytte af at gå i en god vuggestue eller børnehave men børnene lærer altså primært det talte sprog i hjemmet

det kan også være danske børn der ikke har noget stort ordforråd nede i sandkassen de lærer

deres forældre kigger dem lige i øjnene

familier hvor man ikke taler med sine børn og de starter i skolen

inden man skal i skole at man starter helt fra starten af i børneinstitutionerne

problem hvad enten det er forældre der kommer fra situationer hvor de ikke er så gode til sproget som forældre der er gode til sproget dem har vi jo under alle omstændigheder det er en helt ny dimension ministeren

så derfor må det da være en fordel at der går danske børn sammen med

præcis en afgørende del i det forslag vi lægger frem her